og få mere at vide om hinanden og det synes jeg jo at der er god brug for endda i et

omfang at jeg tror med al respekt for os alle sammen

en udvidet spørgetime ikke kan løfte i sig selv

at lagmanden og landsstyreformanden og jeg selv i sommer på vores rigsmøde

på færøerne blev enige om at vi i fællesskab skal arbejde for større viden på tværs af vores

tre lande i kølvandet på det har regeringen foreslået at der afsættes penge på finansloven har drøftet med færøerne og grønland hvordan man kunne lave et sådant program der udvider kendskabet til hinanden og jeg håber at vi inden vi lukker finanslovsaftalen

få lavet en meget bred lille delaftale omkring

det synes jeg ville klæde klæde os og også være en god opfølgning på den brede opbakning der i øvrigt har været omkring den aftale

danske investeringer i grønlandsk infrastruktur jeg har så også noteret mig at operation dagsværk og ungdommens røde kors allerede er gået i gang

med det dansk grønlandske tak for det initiativ i den danske del af rigsfællesskabet i danmark er vi jo godt i gang med en ny sæson det er vi med det positive og optimistiske bagtæppe at det går godt i danmark det går faktisk

beskæftigelsen har aldrig været højere de seneste tre år har væksten i dansk økonomi ligget over to

finanslov vi har fået

en filmaftale hvor dansk film styrkes

partier er med i den tak for det vi har fået en aftale om forskningsreserven en

milliard kroner til forskning og udvikling i to tusind og nitten alle folketingets partier er med i den aftale tak for det

en aftale om satspuljen hvor alle partier

aftale som hjælper de mest udsatte i vores samfund så tak til alle jer og så har der været et

meget stærkt ønske fra dansk folkeparti om at afskaffe omprioriteringsbidraget for erhvervsuddannelserne det har regeringen

bøjet sig for det gør vi nu allerede fra næste år tak til dansk folkeparti for det pres der er lagt på regeringen og også tak fordi vi står sammen om at finde pengene til det så brik for brik lægger vi nu næste års

betænker hvordan vi desværre nu ser eksempler på at ansvaret og tilliden og trygheden svigtes på det groveste ser hvordan vores fællesskab udsættes for tyveri og og bedrag sagerne om hvidvask skandalerne om svindel med udbytteskat forarger mig dybt forarger os alle dybt banditterne skal stoppes det gælder også banditter i habitter vi skal sætte værn op så tak for opbakningen fra et bredt flertal i folketinget senest da vi i september aftalte en række initiativer blandt andet en ottedobling af bøderne for de største finansielle virksomheder hvis de ikke overholder hvidvaskningsreglerne erhvervsministeren drøfter spørgsmål om bekæmpelse af hvidvask og styrkelse af finanstilsynet det sker i den finansielle forligskreds hvor der har været møder og hvor der fortsat vil være møder

til dørs skatteministeren kæmper

en brav stenhård kamp for at få de penge tilbage der er stjålet fra os alle sammen i udbyttesagen hvidvask svindel er grov kriminalitet men det er jo

mere end det fordi det jo i virkeligheden er gift for tilliden

den tillid der kitter os danskere sammen og som også gør at vi selv om skatten er høj grundlæggende betaler den med glæde det er

for fællesskabet det samme gælder sagen om de filippinske chauffører

fuldstændig uacceptable det er noget der er grund til at tage skarpt afstand fra det gør vi

konstaterer så med tilfredshed at myndighederne rykkede ud

deres lejrområde den fælles myndighedsindsats fungerer men vi skal styrke den vi skal arbejde for at styrke indsatsen både

i eu og herhjemme og vi drøfter aktuelt jo også øget kontrol i regi af finanslovsforhandlingerne i danmark skal vi kendes på at vi behandler mennesker

har begge op til to minutters taletid herefter følger to

og statsministeren hver gang har en minuts taletid

store dele af verdenssamfundet ønsker fred men vi må også konstatere at vi lever i en mere usikker tid inuit ataqatigiit ønsker at arktis skal være en fredszone men samtidig ser vi også at rusland og england for eksempel opruster i arktis

flere og flere russiske og kinesiske statsskibekrigsskibe befinder sig i grønlandsk farvand usa viser interesse for at etablere militære landingsbaner i grønland kina vil investere i råstofudvinding i grønland og vi ved at der er et kinesisk statsejet selskab

blandt de selskaber som kan stå for udvidelsen af lufthavne i grønland for nylig fandt der også en rigtig stor

nato øvelse sted i nordnorge hvor der deltog halvtredstusind soldater herunder også danske soldater nato øvelsen havde til formål at sende et stærkt signal

til rusland om at vi står klar såfremt der kommer en trussel herfra i folketinget

har vi en arktisk strategi for kongeriget som gælder frem til

og tyve men den tager ikke højde for den foranderlige tid som vi

inuit ataqatigiit har i grønland efterspurgt at vi skulle lave en arktisk strategi i grønland ligesom vi også har kritiseret at den udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi

jeg derfor gerne spørge mener statsministeren at en mere offensiv stil fra amerikansk kinesisk og russisk side giver anledning til at vi her i folketinget skal føre en mere tidssvarende og en mere agil

defensivt men egentlig også med nogle offensive muligheder og det

fordi amerikanerne sammen med os andre i nato er vores vores værn regeringen fremlægger om ganske kort tid

en udenrigs og sikkerhedspolitisk strategi for vi

det redskab i brug efter folketingsvalget at vi oven på en granskning af vores

år for år kommer med en udenrigs og sikkerhedspolitisk strategi som også bliver genstand for en debat her i folketinget som finder sted ultimo november

det gjorde vi jo allerede da vi lavede forsvarsforliget hvor vi også afsætte øgede ressourcer til vores tilstedeværelse i arktis men jeg er helt enig i at

og det må man hele tiden tage pejling af jeg har selv lige haft lejlighed til at være i nordøstgrønland hos sirius og også på på

og det står mig lysende klart at der er en

det gælder det her militærstrategiske sikkerhedspolitiske men

kommercielle hvor der kommer stadig flere

at vi har brug for løbende at forholde os til det her

med det afsæt at vi skal fastholde arktis som et lavspændingsområde og det er også derfor vi bruger arktisk råd og i i det regi

for at investere fra kinesisk side og fra amerikansk side og fra dansk side både i infrastruktur men også i erhvervsudvikling og i råstofområdet

rigtig glædeligt at der er den interesse for at investere i grønland

men men pointen er

fordi man er gavmild men det er også fordi man har en

har vi derfor også stillet en lang række kritiske spørgsmål

fordele i den selvstyreordning vi har

hele rigsfællesskabsrelationen

jeg spørge statsministeren hvorfor mener du at der er behov for stærke alliancer i en usikker tid

man rubricerer en dansk investeringslyst på linje med en amerikansk og en kinesisk jeg betragter ikke danske investeringer i grønland som investeringer der kommer fra udlandet men investeringer der kommer fra

der skal findes en balance mellem på den ene side

hilse velkommen at der er en interesse for at investere det er godt for

væksten det er godt for en selvbærende grønlandsk økonomi

jo skal undgå naivitet det er

i i danmark har en diskussion om at lave screeningsmekanismer omkring udenlandske investeringer i særlig strategisk vigtig infrastruktur

i dialog med både grønland og og færøerne

i rigsfællesskabet altså med respekt for efter grundloven at udenrigspolitikken føres af

regeringen hvor vi kan få skabt et rum hvor man

at man viser interesse fra kinesisk side er det udsigten til øget turisme i grønland er det på grund af et geopolitisk magtspil

selv om det er nogle naturlige kritiske spørgsmål i grønland

forbavsende få af dem som bliver

vi været de eneste som har stillet de her spørgsmål både i folketinget men også i inatsisartut fordi vi mener der er behov for at se konstruktivt kritisk på hvad er det for nogle samarbejdspartnere vi vælger

for nogle samarbejdspartnere som er på linje med grønlands egne interesser og med de grundlæggende samfundsværdier som vi har i det grønlandske samfund statsministeren har jo tidligere udtalt at vi skal kigge på en mere åben og inddragende

udenrigs og sikkerhedspolitik hvor grønland kommer længere ind

men vi har ikke set nogen konkrete initiativer endnu kan statsministeren løfte sløret for

de her ting mellem grønland

og færøerne det har vi en stærk tradition for i danmark

med den sikkerhedsstruktur der er i regeringen og og den dialog der historisk også har været i danmark mellem den til enhver tid siddende regering og og partilederne i det danske folketing

at række ud til til grønland

på at regeringen lige på trapperne med en udenrigs og sikkerhedspolitisk

strategi som jo blandt andet i sig rummer muligheden for at tage den her diskussion i et åbent forum nemlig det danske folketing når der er forespørgselsdebat om

rivende forandring

større medindflydelse på verdenspolitikken på rigsfællesskabspolitikken men også generelt på politikken

for arktis

ikke er så ambitiøs og heller ikke

transparent som man

jeg tror at det er utrolig vigtigt at man har en arktisk strategi som alle føler et stærkt medejerskab af

store fortalere for så jeg håber at den nye

strategi der kommer vil være en strategi som alle føler

en del af alverdens øjne hviler på arktis i øjeblikket grønland og hermed også rigsfællesskabet

alle ser på hvilke muligheder arktis kan bringe hvad angår forsvar geopolitik infrastruktur og turisme og fremtidens

jeg ser natos oprustning i arktis

fremtidige relationer mellem danmark og grønland hvordan ser statsministeren på arktis ikke bare rigsfællesskabet men arktis

er jo også det der ligger bag dannelsen af arktisk råd

i den nato øvelse der fandt sted i nordnorge

fokus ikke på det nogle kalder det høje nord altså arktis men

jeg jeg har ikke nogen ambitioner om at vi skal militarisere arktis

en situation hvor hvor russerne igennem en årrække ikke

en opsigelse det vil være til genstand på et nato forsvarsministermøde her i starten

nødt til at tage pejling af og vi er nødt til at bruge

russiske aktiviteter som potentielt også kunne have

med alle de ting der knytter sig til det

klimaforandringerne og andet så

og så nordatlanten

velvilje til at være med til at sikre at infrastrukturen i grønland kommer på højde med

i vores samspil i rigsfællesskabet når det er sagt vil jeg

lavspændingsområde amerikanerne har meldt sig på banen

lufthavne hvad betyder det

det er jo først og fremmest fordi det gør projekterne realiserbare

økonomien i de projekter bliver markant bedre via dansk bidrag og danske statsgarantier og så er det jo også i fuld erkendelse at vi lever i et rigsfællesskab hvor vi må hjælpe hinanden med at sikre at

alle dele udvikler sig optimalt og der er brug for strategiske investeringer i grønland hvis grønland skal løfte sig og få fuldt udbytte af det potentiale der er med turisme og eksport

amerikanske forsvarsministerium har

der markerer en eller anden

jeg aflæser det nu ikke for nærværende som en parathed

substantielle investeringer i de lufthavne vi konkret taler taler om men det er klart at det er

vedtaget den her anlægslov vi skal ikke

det er grønland men altså grønland skal have vedtaget den anlægslov og som en integreret del af det skal der laves de aktionæraftaler med det danske finansministerium og så

så vil der over tid komme nogle spørgsmål om

som ikke er godt for for miljøet og som

på nogen måder vil acceptere stadig væk

fn observatøren også givet os støtte

hundrede og firs million kroner realistisk eller hvad er

kedelige oplevelser men jeg synes da at det for fuldstændighedens skyld

understøttet grønlands økonomi at der har været amerikansk tilstedeværelse

og de afledte beskæftigelser der er

har bemærket de dansk grønlandske initiativer vedrørende amerikansk militær tilstedeværelse i grønland som jo sådan set understreger at vi tager det alvorligt

underskrev miljø og fødevareministeren sammen med med formanden for naalakkersuisut en fælles aftale

hundrede og firs firs million kroner over de næste seks år der er etableret en dansk grønlandsk styregruppe der er i gang med at udmønte den aftale så jeg mener

og i den politiske debat statsminister poul nyrup rasmussen udtalte i to tusind og et i et svar til folketingsmedlem

at det med den nye selvstyrelov i givet fald også ville være muligt at gennemføre en ny ordning med det klare sigte at ordningen ikke alene er politisk og moralsk

i et princip om uigenkaldelighed

statsministeren poul nyrup rasmussens synspunkt om at selvstyreordningen kan og bør

holdningsmæssigt har det afsæt at den særlige ordning vi har lavet er en ordning hvor det er færøerne selv fuldstændig af egen drift der

inden for rammerne af lovgivningen definerer hvilke områder man tager

og at der derfor hverken vil være nogen politisk interesse eller for mig

noget rum for at man så skulle begynde at flytte tingene den anden vej og i hvert fald da slet ikke uden at der måtte være et færøsk

aspekter kommer jeg til at tage det forbehold at jeg nok skal læse grundigere

på sagen det gør jeg så i øvrigt gerne og tager også gerne en direkte dialog om det når jeg melder pensum

politiske dramaer som vi har været vidne til nede i nordspanien i catalonien hvor man rullede

det har så ført til at man har fængslet folk og man har banket vælgere og hvad ved jeg men hver gang man spørger nogen i de europæiske regeringer hvad

så bliver der svaret at det er et internt politisk anliggende og det er fordi

man ikke har den eksterne ret til selvbestemmelse stadfæstet

i den spanske forfatning

gengæld gjort over for ny kaledonien der blev der afholdt en afstemning om selvstændighed for ni dage siden og den foregik ganske fredeligt og ordentligt der blev ingen banket der var ingen vold og der var både

men jeg må bare sige at danmark ikke har

ret til selvbestemmelse over for verdenssamfundet så mit spørgsmål er vil regeringen være rede til at gøre som frankrig og anerkende færøernes eksterne ret til selvbestemmelse over for verdenssamfundet

at respektere international lov og demokratitraditioner

med skiftende partitilhørsmæssige forhold sagt hvad jeg også siger her at hvis man på færøerne

det behøver man egentlig ikke at pakke ind i en hel masse jura

et meget meget klart formuleret

tilsagn som er givet som så i øvrigt ikke udtrykker noget ønske overhovedet jeg ville synes det var en

jeg ikke efterlader min egen familie i identitetskrise

men hvis man på færøerne træffer det valg

dyrere end forventet angiveligt fordi

de trak sig fordi bygningen af den nye politistation i tórshavn blev

som de ikke følte sig trygge ved jeg mener det ville være sund fornuft og godt købmandskab og en logisk handling

den færøske udbudslov men det må man ikke ifølge eu lov siger ministrene på ressortområdet jeg vil så gerne spørge statsministeren om det betyder

engagement i færøerne i flere sammenhænge

set skaber en mulighed for at vi også kan deltage i konkurrencen på et stort indre marked i eu

vel har gjort vores bruttonationalprodukt ti procent større end det ellers ville være og givet den almindelige lo familie noget der ligner godt tredstusind kroner mere om året end man ellers ville have haft

som jeg forstår det uden altså at mulighed for på forhånd

dansk politi jo i deres udbudsproces

så er jeg da ked af hvis ikke der har været færøske bud

set går supergodt

færøsk industri og færøsk håndværk i i ren lediggang

nogle mene men meget meget vigtig for nogle mennesker vi lever i en tid hvor koder og tal i meget høj grad erstatter navne som identifikation af personer i danmark har man cpr numre og

vi også i gang med at udvikle vores egen egentlige færøske digitale signatur men rigtig mange færinger har

som har danske forsikringer og det gælder ikke mindst for syge mennesker som tager til danmark for at gøre brug af de tjenester som færøerne jo i meget stor stil køber af rigshospitalet det er sådan at hospitalets journalsystemer er hægtet op på nemid

cpr nummersystemerne

brugt rigtig meget tid på og tingene har heldigvis flyttet sig det er nu muligt at få et såkaldt administrativt cpr nummer selv om man

har adresse på færøerne og jeg vil gerne takke for velvillig indsats fra regeringens side når det gælder det men man skal stadig væk møde op fysisk i danmark

for at kunne få det afgørende nemid det lyder meget nemt for at bruge det ord men

meget besværligt for nogle mennesker specielt ældre og gamle mennesker

behandling jeg kender eksempler på at det har

meget besværligt for dem men i to tusind og seksten kom regeringen jo efter anmodning fra færøernes lagmand med

et konkret forslag til en løsning det var en løsning som ville gøre det muligt for færøske patienter at få hele

digitale identifikation på plads før de tog hjemmefra det ville betyde rigtig meget mit spørgsmål er

kendskab til om der er sket noget på baggrund af det udspil som regeringen selv kom med i to tusind og seksten og hvis der ikke er sket noget om

nogle af os lever endda i meget lave luftlag og

der er jo en barriere her og jeg og jeg har det udgangspunkt og regeringen har det udgangspunkt at vi skal have så få barrierer

mellem rigsfællesskabets tre dele som overhovedet muligt

også arbejdet struktureret og og systematisk med og det gælder også

område derfor var min respons da lagmanden henvendte sig tilbage i februar to tusind og seksten at det måtte vi se at få løst

et forslag til til færøerne

forslaget går jo på at visse færøske kommuner

at der fortsat pågår overvejelser i det færøske landsstyre om

forslag for siden vi

sendte forslaget er man ikke vendt tilbage med et et

udstede de her cpr numre

tænkes at sådan en løsning måske af politisk

også tænkes at nogle af helt legitime

mener det er problematisk

færøske myndigheder skal forvalte et dansk system og der er jo nogle problemer der

det så tænkes at man i stedet sagde cpr numre og nemid

en dansk myndighed på færøerne nemlig rigsombuddet hjemmel til at udstede de her numre

at man giver rigsombuddet på færøerne de samme beføjelser på det her felt som

der kan være så mange grunde men jeg ved det ikke for vi

prøve at lægge det hos en dansk myndighed på færøerne så er det da også en mulighed

det vil jeg da bestemt ikke stå og og udelukke jeg synes bare

sagt sådan fuldstændig som jeg

færøerne henvender sig med et problem vi anerkender det fuldt ud vi siger vi skal løse det her er vores forslag

okay det næste skridt må jo være at nogle mener noget om vores forslag og hvis vores forslag ikke kan flyve

det kunne godt tænkes at den kunne være at lægge det

det er lidt uheldigt det må

mange færinger måske hen imod halvdelen af alle færinger har boet i danmark på et tidspunkt og

digitale identitet og det vil sige at

alle som bor i danmark alle som bor i grønland og halvdelen af dem som bor på færøerne adgang til de her systemer uden at skulle flytte adresse

tredivetusind borgere i det danske rige som ikke har den samme adgang som andre

en praktisk pragmatisk løsning med at lægge den her udleveringsopgave hos færøske kommuner

forvalte et dansk cpr nummersystem

langt her i dag ved at sige at at hvis man på færøerne synes

det ville være bedre udlevet i praksis hvis man placerede den opgave

dansk myndighed på færøerne så må vi tale om det det ville der være noget praktik omkring jeg kan ikke gennemskue det men det ville der være noget praktik omkring man skal jo krydskøre i forhold til det færøske personregister og andet

det er hvad enten der er tale om svindel i socialstyrelsen hvidvask i

hæderkronede danske banker problemerne i

der står bag milliardsvindelen mod stater og bedst som vi troede at vi havde set det hele

værre og der kommer stadig nye afsløringer kort sagt ser vi det ene mere groteske eksempel efter det andet på at fællesskabet snydes og bedrages at den kontrakt vi har bygget vores samfund på er truet den unikke sammenhængskraft

der er ikke noget at sige til at mange danskere i de her uger spørger sig selv jeg spiller efter reglerne jeg betaler den skat jeg skal hvordan kan andre så slippe af sted med ikke

jeg har tidligere sagt at vi med de her sager risikerer at rokke ved danskernes

tillid til vores politiske system og til vores myndigheder jeg er bange for at vi er ude over det punkt

brug for i den her situation der er behov for politisk lederskab statsministeren tøver

det er i mine øjne ikke udtryk for rettidigt politisk lederskab

jeg i dag prøver at bilde nogen ind at vi kunne have undgået alt det der er sket hvis bare vi havde haft en anden lovgivning for meget af det der er foregået er jo allerede ulovligt men med omfanget af skandalerne bliver vi jo nødt til at stille os selv det spørgsmål som samfund og ikke mindst

politikere har vi gjort det godt nok regulerer vi finanssektoren godt nok er kontrollen god nok

behov for mere regulering mere lovgivning og ikke mindst er der behov for at styrke vores skattemyndigheder derfor har jeg to konkrete spørgsmål

statsministeren som jeg ikke har kunnet få statsministeren til at svare på i andre sammenhænge for det første vil regeringen være med til at vi splitter finanstilsynet op i to så der bliver et både entydigt og stærkere fokus på at føre tilsyn med adfærden i en finanssektor som jo øjensynligt ikke kan finde ud af at opføre sig efter spillereglerne i hvert fald ikke for alles vedkommende

vil regeringen være positivt indstillet over for at vi igen får en offentlig repræsentation i bankernes bestyrelse så vi får nogle ind i bestyrelseslokalet der ikke kun tænker kortsigtet og på aktionærernes interesser men tænker på hele

det er godt nok alvorligt når man stjæler milliarder af kroner op af vores fælles pengekasse men også i den her mere afledte form

en tjener der har fået udbetalt treoghalvtredstusind kroner i kontanter og grænsen er halvtredstusind

der mangler ledelse og hvem tager ansvar når fru mette frederiksen selv siger at det ikke mindst handler om behovet for at styrke

jeg bare nødt til lige at gøre opmærksom på at vi siden

skattevæsen med tretten milliard kroner tretten milliard

man skar ud af det danske skattevæsen i den periode som fru mette frederiksen med større større

større systematik glemmer

medarbejdere vi tager det sådan set meget alvorligt erhvervsministeren har sat sig i spidsen og samlet et bredt flertal for at ottedoble bøderne

hvidvask der er en dialog med partierne der arbejdes i finanstilsynet og vi er parate til at handle oven på det når sagerne er ordentligt oplyst det er vi og fru mette frederiksen er også velkommen til at møde op til de møder

hos erhvervsministeren hvor de her ting

om at dele finanstilsynet og eventuelt placere noget i og styrke nationalbanken er jo et forslag som også var på bordet sidst jeg selv var statsminister da blev det meget grundigt belyst og der blev nedsat et udvalg den efterfølgende regering som fru mette frederiksen selv var med i med daværende erhvervsminister ole sohn forkastede forslaget da man havde set på fordele og ulemper fordi det ville efterlade regeringen i en position hvor det var tvivlsomt om man ville have kan

jo et forslag der har været nærstuderet

med en sf erhvervsminister i spidsen forkastede så det

kan købe mig ind i her i dag men vi er åbne over for at tage dialogen

reagere mere jeg ved ikke om jeg skal udlægge det som et nej til at sikre en offentlig repræsentation i bankernes bestyrelse det synes jeg er ærgerligt jeg synes ikke mindst at sagen om danske bank har bekræftet

i at det ikke er altid at dem der sidder i bestyrelseslokalet tænker på resten af samfundet derfor synes jeg som socialdemokrat

nødvendigt at få samfundet ind i bankernes bestyrelser så der er nogle der sikrer at der er en interesse der også handler om resten af samfundet

et nej fra statsministerens side sådan hører jeg

nogle andre spørgsmål også ikke mindst om det grønne vi var mange der var glade men nok også lidt skeptiske da vi hørte statsministeren åbne

en halv måned siden nu skulle det være

nu kan vi så høre at det ikke er meningen at der skal laves en samlet klimaaftale før efter et valg jeg hørte noget med en million

det synes jeg i lighed med andre lød godt jeg skal bare have statsministeren til at bekræfte at det regeringen efterfølgende så har foreslået vil realisere tusind grønne biler og ikke den million som statsministeren tidligere

godt tillade mig at sige har pustet sig op

altså betyder at man når man rammer den deadline slet ikke kan sælge diesel og benzinbiler hvorved vi altså skal have grønne biler i stedet og hvis man skal nå

at der vil være med den udskiftningsfrekvens vi har i den danske bilpark

afgiftsfritagelsen for ikke sindssygt dyre elbiler et år det gør der selvfølgelig ikke det heller aldrig påstået men det sikrer at der er interesse omkring

fortsat det vi så har sagt for at realisere den store målsætning er at her er vi nødt til at tænke os om

kræver nogle strukturændringer i vores samfund at nå den målsætning blandt andet slår det jo et umiddelbart hul i vores pengekasse

hvis vi lykkes med det der så er vores fælles ambition nemlig at få folk til at skifte til ikkebenzindrevne biler for vi kommer

skatteindtægter det gør vi og derfor vil regeringen og det vil snart ske nedsætte en kommission som skal forberede hele det beslutningsgrundlag der skal til for at realisere den målsætning for jeg ønsker

alle os der lyttede til statsministeren den dag at det stod tilbage at regeringen ønsker en million grønne biler når vi så går ind i forhandlingslokalet er det jo der politik viser sit sande ansigt for det er jo ikke svært at stå på talerstolen og tale om en million grønne biler det er jo heller ikke svært at skifte

sit partis logo ud med en grøn farve eller tage et grønt slips på eller påstå at man pludselig

det svære er jo at gå ind

forhandlingslokalet og lægge konkrete forslag på bordet der kan realiseres som er realiserbare og som vil føre danmark i en mere grøn retning og er det korrekt forstået at det regeringen for nærværende har anvist det vil sige det vi kan forholde os til i den her valgperiode alene vil skaffe tusind grønne biler og ikke den million som

en sindssygt høj ambition som er vigtig og jo flere lande der i øvrigt abonnerer

om at presse nogle bilproducenter til en teknologi

fuldstændig enig i for jeg har faktisk prøvet i mit liv at være i forhandlingslokaler altså

til at komme til forhandlingerne i erhvervsministeriet finansielle sektor for det det sker

jo også derfor at vi tager det i den her rækkefølge at vi siger at vi har en ambition med den deadline vi har sat op skal man ikke kunne nyindregistrere

benzin og dieselbiler for at nå en ambition

skal der mange ting til og løsningen kan jo ikke være at vi bare afgiftsfritager elbiler ud i

vi efter min bedste hukommelse noget der ligner fem og halvtreds milliard kroner i statskassen

glæde os over at vi i to tusind og tredive har en masse grønne biler

derfor udtrykker vi den politiske ambition vi sætter gang i et kommissionsarbejde der skal give os nogle af de redskaber der skal til for at nå den målsætning fordi ja det er svært men jeg håber da at

glæde sig over at den ambition er udtrykt med

jeg og dansk folkeparti gør alt hvad vi kan for at sikre at statsministeren fører en rigtig god politik som danskerne bliver glade for og somme tider når statsministeren er lidt på afveje

gør vi hvad vi kan for at få ham tilbage på sporet og somme tider når statsministeren går og glemmer nogle af de gode ting han går

så vi kan hjælpe statsministeren på rette vej igen i forhold til at danskerne kan se at det går rigtig godt i danmark statsministeren gav jo tilbage

af ældre sagens blad

og det har jeg gemt på mit mit kontor fordi jeg synes

skal gå i glemmebogen statsministerens siger bla

der er en stor gruppe pensionister som er blevet ofre da regeringen og dansk

i februar i år lavede en skatte og pensionsaftale så helt ærligt vi har ikke løst det såkaldte samspilsproblem for de mennesker som allerede er gået på pension

pensionister med rette kan føle sig snydt og så siger statsministeren jamen det er da et reelt problem han siger så også men jeg vil tro at vi i kommende finanslovsforhandlinger vil tvinge os til at interessere os for den gruppe der ikke lige blev tilgodeset i skatte og pensionsforliget så mit spørgsmål til statsministeren

husker han det her glimrende

sende et eksemplar af bladet over til landets finansminister så vi ligesom kan få ham

meget skarp analyse jeg har givet når jeg siger at jeg

ændringer som gør at vi i et fremadrettet perspektiv har fjernet

betale sig at blive lidt længere på arbejdsmarkedet eller gøre en ekstra indsats fordi det man vinder taber man når man går på pension i modregning

at det er blevet håndteret og det er fint at lavet seniorpræmier og andre ting men det efterlader selvfølgelig nogle mennesker

jeg møder dem selv og det gør indtryk på mig

i magasin der handlede ind og som var glad for det vi havde lavet men det var så gået op for hende

jeg da bare udtrykke det ønske at vi i stand til at finde

det ene er jo generelt i forhold til de modregningsregler

både i forhold til hvis man har en lille arbejdsevne man stadig væk kan

der så er nogle pensionister der faktisk byder sig til med nogle timer på arbejdsmarkedet men jo også for de pensionister der ikke kan det men som jo også skal have glæde af at det går med statsministerens eget udtryk

så har vi jo endelig også sat det på dagsordenen der hedder satspuljen den her reguleringsmekanisme hvor man år for år har taget lidt af pensionisternes indkomst og lagt over i satspuljen og det er jo ikke af hensyn til til britta nielsen og kompagni det er jo

fornuftige projekter men det er jo

pensionisterne synes vi der skal holde for

hvis man ser på hvad det ville have været at en pensionist ofte ville have mere til sig selv i år hvis satspuljen aldrig havde været

bidrage så meget til til den her satspulje

ikke sige helt grundlæggende at jeg synes at satspuljeaftalen er en god aftale det er en bred aftale som dækker næsten alle

som har sikret at vi over en årrække har haft mulighed for at foretage nogle skarpe indsatser i forhold til samfundets udsatte men jo rigtigt at pengene kommer et sted fra og det kommer jo så ved at man satsregulerer overførselsindkomster og det er jo alle

og så skal man leve med det alt andet lige resten af livet kontra så mange andre overførsler man kunne være på som har midlertidighedens karakter og hvor man måske skal tilbage på arbejdsmarkedet så jeg anerkender jo fuldt ud at det forhold at man regulerer folkepensionen med mindre end man ellers ville fordi vi lige tager en my af til puljen gør at den enkelte pensionist alt andet lige hedder det vist med et frygteligt udtryk får mindre end man ellers ville have fået det en politisk problemstilling den anerkender

diskutere jeg er ikke sikker på at det kloge gensvar så vil være at man springer

alt det her i luften for så vidt angår at det jo også

afledt påvirker andre overførselsmodtagere men men man kan

ville folkepensionens grundbeløb have været steget med et beløb der er større end det der er sket det er jo problemstillingen

og det handler jo grundlæggende om om man så kan finde nogle penge til

det ser jeg frem til det sidste jeg lige vil

er åbningsdebatten hvor vi i fællesskab vedtog et

vedtagelse som det jo hedder der hedder at vi her i efteråret laver aftaler der sikrer at midlertidighed i forhold til udlændingepolitikken også er midlertidighed altså paradigmeskiftet at når man kommer til danmark og får asyl familiesammenførte

så hjælpes man midlertidigt til man kan vende tilbage der står at det skal vi aftale her i efteråret og jeg vil bare sige til statsministeren nu

er sytten dage ti timer og to to minutter

så vi har altså sytten dage ti timer og to minutter til at få løst det her med at midlertidighed er midlertidighed så bare vil gøre sig ulejlighed med at skubbe lidt til finansministeren hvad det angår så vi også kan få det på plads her i de forhandlinger

det lade sig gøre at lave en finanslovsaftale også derhenne det så vi jo

sidste år men det ville

hvis tingene kunne komme på plads på en sådan måde at man også kan nå at lave ordentlige til lovafvikling

vi også brugte noget tid på under åbningsdebatten at tale om

at der er forskel på at komme her som flygtning og så komme her fordi man eventuelt

sit liv her med det sigte at blive dansk flygtninge er

noget midlertidigt det er det ønskværdige at det er fordi

det ikke tydeligt nok når vi kan se over en generation at ni ud af ti af dem der kommer som asylanter og får flygtningestatus ender med at blive her permanent det er så nemmere at se problemet end

det løst men vi skal gøre vores

det signal at det skal vi nå i mål med og meget gerne inden

mennesker med ordentlighed og respekt det synes jeg var rigtig fint ligger faktisk i forlængelse af det jeg gerne vil tale om nemlig hvordan vi behandler mennesker

hjemløshed antallet af hjemløse i danmark er vokset og vokset og vokset og vi har seks tusind seks hundrede mennesker i danmark som lever uden en bolig

sikkerhed og det er en gruppe af mennesker som også for langt de flestes vedkommende har mange andre store tunge problemer at bakse med ud over hjemløshed

det som har ført til hjemløshed de ikke valgt gælden eller den skilsmisse de har været igennem eller misbruget eller de psykiske problemer de kan ikke bare tage et arbejde

bare få en bolig de kan en hel masse men de har brug for en hånd

har regeringen indført en lovgivning som

ikke bare gør det sværere at være

kriminelt at leve som hjemløs i danmark det giver nu

fjorten dages fængsel at tigge hvis man gør det i nærheden af en togstation eller et supermarked fjorten

at tigge

hvis man sover i det som bliver kaldt en utryghedsskabende lejr

her lovgivning blev indført var advarslerne mange og nu kan vi se de rigtige konsekvenser andré for eksempel sov på gaden med et par venner på strøget i københavn

det samme er sket for morten der er blevet givet fængsel på fjorten dage for at sidde stille og roligt foran et supermarked med en hvid plastikkop ved siden af sig så mit spørgsmål er var det meningen skal det være kriminelt at være hjemløs

økonomisk grundlag for for de her mennesker

med det sociale frikort at skabe mulighed for at at folk der ikke lever livet snorlige eller har alle papirer i orden

stykke arbejde og lade sig honorere af det uden at

i politik at så ser man lige på en eller anden effekt og så forarges man over det

ikke lige minde om at da vi lavede de her regler om forbud mod utryghedsskabende

det tog vi hånd om og det har sådan set også virket hvis man genkalder sig sommeren to tusind og atten

vi fik håndteret det problem

i øvrigt i et samfund hvor der gælder nogle lighedsgrundsætninger og jeg er ikke i stand til at snedkerere en regel hvor jeg siger at man

eller et andet sted og sidde og tigge ved togstationer men hvis man har et rødbedefarvet pas så må man gerne

fungere på den måde derfor må man

har måttet betale en pris eller er blevet påvirket af at vi stod med et helt andet meget større problem som vi så også

at det de facto er blevet kriminelt at være hjemløs i danmark

seks tusind seks hundrede hjemløse i danmark

til omtrent en tredjedel af dem

men det ikke er okay at sove på gaden i øvrigt heller ikke alene

man også en utryghedsskabende lejr eller kan i hvert fald være det og slet ikke sammen med ens venner så er det jo i realiteten kriminelt at være hjemløs hvis man ikke må stikke hånden frem efter en femmer til en kop kaffe

jo i realiteten kriminelt at være hjemløs vores retsordfører spurgte justitsministeren hvad siger politiet til de mennesker der ligger og sover på gaderne at de skal gøre justitsministeren svarede at politiet henviser dem til herberg som der ikke er

eller hotel

svar til de hjemløse som ikke har noget sted at sove at de kan tage på hotel eller hvad skal de gøre

nede midt på torvet i københavn med affald og utryghed og tyverier

sommeren to tusind og sytten lad os da holde en fest

og det er ikke et regelsæt med henblik på at kriminalisere hjemløse og det er at tegne tingene for hårdt op at sige

i enhver situation hvor man lægger sig til at sove på gaden det er jo ikke i overensstemmelse med den måde det udvirkes på

da også byen jeg går da selv rundt i den

ærligt er det er det enhedslistens ambition at vi skal rulle det der regelsæt

helt tilbage hvor det var

hvis vi får det vi så i to tusind og sytten til at gentage sig

i vores parker egentlige lejre så så skal vi

noget andet er så at der er et alvorligt socialt problem

lejre som også gælder få mennesker der sover sammen på strøget

en enkelt mand er også blevet dømt for at være en utryghedsskabende lejr når han sov alene så kunne man ingenting gøre og så kunne alle bare slå sig ned midt på strøget og begynde at stjæle løs den virkelighed eksisterede jo ikke selvfølgelig skal man gøre noget man

i hele københavns kommune hvor de sælger hus forbi og hvor de har deres venner fordi de har sovet

er den virkelighed som statsministeren må forholde sig til

vi har lavet de regler vi har lavet for at løse et reelt problem der var der og det kan da godt være at man så ikke vil anerkende det og ligesom vil lade som om at nu

vi rulle de regler baglæns uden risiko for at de problemer der var massive

sommeren to tusind og sytten og det er jo et reelt problem vi har søgt at løse er der så en afledt effekt for nogle danske hjemløse ja det er der nok det skal jo så bare være en ansporing til

yderligere ind for at gøre noget for de hjemløse det er jo

udvikle de tilbud der skal til for at få de hjemløse væk fra gaderne med skæve boliger med varmestuer og med andet når når man siger kriminalitet og

i hvert fald op imod hvad der er realiteten nemlig at man gerne må sælge hus forbi altså

alle steder også ved nørreport og østerport og andre steder men utryghedsskabende tiggeri vil vi ikke have og jeg ønsker ikke

det jeg ser når jeg går i en række andre europæiske storbyer

alle alarmer går i gang hvor meget venner med hinanden herinde skal jeg ikke vurdere men jeg

det er at vi mennesker ikke er særlig gode venner med mange af de medskabninger som vi bor på planet sammen med så mine spørgsmål

det er det på ingen måde så sent

cristiana pașca palmer

guardian hun sagde

jeg håber ikke at vi bliver den første art der kommer til at dokumentere vores egen undergang og hun kaldte

tavse dræber som står lige ved siden af klimaforandringerne og lige nu ikke har den nødvendige opmærksomhed i hvert fald stor en opmærksomhed

er hvad regeringen hvad regeringen gør sig af overvejelser i forhold til

forhindre tab af biodiversitet det vil sige af

uddør alt lige fra

at fem og halvfjerds procent af alle flyvende insekter i tyskland er forsvundet i løbet

at antallet af vilde dyr er reduceret

som skal løftes med med større styrke

det lys vi selv har taget danske initiativer og tilbudt fns generalsekretær at prøve

finansieringsinstrumenter til at trække den omstilling

og det er blandt andet baggrunden for at den her regering har haft højere ambitioner end nogen

altså ideelt set også kan føre til at man over tid tager de jorder med dårlig bonitet ud og får samlet landbrugsjorderne

mere driftsoptimalt og og derfor

andre arealer ligge altså det er jo blandt andet den vej vi skal gå med det

laver og jeg kan ikke huske hektarer og alle tal i hovedet

urørt skov ganske ganske dramatisk i

set før og det er et bidrag direkte ind i at fremme

men det er bare for at understrege

aftalen om at vi skal stoppe tabet af biodiversitet inden

og tyve derfor er det helt magtpåliggende for os alle sammen at leve op til

og vi bliver ved med at bruge gifte og pesticider der gør at vi presser naturens

planteliv

komme med et konkret forslag til hvad vi blandt andet kunne gøre

med et stort udspil i to tusind og seksten hvor vi sagde at vi gerne vil udlægge op til tyve procent af vores areal til naturzoner så mit spørgsmål til statsministeren

regeringen kan se sig selv i og hvis

ved at være mere præcise i hvordan vi definerer natura to tusind områder ved ved som sagt

lidt skarpere blik på hvilke dele af vores jorde vi dyrker

intensivt og hvilke gør vi ikke alt det her skal jo så balanceres op imod mange andre ting og

at der er produktion og rationelt skovbrug

landbrug som producerer med et

jo flytte produktionen ud af landet til nogle vilkår nogle vilkår som er dårligere for det globale miljø end end det

her så det skal jo balanceres

det vi har forhandlinger til finanslovsforhandlinger og andet

hele forudsætningen for at vi overhovedet har liv

og en start kunne jo være for eksempel at udlægge vores statsskove til egentlig urørt skov det

hvis det stod til alternativet men det sidste spørgsmål kommer fra vores

fru mette frederiksen også var inde på nemlig

svindel med med udbytteskat

gentage alle de gode argumenter som mette frederiksen kom med her blandt andet et forslag om samfundsrepræsentanter

overveje at opsplitte bankerne så finans og banksektoren deles op i to separate sektorer altså en sektor med almindelige forretningsbanker og en sektor med øvrige finansielle

haft andre bankskandaler og kæmpe kriser i den finansielle sektor og derfor må man vel bare sådan helt praktisk spørge er det lige præcis det

eller er det noget med lidt symbolik hvor man i virkeligheden bedre når sine resultater ved et skærpet tilsyn eller ved nogle andre strukturelle forandringer

at vi kører med særlige

i den økonomi vi lever i og med et europa og et indre marked hvor jeg jo

det er vejen frem at vi indretter den danske banksektor efter et helt andet sæt spilleregler end det man ser i sammenlignelige lande

skatteoptimering ja listen er desværre rigtig lang og mange af de her eksempler på aktiviteter skaber jo ingen værdi for samfundet snarere det modsatte i dag er en række banker så store at de reelt er too big

det betyder at skatteyderne kommer til at hænge på regningen hvis de såkaldte sifier som

finansielle problemer

faktisk kan finansiere sig billigere end andre banker

indirekte bankgaranti fra staten tænketanken kraka har tidligere opgjort den værdi til ti til sytten milliard kroner årligt for de fire største danske sifier

staten der finansierer gildet her gennem en forhøjet præmie på statsgælden

vi politikere har en rolle at spille nemlig via regulering og opstilling af spilleregler der virker til gavn for fællesskabet og ikke kun de få

at statsministerens fokus er et helt andet for i regeringsgrundlaget tilbage i november to tusind og seksten kan man læse følgende regeringen vil igangsætte et eftersyn af den finansielle regulering med henblik på at afdække om der er en fornuftig balance mellem

gevinster og i marts to tusind og sytten

og jeg citerer vi er kommet med masser af regulering vi har plastret dem til med regulering

og det skal også tale til statsministerens forsvar derfor

spørge statsministeren hvor statsministeren står i dag mener statsministeren at der er brug for mindre regulering af bank og finanssektoren som der står i regeringsgrundlaget eller mener statsministeren ligesom sf at der i den grad er brug for ja med brian mikkelsens ord at

totalt svigtet af en selv været med til at forhandle bankpakker oven på den økonomiske krise

samfundets interesse men jo også til bankernes

er det da et svigt at vi så oplever det vi har set

på et oplyst grundlag

ske skal det forfølges og der er jo sat et arbejde i gang

substantielle regler altså hvad man stiller

og vi skal jo se på det hele og det er regeringen også parat til jeg føler da som en der grundlæggende

at bedraget er større over for mig for jeg kan da mærke på hele stemningen at det er meget nemmere for

for sfs formand at sige vi er forargede og så tænker folk at det er de sikkert også også og når vi siger det

det eller hvad jeg er forarget

og derfor har erhvervsministeren også handlet

bødeniveauet og regeringen har signaleret fuld parathed til at tale om det her når vi har det oplyste grundlag det kan meget vel være at der skal reguleres mere det kan meget vel være at vi skal have et skærpet tilsyn det kan både være med ressourcer eller af hele

at der også i et europæisk perspektiv er

er rigtig mange ting men jeg tror også

med øgede bødestraffe det skal der

om finanstilsynets rolle og en styrkelse af finanstilsynet og

der måske er brug for af yderligere regulering

kaldt statsministeren i samråd og da statsministeren ikke vil komme i samråd om det her

kom med forslaget om at banker ikke måtte rådgive om køb af deres egne aktier

tror roskilde banks kunder havde været glade hvis det var kommet en smule før og

men hvad taler vi så om af tidshorisont hvis det skal med i finansloven tror jeg jævnfør statsministerens debat med herre kristian thulesen dahl tidligere at det er på trapperne

så jeg ved godt at der altid er det der med at statsministeren må sætte sig for bordenden og

altid skulle sidde for bordenden hver gang vi havde et alvorligt samfundsanliggende så

helt veltilpas med at det her ansvar ligger i erhvervsministeriet og jeg synes at erhvervsministeren løfter sit arbejde flot og og godt og har handlet

være et grundlag betyder det så

måtte jeg forstå om sytten dage og et eller andet antal timer ikke nødvendigvis

lave finanslovsaftaler hvor vi så har brugt den sidste femøre der kan

skal lave en ny finanslovsaftale

et system under en regering hvor fru pia olsen dyhr har været

men sådan vil vi ikke gøre det så selv om

inden finanslovsaftalen kommer i hus er det altså ikke et udtryk for

regeringen har gjort jeg har behov for at vi kigger fremad og når statsministeren siger at han ikke kan komme i det ene det andet og det tredje samråd for så bliver bordenden for slidt så taler vi ikke om

det er et problem for danske bank jeg synes det er

tage nogle af de europæiske regler som der lægges op til i bankunionen

vi skal være medlem sf ønsker vi skal være medlem af bankunionen men det bliver lidt svært at få alle partier med

vi har fulgt den her sag ganske tæt hele vejen igennem for jeg deler fuldstændig den analyse at det vi så med hvidvaskningsskandalen jo ikke kun

afhængig af hvordan internationale aktører ville respondere

og

på det grundlag vil erhvervsministeren i forligskredsen fortsætte dialogen om hvordan der skal handles på det her erhvervsministeren har

andet spurgt i finanstilsynet for at få et indspark der og der kører også de andre sager der afdækker

set en åben tilgang og det kan meget vel være at der er brug for mere regulering jeg tror personligt selv at der er brug for også et stærkere europæisk engagement og at danmark aktivt

meget stor bank i en dansk økonomisk sammenhæng men den bliver

lidt mindre hvis man ser den i europæisk sammenhæng og derfor er det jo relevant at spørge sig selv om

det et dansk finanstilsyn alene og isoleret eller ville vi stå os stærkere ved at være medlem af

fælles tilgang til men det

beslutningsforslag nummer b otte og tredive

forsvarsudvalget har afgivet beretning om eksport af

use udstyr til lande der krænker menneskerettighederne alvorligt

disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet det er

stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v ni af jens henrik thulesen dahl

henrik dahl

vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte af jacob mark rasmus horn langhoff rosa lund carolina magdalene

forslag til vedtagelse der foreligger fire forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tolv

vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v ti af finn sørensen

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag

stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v femten af leif lahn jensen

afstemningen er afsluttet

vedtagelse er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fjorten af finn sørensen

og torsten gejl bortfaldet

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag

afstemningen er afsluttet

vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v seks af jacob mark mogens jensen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

af et flertal i udvalget med undtagelse af enhedslisten det synes ikke at være tilfældet

betragter jeg dermed som vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

betragter jeg det som vedtaget det er

synes ikke at være tilfældet og dermed betragter jeg forhandlingen som afsluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

vedtaget det er

ønsker nogen at udtale sig

skatteministeren rejse sig op men det var ikke fordi han ønskede ordet godt da der ikke er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

nærværende lovforslag har til formål at

af for meget udbetalt støtte i form af statens uddannelsesstøtte su

yderligere hjemmel til at sammenlægge flere

er alt sammen forhåbentlig forhåbentlig til nytte for et nyt inddrivelsessystem

de studerende ikke kommer i klemme med for meget udbetalt su i forhold til at den løn de får i deres praktikperiode er i karambolage med fribeløbet

bakker grundlæggende op om forslaget vi mener det er altafgørende at der bliver ændret på de præmisser der kan og gør at vi faktisk får hånd i hanke med inddrivelsesproceduren vi har allerede i dag alt for mange sager hvor for meget udbetalt

su eller studielån

su lån ikke bliver tilbagebetalt og ej heller

have fokus på den her problemstilling og gerne på en måde

der der selvfølgelig ikke mangler hjemmel eller formaliteter for at det kan foregå når det så er sagt

hen nødt til også i forbindelse med det her at bemærke at

om forslaget konstaterede at de studerende har været bekymrede for at man fastsætter en tilbagebetaling efter den første dato for indkrævning det er ude i det almindelige liv sådan lidt mystifistisk at gøre det det betyder jo netop at den studerende skal kunne

det er selvfølgelig vigtigt for socialdemokratiet at vi ikke presser de studerende længere ud økonomisk

studerendes fællesråd også vi lægge op til at der stadig kan indgås rimelige tilbagebetalingsmåder med den enkelte studerende

at skulle forringe noget eller rettere sagt stille de studerende anderledes end de er stillet i

er positivt men det er bare nødvendigt at nævne her så man ikke skulle glemme det dertil er

jo også vigtigt at det nye inddrivelsessystem skatteministeriet overhovedet kan indkræve de manglende tilbagebetalinger særlig i lyset af de mange dårlige sager der har været omkring mislykkede inddrivelser i forbindelse

jeg er helt klar over

jeg bare nødt til også her at nævne at lovforslaget jo kun gælder for inddrivelser der vedrører udbetalinger af støtte fra to tusind og nitten og frem det er et nyt inddrivelsessystem og ved siden af det her inddrivelsessystem skal vi jo så have det eksisterende inddrivelsessystem som

og restanceinddrivelsesmyndigheden som håndterer tilbagebetalingskrav vedrørende støtte

skal jo foregå i det hidtidige inddrivelsessystem

i hvert fald ikke efter hensigten og

at man har to parallelle systemer indtil de kan konverteres

hjemmel til noget der i princippet lyder vældig godt vi støtter også op om det

lovforslag men man har altså bare et ressortområde skatteministeriet hvor der er nogle inddrivelsessystemer som overhovedet ikke virker dermed

i princippet måske blot noget der kan blive lagt i skuffen til engang

om sund fornuft nu synes jeg igen der er noget

flere fordringer i én det vil sige at hvis man skal betale su tilbage for flere måneder inden for en kalenderår

det sammen til ét krav

skal tilbagebetales i stedet for eventuelt tolv opgørelser så en studerende kan få et samlet overblik over hvad der skal tilbagebetales

lige sige at jeg bakker fuldstændig op om fru mette reissmanns kommentar

de udfordringer som vi jo ved der er i forhold til at få inddrevet

er ikke fordi lovforslaget handler om det men

jeg vil da gerne også sige herfra at vi bakker meget op om

så vi kan få de penge i kassen det

ikke meningen at vi bare skal forære penge væk på den måde

set fint på det punkt derudover

har lovforslaget til formål at man giver mulighed for at uddannelsessøgende under uddannelse til transportbetjent kan tildeles det højeste fribeløb i lønnede praktikperioder det er en ny uddannelse som består af først tre måneders teori på

su og så to perioder der er lønnede

henholdsvis ni og tolv måneder og lønnen i praktikperioden er aftalt og er over det mellemste fribeløb og der er det sund fornuft at sige at nu giver vi mulighed for her at

det højeste fribeløb så der ikke systematisk skal tilbagebetales

jeg synes ikke det er hensigtsmæssigt at jeg gentager

hvad lovforslaget indeholder i sin helhed men jeg vil blot naturligvis sige at venstre jo stemmer for forslaget og

hilse fra de konservative og oplyse at

lovforslaget retter op på en fejl og ministeriet foreslår at indsætte en bestemmelse der lovliggør deres nuværende praksis og der må jeg sige

pris på at ministeriet i fremtiden har tænkt sig at have hjemmel til sin forvaltningsvirksomhed og så synes jeg det er meget rimeligt at vores kommende transportbetjente ikke stilles i en situation hvor deres fribeløb altid vil blive overskredet

jeg vil bare nævne at jeg jo egentlig synes det er positivt at vi her har noget ganske vist hjemmelløs hjemmelløs administration der fungerer rigtig godt og

i stedet for at insistere på at der skal administreres tungere og mere bureaukratisk bliver der nu

fornuftig administration jeg er selvfølgelig også enig i at det er

så derfor synes vi også at det er sund fornuft

en nuværende praksis som som ikke

var også godt at høre at fru mette reissmann gennemgik

der ikke skal

vi tage højde for realiteterne omkring den

samlet det er en fornuftig ting

det samme gælder transportbetjentene

så de ikke skal betale su fra uddannelsesforløb tilbage det er alt sammen fornuftigt

hvis det kan hjælpe processen på gled

at få kigget på den egentlige store problematik i forhold til inddrivelse nemlig den

danskere i udlandet og i

massivt i uddannelse hvis vi kunne få et inddrivelsessystem

det ville jeg bruge kræfter på minister hvis

under lønnet praktik på uddannelsen til

vi synes også det er fint at man giver hjemmel

praksissen og jeg synes egentlig at det ligesom det

det fungerer på i dag de studerende er bekymrede for om

hjemmel til den praksis der allerede er og så ville det naturlige jo være at finde ud af hvordan

kunne være spændende at undersøge men lovforslaget som det ligger synes vi er fornuftigt

at give mulighed for at flere krav om tilbagebetaling af su

inde på og det er den vi nu sørger for der er

hjemmel til muligheden for at kunne sammenlægge flere krav

kun skal betale afdrag og gebyr på et krav

i stedet for på flere enkeltstående krav på samme tid samtidig giver

når de ikke skal forholde sig til flere enkeltstående krav på samme tidspunkt endelig giver det en mindre tung

end hvis hvert enkelt krav skulle rejses og kræves tilbagebetalt hver for sig

under uddannelse kan tildeles det højeste fribeløb i perioden med lønnet praktik tak for bemærkningerne

nogle enkelte kommentarer det helt overordnede her er at de studerende ikke kommer til at se nogen ændring de opfatter det stadig væk som sådan forholdsvis

og det er også det dsf i høringssvaret gør opmærksom på

vi har gjort en del for at gøre det endnu nemmere blandt

kan få tilbagebetalingsraten op

man nu betale med sit kreditkort i stedet for

det arbejde skal vi fortsætte

på backend af det her og det administrative så de studerende ikke komme til at

at dansk forskning skal være af højeste internationale kvalitet danske forskere og universiteter skal være blandt de bedste i verden det er selvfølgelig meget vigtigt hvis danske forskningsinstitutioner skal kunne vedblive med at tiltrække både de bedste forskere og flere forskningsmidler og hvis forskningsinstitutionerne også skal være attraktive samarbejdspartnere internationalt det er også en vigtig forudsætning for at vi kan sikre at forskningen gør mest og bedst gavn i samfundet med etablering og finansiering af centers of excellence spiller danmarks grundforskningsfond en central rolle i forhold til at støtte eliteforskningsmiljøer og topforskere med de bedste og mest ambitiøse ideer på tværs af forskningsområderne se den indledning er det nok svært at være uenig i jeg tror når

alle kan dele den ambition socialdemokratiet bakker hundrede procent op om at danmark skal være blandt de allerbedste på de områder hvor vi i forvejen kan høste meget store gevinster vi mener jo selvfølgelig også at danmark i fremtiden skal være en forskningsnation i den absolutte verdenselite og høste anerkendelse af eliteforskningsmiljøerne nærværende lovforslag medvirker også til at skabe rammerne for at der via netop danmarks grundforskningsfond kan etableres og finansieres forskningsenheder

særligt fokus på transformativ forskning og videnskabelige gennembrud og som skal kunne konkurrere med den absolutte verdenselite når

de nye forskningsenheder vil kunne etableres og finansieres i samarbejde med andre offentlige og private råd fonde eller virksomheder og vilkårene for bevillingen fastsættes af bestyrelsen i danmarks grundforskningsfond eller i samarbejde med de eventuelle medfinansierende parter hvilket er udmærket med forslaget øges også danmarks grundforskningsfonds årlige uddelingsramme fra cirka fire

til cirka fire hundrede og halvfjerds million kr sådan at der kan blive uddelt midler til etablering af de nye forskningsenheder samtidig

at de nuværende aktiviteter herunder centers of excellence hvilket er utrolig vigtigt som netop

må de igangværende aktiviteter jo ikke forringes på grund af etablering af de nye virkemidler lovforslaget har jo i høj grad til hensigt at udmønte det som regeringen kalder for deres

jeg bare mene at det jo er svært at forudsige hvor og hvornår og hvordan en sådan nobelpris kan være inden for rækkevidde

det faktisk opstår i helt andre miljøer

som det her der er heller ikke rigtig evidens for at store bevillinger medfører proportionalt større forskningsudbytte end mindre bevillinger

selvfølgelig ud over bare den bemærkning

særlig to forhold i lovforslaget der påkalder sig vores opmærksomhed der er en forventning til at private fonde medfinansierer en væsentlig andel af de nye enheder

endnu ukendt hvorvidt der foreligger en aftale om endelig medfinansiering og det rejser selvfølgelig også et spørgsmål om hvilken betydning det vil få for danmarks grundforskningsfond hvis en fast aftale om finansiering med private fonde ikke kommer på plads

andet er at universiteterne lider under regeringens to procentsbesparelser omprioriteringsbidraget der er en skæv balance imellem basismidler og eksterne midler der anvendes til forskning og socialdemokratiet er meget meget bekymret

basismidlerne er i dag under et voldsomt pres

vil komme under et endnu større pres med gennemførelsen af dette initiativ

derfor også afgørende for initiativets succes at de indirekte omkostninger ved initiativet fuldt finansieres ellers kan man som rektor på københavns universitet skriver i sit høringssvar sejre sig selv ihjel men jeg ser frem til

at danmark fortsat kan være en forskernation på absolut højeste niveau med de bemærkninger

af allerhøjeste karat i danmark det tror jeg alle er enige om i hvert fald alle vi der i dag drøfter det her lovforslag jeg tror vi er enige om at forskningen er vigtig for at skabe grundlaget for vores fremtidige

vores velfærdssamfund jeg tror vi er enige om at

en balance en balance mellem ressourcer til grundforskning fri forskning og mere strategisk styret forskning

vi på tværs af partier er enige om og ser det samme store billede af hvor vi gerne vil hen

savner jeg bare at vi også skaber og nedfælder den samlede vision herfor så vi har det billede at navigere efter når vi skal prioritere vi bruger det når vi forhandler forskningsreserve og ender i en balanceret fordeling af midler vi bruger det når vi forhandler bevillingsreform vi bruger det hver dag og vi bruger det også i dag når vi siger at det her lovforslag er godt og naturligt for når vi i forbindelse

har været enige om at det er glimrende at sætte flere midler af

en naturlig følge at de penge skal uddeles på bedst mulig måde og hvem skulle gøre det bedre end danmarks grundforskningsfond så derfor støtter vi

ind i det store billede af hvor vi skal hen

vores pagt fra det forskningspolitiske topmøde på

i loyal to science og skabe en fælles vision og strategi for forskning og uddannelse

handler primært om at øge danmarks grundforskningsfonds årlige uddelingsramme med cirka ti million kroner det skal skabe rammerne for at der kan etableres forskningsenheder med særligt fokus på videnskabelige gennembrud

synes vi er rigtig godt givet ud lovforslaget indeholder også

enkelte andre punkter såsom krav om anvendelse af digital selvbetjening formkrav til ansøgninger og andre administrative hensyn

gå i detaljer med dem men blot sige at vi naturligvis støtter de dele

er ønsket om at få etableret forskningsenheder med særligt fokus på videnskabelige gennembrud og transformativ

derfor støtter venstre og jeg skulle hilse fra de konservative

også lovforslagets formål om fleksibilitet og fokus på fremragende forskningsmiljøer det er måske også to ting som er svære at være uenig i vi deler dog i enhedslisten danske regioners bekymring

at det er vigtigt at der fortsat skal være rum til at støtte dansk grundforskning der har vanskeligt ved vanskeligt ved selv at skaffe finansiering

at vi rykker forskningsmiljøerne fremad i danmark vi deler også københavns universitets bekymring om at vi ikke skal trække midler væk fra fagområder der

her bekymringer forholder vi os meget positivt til lovforslaget i enhedslisten og ser

og fremragende forskning i tilstrækkelig grad

hvad der kan være årsagen til det er svært at sige men det

vi kommer fra et land hvor det er klods hans der er en helt og hans to dygtige og flittige brødre der er nogle fjolser

gamle tankegang i danmark og det er nok den der måske i et eller andet omfang har

derfor vil jeg selvfølgelig rose ministeren for nu at gøre noget for klods hans

brødre ved at tage initiativ til at prioritere den såkaldte transformative forskning altså forskning som har potentiale til grundlæggende at forandre forskningsfeltet og det fag der forskes i skønt konkurrencen om nobelpriserne er hård og vi ikke har fået nogen siden nitten syv og halvfems og ham der fik den i vore dage formentlig ville være blevet fyret inden han havde fået den så kunne det jo godt være at det kastede en nobelpris af sig alligevel

det er positivt at centrene bliver etableret i samarbejde med private fonde så vi altså også anerkender ikke bare den offentlige men også den private forskning det er helt naturligt at der er et samarbejde her det håber jeg selvfølgelig at vi får meget mere af i fremtiden men lovforslaget er rigtig godt og det er selvfølgelig noget vi bakker op i liberal alliance

via danmarks grundforskningsfond

der etableres og finansieres forskningsenheder der skal have særlig fokus på transformativ forskning og videnskabelige gennembrud

og derfor er vi også positive over for det her lovforslag

jeg har også bemærket i høringssvarene at det det noteres at de nye centre skal fuldfinansieres og at

er et behov for at det adresseres i lovforslaget ligesom socialdemokratiets ordfører nævnte i sin ordførertale at det er vigtigt at få set på finansieringen af det som bliver nævnt i lovforslaget

vi er i hvert fald positive

af regeringen og ministeren at have

pionercentre og en satsning og

noget man kan styre politisk tværtimod det jeg er optaget af er at grundforskningsfonden har et stærkt

til at gøre sit arbejde og det får den jo så mulighed for at lave en ekstra indsats på

med med den her satsning som

jeg synes har alt godt for sig det som er vigtigt jo

slet ikke kunne gøre det her i vores regeringstid en tid som jo var noget hårdere økonomisk

grundforskningscentrene er jo dem der kommer senere i tragten og derfor er det så fuldstændig afgørende som også

og absolut toptalent senere hen derfor er det så fuldstændig afgørende for os i radikale venstre at der

frie forskningsfond at basismidlerne på universiteterne findes for ellers

ikke mulig så tipper det

ende af tragten hvor vi gerne vil dyrke det allerypperste

så vi kan ikke gøre det her hvis ikke vi også

i den retning men det er helt afgørende at der sker mere dér i de kommende år ellers

os alle sammen rigere det gør vores land rigere og forskning er uendelig vigtigt for vores samfund resultater fra forskning bidrager til at skabe nye og innovative løsninger på udfordringer vi alle sammen har det skaber jobs det gør os klogere det hjælper os og hvad der jo er meget vigtigt for regeringen og sådan set også for sf

det gør os alle sammen rigere og friere derfor ser sf også

at man investerer mere i forskning og derfor har sf også været så arrig en modstander af at man har skåret så markant ned på forskningen i den her regeringsperiode vi deler regeringens målsætning om at dansk forskning skal være af international kvalitet og den højeste af slagsen derfor støtter vi også det her forslag om at etablere forskningsenheder med særlig fokus på transformativ forskning og videnskabelige gennembrud

grundforskningens årlige uddelingsramme øges vi synes det er vigtigt at vi styrker vores eliteforskningsmiljøer

indset at etableringen af nye tiltag i det her

flere midler hvis de nuværende aktiviteter samtidig skal videreføres

havde vi jo en lang debat om omprioriteringsbidraget

fokusere så meget på det men det understreger i virkeligheden den pointe som vi også havde der

hvis man har nogle ambitioner for et område så koster det og så går det ikke

det er heldigvis ikke logikken i det her lovforslag

dahl refererede til omkring den her

også i diskussionen i dag at den pagt lever i bedste velgående

en central rolle i forhold til at støtte de her eliteforskningsmiljøer som vi

synes vi skal gøre mere for det er de bedste forskere med de mest ambitiøse ideer på tværs af forskningsområderne og for så at understøtte at vi stadig væk kan være en forskningsnation i den absolutte verdenselite

etablere de her nye forskningsenheder dem vi kalder pionercentre og ikke som fru mette reissmann sagde

har kaldt det men det har den nuværende minister ikke gjort

de her pionercentre skal jo jo under ledelse af de helt ekstraordinære

forskningsledere og topforskere netop bedrive

en kommentar til fru rosa lund om at det her er grundforskning så det er en nedprioritering af grundforskning det her ser vi som

transformative netop er noget vi gør i grundforskningen

vi mener at vi med det her får en mulighed for at

det er en kommentar til herre henrik dahl om at ja konkurrencen er hård om den nobelpris som nogle måske en dag kan få men det her viser også at vi stadig væk tror på at selv om vi er et lille land

tilhøre verdenseliten og gøre det i verdensklasse

ved at øge uddelingsrammen sikrer vi netop som flere ordførere også

arbejde med det her lovforslag

som noget nyt en mulighed for at etablere de her centre i samarbejde med eksempelvis

private fonde og en kommentar til fru mette reissmann det er ikke et krav i lovgivningen at det skal ske sammen med private fonde vi har en forventning om at

kommer til at ske jeg har haft et godt samarbejde med dem i forløbet vi har en arbejdsgruppe sammen med dem

kommer til at ske så er princippet stadig væk at det her nye initiativ ikke skal gå ud over det eksisterende de gør og så vil det være sådan at så skal de inden for den ramme vi har givet dem med det vi aftalte

tankegangen bag det men vi håber og har en stærk tro på at det kommer til at

indeholder forslaget enkelte øvrige ændringer

om udpegning af bestyrelsen og perioder til det og hvordan

i mere generel henseende at der er projekter man ikke kan tage hjem om jeg så må sige fordi man

omkostninger overhead så hvordan forholder det sig så her på de fremtidige pionercentre

overheadgrad på fire og fyrre procent

anden

nyde samme fremme i forhold til dækning af indirekte omkostninger skråstreg overhead

en situation hvor hvor de penge som vi uddeler gennem danmarks grundforskningsfond skulle betale overhead på fire og

private midler ikke skal så jeg vil tage det med i diskussioner med dem men det er det bedste svar

vi skal i dag drøfte et forslag om at afskaffe begrænsning af dobbeltuddannelse med aftalen om en begrænsning af dobbeltuddannelse prioriterede socialdemokratiet dansk folkeparti og regeringen at finde finansiering til aftale om et tryggere dagpengesystem der var et udestående finansieringsbehov på

og otte million kroner årligt det var ikke et let politisk valg

at det var vigtigt at skabe tryghed for de mennesker som stod til at miste retten til dagpenge

med udgangspunkt i de tal der ligger til grund

om dobbeltuddannelse betyder det at cirka tusind personer om året forventes at være begrænset i at blive optaget på en videregående uddannelse nummer

med at der tilsvarende hvert år bliver optaget

personer på en videregående uddannelse når vi tæller kandidatuddannelserne med aftalen om en begrænsning af dobbeltuddannelse har ikke ændret på de studerendes mulighed for at skifte uddannelse undervejs i deres studieforløb

hvis en studerende ikke mener

uddannelse er det kun fornuftigt at man skifter studie og jo før jo bedre

tidlige indikatorer vi har i ministeriet viser ikke en øget tendens

udvikling vi følger tæt

at understrege at der i dag er og fortsat skal være gode muligheder for at videreuddanne sig aftalen har ikke ændret på mulighederne for efter og videreuddannelse som for eksempel diplom

for eksempel fra professionsbachelor til kandidat og aftalen omfatter ikke erhvervsuddannedes mulighed for at søge en videregående uddannelse reglen begrænser således i min optik en mindre andel alligevel fylder det meget det ærgrer mig

godt forstå de unge som oplever at de er kommet i klemme i

om fremtiden det er en stor beslutning at skulle vælge uddannelse

for de unge som skal træffe et valg om uddannelse det er vigtigt at så mange som muligt kommer på rette spor første gang

gør det lettere end nogen sinde at sammenligne forskellige uddannelser ministeriet har netop udsendt en landsdækkende undersøgelse til studerende og færdiguddannede i job undersøgelsens resultater gør uddannelseszoom endnu bedre og ansøgere får værdifuld

uddannelsesguiden det som rigtig mange unge

tusind og sytten havde ug over syv millioner besøg mit ministerium er sammen

ved at kortlægge hvordan ug kan blive endnu bedre så vi kan vejlede endnu bedre

endelig har regeringen igangsat en undersøgelse af styrker og svagheder ved det nuværende optagesystem for de videregående uddannelser regeringen ønsker at vi i fremtiden har et optagesystem der i højere grad understøtter et godt match mellem uddannelse og den studerendes faglige forudsætninger og motivation

det er mit ønske at vi designer et mere fleksibelt uddannelsessystem der passer bedre til forskellige ønsker og til den tid vi lever i ikke mindst for de studerendes skyld det mener jeg godt vi kan uden at afskaffe reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse jeg anerkender fuldt ud at en relevant politisk diskussion hvordan vi prioriterer de samlede midler vi har til rådighed regeringen vil som altid gerne mødes med

aftaler der er indgået det gælder også

om dobbeltuddannelse og regeringen

også klar til en dialog herom

er optaget af at skabe fleksibilitet for de studerende og jeg oplever egentlig det her uddannelsesloft som værende fuldstændig utidssvarende jeg ved ikke om ministeren kan huske det men uddannelsesloftet blev faktisk vedtaget den dag hvor

statsministeren var ude at fortælle om disruptionrådet som

det der med at man tager en uddannelse og man den resten af livet hører fortiden til altså jeg mener også at det her uddannelsesloft hører fortiden til og at det kommer til det

der hedder emil der bliver socialrådgiver

arbejder med det i et år finder ud af at han gerne vil være skolelærer vi mangler dygtige skolelærere

af at han brænder for at undervise børn hvorfor skulle emil ikke kunne gå hen og tage en

vi har en række andre diskussioner omkring mere fleksibilitet men men når vi så kigger på reglerne om dobbeltuddannelse

kommer ind og vi har stadig væk og det er det der nok ærgrer mig mest ved den diskussion

hvor emil hvis den er adgangsgivende til den uddannelse jo kan gå ind på deltid og læse i en årrække og så faktisk stadig væk blive skolelærer det er én vej for

en anden vej for emil er jo at vente

der er en meritlæreruddannelse og er en skolebaseret læreruddannelse i begrænset omfang hvad hvis en skolelærer være socialrådgiver finder ud af at man kan gøre en kæmpe forskel som socialrådgiver hvorfor skulle vedkommende så ikke have lov til det

og ministeren sagde at ministeren var klar til en dialog om det det her forslag handler om at indkalde til forhandlinger om en dialog

var uddannelsesminister på det tidspunkt og spurgt sådan helt åbent hvor

har en uddannelse som i

måske en lille smule underligt at det så er de studerende som skal betale for at man kan lave nogle forbedringer i dagpengesystemet altså kunne man ikke kigge rigtig mange andre steder hen i stedet for

hen sætter en stopklods for de studerende

valgt en uddannelse de ikke passede ind på alligevel eller som har fundet ud af efter at de er blevet færdiguddannet at de egentlig hellere ville noget andet det her med folkeskolelærerne er jo bare et eksempel

ikke kan tage på netop den måde der er måske i virkeligheden større fleksibilitet i læreruddannelsen

faktisk ender med aldrig at aflevere deres

speciale fordi man har indført det her uddannelsesloft og det synes jeg da om noget

kan starte på en ny uddannelse hvis man opfylder betingelserne for at komme ind

sidder med et kæmpe område som så vidt jeg husker er lidt mere end en og halvtreds milliarder hvis tæller det hele med inklusive su og der bliver vi nok også

noget på det område der kan finansiere noget på nogle andre områder

en forholdsvis lille begrænsning der og det anerkender jeg fylder meget

universiteterne og forskningsområdet som en investering

kan det selvfølgelig også mærkes når det så er det område som skal betale for forbedringer andre steder så i mit parti ville vi kigge

at uddannelse inden man har færdiggjort den uddannelse man går på og det er det jeg mener er lidt spild af viden på en eller anden måde uddannelse er jo en god ting så jeg synes faktisk ikke det er korrekt

modsatte jeg ved at ministeren er meget optaget af et fleksibelt uddannelsessystem og derfor har jeg en lille smule svært ved at forstå at ministeren ikke er villig til at indkalde til forhandlinger

blive brugt et andet sted

det der med spild af viden hvis man har gået to år på en uddannelse og finder ud af at det ikke er den rigtige og så skifter så har man jo stadig væk fået viden ind i hovedet jeg tror aldrig på at man spilder tiden heller ikke på sin

uddannelse og derfor kan det sagtens være relevant

egentlig skal bruge noget andet så måske på andet år hopper fra jura og går over og læser til folkeskolelærer i stedet for

fået to års jurapensum ind i hovedet som man kan bruge på sin videre færd

en grundlæggende misforstået og forstokket tilgang til uddannelse at indføre

her beslutning og også ville have kigget den her vej hvis han var blevet

skulle finde pengene i øvrigt til noget helt andet

jeg kan afsløre at dette forslag har fandtes

det var her pengene skulle tages

han siger at vi bliver nødt til at vejlede

omfatter

så meget over hvorfor der så skal lægges en sådan begrænsning

synes jeg vi ser konsekvenserne af i hele uddannelsessystemet og vi er flere der har været med til at træffe beslutninger

er fremtiden at man vælger

hver eneste gang og helt ned

det kan være svært som atten årig og for nogle også som tyve årig præcis at vælge rigtigt

tror stadig væk at mange uddannelsesvalg

og når vi så ser på hvad der kan ske når man for

er noget information vi skal stille til rådighed så helt ned i maven har

det vi skulle måle succesen på det tror vi kommer til at få fordi der er så mange muligheder og så meget man lærer når man går i gang med med en uddannelse

den tilgang til optagelsessystemet sådan var det ikke tidligere under

det sender og egentlig er vi driver ved at at sige

første gang det er det ene

en kultur om at hvis man finder ud af og indser at man ikke er det rette sted så må man godt

sender med de her regler så

og det var det jeg mente med min kommentar før der på papiret virker

sige at dem der har taget en uddannelse

få en skattefinansieret uddannelse mere

helt andet område og bruge meget fornuftigt der

så virkede det her jo rigtigt men det frustrerede mig så at det

for det kan jeg høre derude også når jeg universiteterne som et låg

egentlig kan få dem overbevist

ministeren jeg er jo rigtig glad for at ministeren har fokus på fleksibilitet i uddannelse og også har

uddannelsesloft faktisk er medvirkende til at der er unge der føler sig under

burde gøre og at de kan føle sig stressede over det her

så mange der giver udtryk for at de er stressede

de har ondt i livet på et tidspunkt hvor de gerne skulle føle

det her land med alle de uddannelsesmuligheder de har

er noget noget meget frit så føler de

overbevist om at uddannelsesloftet har nogen indvirkning på det stress den

vi havde det her forslag i salen tidligere som et borgerforslag og der var det ret tydeligt at de unge

synes at det er noget der er med til at presse dem yderligere det er klart

én ting man kan isolere og sige

kun det her vi får stress af men det er

bordet fanger det er i hvert fald det

ellers fanger bordet og der er smækker bag en så jeg kunne bare godt tænke mig at høre

om om ministeren er enig med de unge i

ellers er det jo fair nok at sige at det kun er økonomien

med al den fleksibilitet der stadig væk ligger i det med de seks år med nogle uddannelser der er undtaget

med en med en progression som stadig væk er fuldstændig intakt og så samtidig det der med at man kan vælge

skal vælge rigtigt helt ned i ottende klasse den sammenhæng kan

i to tusind og femten indgik socialdemokratiet jo en aftale om et tryggere dagpengesystem sammen dansk folkeparti

den daværende venstreregering med aftalen rettede vi op på dagpengereformen fra to tusind og ti som den daværende vk regering dansk folkeparti og

og som betød at tusindvis af danskere mistede deres dagpengeret fordi de faldt ud af systemet og mistede deres

aftalen om et tryggere dagpengesystem fra to tusind og femten

stabilt økonomisk levegrundlag for disse mennesker hvor færre falder ud af dagpengesystemet ikke mindst blandt de ufaglærte det var en god og meget vigtig aftale som der var brug for og som socialdemokratiet til enhver tid også vil stå på mål for samtidig skulle aftalen

omfanget af dobbeltuddannelser det er jo også derfor vi

sammenhæng imellem uddannelserne og arbejdsmarkedet står vi også fortsat

at man giver tilbage til fællesskabet og bruger sin uddannelse når man er færdig

er ingen tvivl om at det der i daglig tale kaldes for uddannelsesloftet

det er med til at øge presset

masse andre tilsvarende sammenhængende faktorer der gør at unge mennesker tvivler mere end de åbenbart gjorde for ti til femten år siden

på sig selv og på hvad livet vil bringe dem det har sat sig i mange det sat sig i rigtig mange

bedsteforældre at velfærdssamfundet

og det har vi handlet på og vi har erkendt at vi tog fejl

vi var med til at indgå den aftale om en begrænsning af dobbeltuddannelser

der er på vej til at skulle vælge en

tager mit afsæt i det men når følelsen først har taget bo i en

til stede i sit eget liv så går det ikke længere

har vi også fra socialdemokratiets side kort før sommerferien meldt klart ud at der er brug for at afskaffe uddannelsesloftet

aftalen om et tryggere dagpengesystem som vi naturligvis

også gerne bruge udvalgsarbejdet til at præcisere at forhandlingerne om en afskaffelse af uddannelsesloftet skal tage sit udgangspunkt i aftalekredsen bag der er grund til at hæfte sig ved at der i bemærkningerne til beslutningsforslaget meget rigtigt skrives

er altafgørende for os hvis det er sådan at vi skal afskaffe uddannelsesloftet vi har jo selv peget på at man kunne bruge markedsføringsmidlerne hos de videregående uddannelser det er så ikke tilstrækkeligt til at dække det beløb på tre

så må vi jo med afsæt i aftalekredsen og

finansieringen af et tryggere dagpengesystem må ikke bringes i tvivl det er en aftale vi bakker fuldt og helt op om og det skal hænge sammen det siger sig selv at det er helt afgørende så derfor

jo også god mening at vi ligesom inviterer alle de partier der ønsker en afskaffelse af uddannelsesloftet med ind sådan at vi kan få den drøftelse rammen om

også har brugt sommerferien til

afskaffe uddannelsesloftet her tænker jeg på liberal alliance som på sit sommergruppemøde jo netop sagde at det bør afskaffes

men jeg synes et godt skridt i den rigtige

noget som har skabt stor så utryghed

vi får genskabt en tryghed og en glæde ved at læse

at der skal findes en alternativ finansiering

jeg hørte det som om ordføreren sagde

hvor vi kan stå og skyde på aftalenkredsen vi vil gerne være med til at finde finansiering men skulle man ikke kunne nå det inden et valg hvad jeg godt kunne blive lidt bekymret for man ikke når når jeg hører uddannelses og forskningsministeren hvad er så processen efter et valg hvis vi nu kommer om på den anden side af valget og vi egentlig er et flertal der gerne vil af med loftet men venstre siger at det vil de ikke er er socialdemokratiet så fri til at lave

med henblik på at prøve at få indkaldt til de her forhandlinger om at afskaffe loftet allerede før et valg og hvis ikke

rød blok jo gøre det efter et valg

høre på ordførerens tale at der er blevet gjort og

rigtig positivt at at der er sket den udvikling og

en udvikling der er sket siden vi havde borgerforslaget

som blev vedtaget med udgangen og seksten

justerede på det ændrede på det

forskellige andre justeringer

vi lyttede og vurderede og lavede justeringer som var rimelige dengang endte vi altså med en

er urimeligt

en uddannelse færdig at man så

vælge om og nogle siger noget med at det er svært når man går i ottende klasse og

skal vælge jamen altså

dag før man går til den sidste eksamen

så må jeg også sige at hvis vi har nogle hundrede millioner som vi gerne vil bruge på uddannelse så vil dansk folkeparti meget hellere bruge dem på at sikre livslang læring

pensionsalderen skal være og den bliver jo givet noget andet når vi

får brug for at få en ekstra uddannelse undervejs i sit arbejdsliv det synes jeg vi skal prioritere ressourcerne til ikke at man kan tage flere uddannelser umiddelbart efter hinanden så dansk folkeparti

ordføreren synes at uddannelsesloftet er sundt

sådan set være meget ærlig om fra start men ordføreren siger så

jeg kigger lige ned på min skærm her så jeg citerer ordføreren rigtigt at hvis det fører til en adfærd hvor man ikke gennemfører sin uddannelse

sætte os ned og diskutere det

det for beviser eller hvad er det der skal til for at ordføreren siger så lad os sætte os

opfordrer til i det her beslutningsforslag

mere sikker på det man vælger jeg tror bare ikke at løsningen handler om at få mulighed for at tage flere uddannelser efter hinanden og derfor tror jeg ikke på at afskaffelsen af det her

man skal sætte ind men vi kan altid sætte os ned og drøfte alt muligt men men det bliver ikke med det udgangspunkt at vi skal

sagde at hvis det her fører til en adfærd hvor de studerende dropper ud

det hænger sammen studienævnene siger er sådan det hænger sammen frafaldet er steget vil det så sige

ikke længere mener at hvis det fører til den slags adfærd så skal vi droppe

så kan vi sætte os ned og diskutere og se på

der kan gøres for at betrygge de studerende så de rent faktisk kommer ind på de rigtige uddannelser og afslutter de uddannelser som som de gerne vil have

at sætte det sidste punktum i sit speciale på jura

men kan ordføreren ikke godt sætte sig ind i at det ville være lidt mærkeligt for den studerende som har læst på universitetet i mange år på en uddannelse ikke

uddannelse og have den kompetence og så bagefter vælge en anden uddannelse fordi der er nogle andre kompetencer man

og som man skal bruge i sit fremtidige arbejdsliv min pointe er at det her jo ikke er en reel mulighed for at vælge om

det forstår jeg godt men så har jeg

ud og bruge den

på den uddannelse man faktisk tror man skal bruge ellers synes jeg det er meget rimeligt at hvis man har taget en rigtig lang uddannelse

den i en periode og betaler tilbage til samfundet

du har jo så langt et arbejdsliv så det kan godt være

skal have en eller to eller tre karrierer på det

arbejdsmarked er jo skruet sådan sammen at der er mange jobs hvor du skal bruge mange forskellige kompetencer hvor det faktisk kunne

have mere end en uddannelse

jeg betragter uddannelse som en god ting og ikke som en

i at skabe den bedst uddannede arbejdskraft og derfor ser jeg det simpelt hen ikke som en en begrænsning

vælger at have mere end en uddannelse men der er jeg måske bare grundlæggende uenig med dansk folkeparti

flere uddannelser før man starter sit arbejdsliv jeg tror det kan være rigtig godt at have en uddannelse at starte på og

den måde man får skabt den største værdi på både for den enkelte

ligesom bill murray i groundhog day altså nu troede

et nyt ordførerskab og skulle videre i teksten og nu sidder jeg så og diskuterer

et lovforslag som vi har været igennem tidligere jeg fandt min gamle tale frem om begrænsning af dobbeltuddannelse og så må vi jo så tage den derfra der kan jeg så også forstå på den tidligere taler at

har det på den facon men tak for ordet og tak til sf for at sætte

at afskaffe aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse

uddanne sig hele livet men at man

en udvikling der sigter mod videreuddannelse snarere end at man sådan træder til siden i uddannelsessystemet medmindre man er inden for det område hvor vi allerede har lavet en ret omfattende liste af muligheder for at få dispensation så når man er er

kandidat og sådan synes jeg det er fint nogle gange at sætte forventninger og

er en af de allervigtigste vi overhovedet har om

der stresser de unge vi lever i et af de mest socialt retfærdige samfund i verden vi har en af de mest fintmaskede velfærdsstater der overhovedet findes og alligevel er der angst og præstationsangst derude og jeg afviser ikke at noget af det her kan have

for sammenløb med det men jeg tænker egentlig tit at det at have klare forventninger måske kan

så dårligt vi må godt forvente at når folk har læst en bachelor

videre op i systemet og starter på en kandidat og hvis de ikke vil det at går ud på arbejdsmarkedet når det er sagt forstår jeg selvfølgelig godt hensigten med sfs beslutningsforslag folk skal ikke komme i klemme hvis de finder ud af at de har truffet en forkert beslutning

er også enig i at hvis man finder ud af at ens bachelor og de medfølgende jobmuligheder ikke var noget for en alligevel eller at

i gang med at gøre noget der ikke er

egen forventning om at skabe ens egen personlige

være en mulighed at prøve noget andet men det kan man også vi har jo lempet

og og nu ved man så bare at det undervejs vigtigt at man er helt sikker

tilføje at det ærgrer mig at

at tegne et billede af at der ikke er nogen fleksibilitet men i

omfang det her skal diskuteres på ny

kigge på igen når man synes tiden

er jo inde i et forløb hvor vi er i gang med at gøre uddannelserne endnu mere fleksible

og jeg håber også at det kan betyde at den her debat ikke kommer til at være en der fylder så meget og virker en stor begrænsning derude vores ønske er at man hellere skal øge fleksibiliteten omkring kandidatuddannelserne og jeg må indrømme at hvis nogen kom med

tre hundrede million kroner eller det der nu er det beløb der hører hjemme på det her område så ville jeg

at gøre kvaliteten i det gældende system bedre end at fjerne den her aftale så venstre mener derfor

fleksibilitet i vores uddannelsessystem

mulighed for at udleve deres drømme og visioner om hvad de vil lave men vi er også nødt til at sikre at der er nogle klare forventninger til hinanden og at man får valgt rigtigt

vi kan ikke stemme for

om det er sådan ordføreren ser

om man ikke kunne forestille sig at det ikke altid lige er sådan

ønsker noget mere fleksibilitet i vores uddannelsessystem og jeg synes at det lyder lidt som om

venstre argumenterer for noget som egentlig bare handler om

økonomi det virker som om man har man har fundet en vaccine

høre om om ordføreren tror at det også i fremtiden vil være sådan

at når man tager en bachelor så skal man

fremtidens arbejdsmarked er et hvor jeg tror at man skal have en mere fleksibel mulighed når man læser videre og og den videreuddannelse der kommer efter de forskellige trin op i det det system der er nu skal være meget mere fleksibel end den er i dag det er jo det vores stærkt visionære og dygtige minister arbejder for at skabe på området og det glæder mig meget når jeg sådan ser tilbage på mit tidligere ordførerskab

konsekvenser for hvordan de unge tænker uanset om man opfatter det rationelt eller irrationelt at de så tænker sådan jeg havde to niende klassespiger der ringede til mig i dag og som skulle skrive projekt om det her med med presset i uddannelsessystemet de går i niende klasse og alligevel nævnte de uddannelsesloftet

spekulerede over da de gjorde det hvorfor gør i det det er jo om lang lang tid men det gjorde de altså så så det jeg egentlig godt kunne tænke mig at vide

om venstre så kunne være indstillet på at undersøge nærmere

påvirker det her de studerendes trivsel

mindre undersøgelse ude på universiteterne af hvad

mest angstprovokerende valg jeg har truffet i mit eget liv

hvad vej skal man i tilværelsen jeg forstår godt at det er svært jeg forstår også tror jeg at det det nok aldrig bliver et valg hvor man kan fjerne den fornemmelse af

man har valgt rigtigt eller ej og jeg er ikke sikker på at jeg tror på at at det

spiller ind her men hvis der kom en undersøgelse der viste det vil jeg

på de tal der viste det og så og så tage det til efterretning og kigge på de dispensationsmuligheder der er

opretholde den ordentlighed

tilbyder unge en uddannelse eller hele tiden at kunne videreuddanne sig

tage fejl og i visse tilfælde er der

lette og ubureaukratiske løsning vil være

man laver jo normalt store ændringer af uddannelsesområdet med

og studievejlederne havde mange steder siddet og vejledt forkert

derfor jeg synes det kunne være lidt interessant at få en undersøgelse af det hvor man decideret spørger derude hvordan det her har påvirket livet for de studerende og det tænkte jeg

ikke svarer helt konkret på det men

min fornemmelse at ministeriet følger det nøje

område og det gør man også aktivt ude på uddannelsesinstitutionerne hvis der dukker noget op i den forbindelse tænker jeg også at man

handler om en forhandling

afskaffe uddannelsesloftet det er en forhandling som vi meget gerne vil deltage i

uddannelsesloftet for os at se er en komplet elendig

afskærer mange unge fra muligheden for at få den uddannelse de drømmer

afskærer uddannelsesmulighederne hos de unge som vurderer at endnu en uddannelse kan styrke deres faglighed uddannelsesloftet giver også et velfærdstab for nogle gange

altså mening at en pædagog gerne vil uddanne sig til lærer eller at en sygeplejerske gerne vil uddanne sig til jordemor det giver dem en ekstra viden det giver dem flere kompetencer som er til gavn for os alle og for vores velfærdssamfund uddannelsesloftet bygger barrierer ind i vores uddannelsessystem selv om det vi har brug for

mange af os der er til stede i salen i dag tit bruger når vi snakker om uddannelse og

hvert fald en eller anden grundlæggende enighed om at det er det der er brug for uddannelsesloftet giver præcis det modsatte vi har brug for et fleksibelt uddannelsessystem og ikke et uddannelsessystem som låser unge mennesker i beslutninger

de træffer når de bliver studenter for der skal være plads til at lave fejl og uddannelsesloftet betyder at der kun er plads til at gå den lige vej gennem uddannelsessystemet at der ikke er plads til at træde ved siden af

ikke er plads til at vælge om men det mest alvorlige

mener jeg er den stress og det pres det giver alle unge der skal vælge uddannelse for lige pludselig

bliver man konfronteret med at uddannelse er et valg

er meget meget svært at gøre om og det giver et kæmpe pres som jeg virkelig tror er skadeligt for de unge mennesker der i forvejen oplever et meget stort pres fra samfundet min og enhedslistens holdning er at uddannelse skal åbne døre og ikke

vi arbejder for et uddannelsessystem hvor der er plads til at lave fejl hvor der er plads til at tænke sig om og hvor man kan uddanne sig hele livet derfor er jeg jo også glad for

har været en tilkendegivelse fra den socialdemokratiske ordfører om at hvis der kommer et nyt flertal efter et valg så bliver det her loft fjernet i enhedslisten støtter vi det her beslutningsforslag vi indgår meget gerne i forhandlinger om

i liberal alliance deler vi forslagsstillernes ønske om at afskaffe begrænsningen af dobbeltuddannelse jeg var faktisk til stede under fru mette reissmanns tale jeg sad blot i grebningen og nød en kop kaffe og nød den gode ordførertale så jeg har hørt hvad der er blevet sagt her om vores sommergruppemøde det er

studerende i hvert fald kan opleve det som en begrænsning af deres frihed

parallelle uddannelser som jeg også har sagt ved flere lejligheder og som herre jacob mark også har holdt mig fast på

jeg faktisk selv en dobbeltuddannelse så det ville jo være en anelse hyklerisk hvis jeg var meget imod det og derfor har vi så også foreslået

reglerne mod dobbeltuddannelse bliver fjernet så tror jeg imidlertid ikke og det er jo meget underligt at at der er nogen som helst diskussion om stress eller om at det er svært at være ung eller at det er svært at tage

tror heller ikke der er særlig mange der vil komme til at bruge det

den sum som det kostede

par procent

at de mennesker som godt kan lide at tale om stress i uddannelsessystemet

finde nogle andre anledninger til at tale stress op så derfor tror jeg ikke forslaget kommer til at fjerne stress men hvis vi for

antallet af behandlinger her i salen

et finansieringsproblem som skal løses og

finansieringsproblem som navnlig ligger venstre og dansk folkeparti og socialdemokratiet på

dobbeltuddannelse er jo navnlig disse tre partiers og derfor er det selvfølgelig også kun rimeligt at man sætter sig ned og

fastholdt og før der er den her alternative finansiering sådan at man kan opretholde det ønske som et meget stort politisk flertal har om at indrette dagpengesystemet på en given måde så kan vi

men noget så pragmatisk som et oplæg til forhandling

et forslag der handler om at indkalde til forhandlinger for at se om man kan afskaffe uddannelsesloftet se om man kan blive enige om en finansiering

at la nu hvor de ikke længere

ville være med på men det lyder ikke til at man har kunnet presse regeringen til

ordføreren er opmærksom på at det ikke er selve loftet jeg foreslår afskaffet

noget at det går meget meget langsomt med at gennemføre reformer så vi går ned i gletsjertempo med reformer og så kommer det jo nok

at las politiske ordfører var ude på de sociale medier forleden og sige hvor vigtigt det var at få afskaffet uddannelsesloftet

være nærliggende at la selv pressede tempoet lidt i vejret så hvis ikke nu så hvornår fristes jeg til at spørge hvis det ikke bliver før et valg vil man så være indstillet på straks efter et valg at sætte sig sammen og forsøge at

vi i det hele taget har når valget er overstået og så må vi overveje hvad vi vil bruge den til men det er da en af tingene det

i hvert fald lyde et klart og tydeligt

til beslutningsforslaget jeg tror ikke ligesom den tidligere ordfører at

der blev sagt at det vil man gøre uanset

det her bliver ændret eller ej vi tror i alternativet at uddannelsesloftet er med til at skabe stress og frustration omkring uddannelsesvalget

og føler sig stressede på grund af de mange valg

lavede en undersøgelse der viste at stressniveauet blandt de studerende på universiteter og professionshøjskoler er højt halvfems procent svarede at de har oplevet stress inden for det seneste

tre og tyve procent angav at de i løbet af det seneste semester havde følt sig stressede en stor del af tiden så

det sidste skud på stammen i en lang række politiske tiltag som sætter unge

større pres vi ved det går ud over deres trivsel og i bund og grund

de unge føler at de kan finde mening med deres liv det er svært at træffe et så afgørende valg

påvirker så mange år ud i fremtiden og det er svært at føle sig låst fast i en hverdag hvor man ikke oplever at det giver mening

vi have mere fleksibilitet tilbage i vores uddannelsessystem det ved jeg at de studerende selv synes og det glæder mig også at ministeren har fokus på det her med at vi skal have noget mere fleksibilitet ind i vores uddannelsessystem da loftet blev indført så så vi jo en reaktion fra rigtig mange der følte sig ramt nu bliver der nævnt at det ikke er et særlig stort antal jeg tror at dem der bliver ramt

hvor store tal vi kan slynge ud her vi så demonstrationer vi så underskriftsindsamlinger vi

fra de unge selv

at have adgang til en uddannelse samme adgang som vi selv har haft os der sidder her i folketingssalen vi skylder dem tryghed i uddannelsessystemet vi skylder dem et fleksibelt uddannelsessystem som tager hensyn til at man kan tage fejl for det er nemlig en rigtig god ting at tage fejl det er det vi lærer noget af og det er det vi skal lære de unge at det er rigtig godt at tage fejl og det skal understøttes i vores uddannelsessystem

jeg vil sige at det glæder mig at siden borgerforslaget i foråret

det glæder mig rigtig meget så hvis nogen skulle

vil jeg sige endnu en gang at alternativet stemmer for beslutningsforslaget

hører fortiden til måske er det vigtigste signal

indførelsen af uddannelsesloftet at det var dengang hvor man sagde skomager bliv ved din

vi skal jo ikke tilbage i tiden vi skal

vi kan ikke blive kloge nok og vi ved

folkeskoleklasser de går i tredje og sjette klasse

skal to tredjedele af deres kammerater ud på et tidspunkt og have nogle jobs som vi slet slet ikke har navn på endnu vi kender dem ikke

præget af forandring og hvor det eneste vi virkelig ved er

bygget op

en uddannelse på det samme eller på et lavere niveau der er nogle undtagelser men det er det grundlæggende princip og

det

og andre ting

der nu er lukket for mig er det altså en en gammeldags og forstokket måde at gå til uddannelse

ægte smagsdommeri fordi det udelukkende

man ligesom kan klatre videre

måde synes jeg at tilhængerne af loftet ignorerer hvad det egentlig er der skaber værdi og måske allermest hvad

skal skabe værdi i fremtiden

ambitioner det her handler om og end ikke fra et økonomisk synspunkt synes det at give særlig meget mening altså det var alene femten million kr der blev hentet til dagpengesystemet i to tusind og sytten jeg er med på

fremadrettet dagpengeaftalen skal selvfølgelig finansieres det vil vi også i radikale

med det her loft som er blevet ekstremt tydelige

ensretning der er fulgt med det de mange der dropper ud af deres uddannelser pludselig blevet sådan

af ressourcer

ikke bare sådan en omfordeling det

værdipolitik fordi det er frihed for den enkelte og guld for samfundet jeg tror egentlig

i den her kreds er det er nøglen til

i denne uddannelsestankegang er

og det skal vi tage højde for her

mere fleksibilitet i uddannelserne lad endelig det forløb

men sådan fungerer verden jo altså

det er rigtige og virkelige mennesker der savner nogle svar på deres problemer det er ikke

håndtrykslovgivning vi har fundet på herinde

regeringens ordførere at der ikke er nogen der udviser nogen

til det her uddannelsesloft og det forstår jeg udmærket skulle vi så

beslutningsforslag om i det mindste at forhandle om det

kommer det efter et valg og så kunne vi jo sådan set lige så godt gå i gang og vise at vi gerne vil arbejde

hun at hun egentlig gerne ville hjælpe til på de danske hospitaler for hun kan se

presset og det var svært under flygtningekrisen at kommunikere med og

så tænkte hun at når hun var færdig med de arabiske studier ville hun gerne være sygeplejerske men selv om vi mangler sygeplejersker i

kan hun ikke blive det

fysioterapeut og hun har i

men selv om vi kommer til at mangle læger og kirurger

der har en drøm om at læse psykologi og som startede på dansk med sidefag i psykologi i håbet om så senere at komme ind på psykologi

mulighed har man lukket ned for

filosofi og som tænkte at være spændende at blande det med molekylær biomedicin fordi hun ikke tror på faggrænser og tænkte at de fag kunne spille ind på hinanden på en spændende måde men det kan hun heller ikke få lov til de her eksempler på folk der er kommet i klemme er rigtige eksempler og jeg har læst dem op før men jeg synes ikke de er mindre

som flere ordførere har sagt har vi jo stået her før og har haft den her debat og

igen og igen og igen indtil det her uddannelsesloft bliver afskaffet

jeg sikker på det gør hvis ikke nu så efter et valg men det som jeg også synes er sket siden sidst

socialdemokratiet har været ude at sige at man

ligesom mange andre ordførere har sagt det

vi presser de unge og at de unge er

indefra og udefra og det vil man ændre på

staten der skulle bestemme hvor mange uddannelser man skulle tage for studerende er frie tak til la jeg mangler lige at se lidt handling men jeg håber det kommer

vi har fået flere målinger ude fra universiteterne vi har fået flere målinger fra

nogle af dem der repræsenterer de studerende der viser at uddannelsesloftet har en negativ effekt på de studerendes trivsel så jeg synes egentlig der er

være svært at lokke det ærede folketing til at stemme

forslaget som det lå hvis jeg bare foreslog at afskaffe uddannelsesloftet

lokke mine meget pragmatiske kolleger med

til at gå ind i nogle forhandlinger og sige at kan vi finde en alternativ finansiering kan vi måske afskaffe uddannelsesloftet det er

en afskaffelse af uddannelsesloftet men simpelt hen bare om en fælles tilkendegivelse om at vi kunne gå ind i det forhandlingsrum hvor vi afskaffer uddannelsesloftet men ikke engang det var der opbakning til

ministeren siger at vi har rigtig rigtig god vejledning i danmark og derfor er der måske ikke så stor grund til at være bekymret problemet er bare at man har skåret på

var vi endda selv med til bare så der er meldt rent ud her skar man på vejledningen og faktisk har der været rigtig mange undersøgelser efterfølgende der

at vi ikke får vejledt på den måde vi skal at der er rigtig mange unge der slet ikke ved når de bliver vejledt og at vi har en hel gruppe af dem der er uddannelsesparate som ikke bliver vejledt dem på ungdomsuddannelserne modtager nærmest ikke nogen vejledning og hver gang vi snakker om

indføre vejledning efter en endt ungdomsuddannelse bliver det bare afvist så jeg ved ikke hvor

rigtig mange studerende der kom i klemme på grund af manglende vejledning så siger ministeren at det er meget få og en anden ordfører siger at

været særlig populært at tage to uddannelser hvad er så problemet

stress og som ikke er godt for vores uddannelsessystem og som strider mod statsministerens egen tænkning om at man skal kunne uddanne sig hele livet

at de studerende skal lade være med at tro at det lige præcis rammer dem lad være med at tro at

i bliver ramt af uddannelsesloftet om mange år er nok ikke så stor men jeg tror bare at når man ser uddannelsesloftet i en sammenhæng hvor man også har nationale test mange flere end nogen sinde før mere pisa deltagelse end nogen sinde før uddannelsesparathedsvurdering eller ikkeuddannelsesparathedsvurdering mere karakterræs og karakterbonusser så summer det sig op til at være et stort pres

derfor mener jeg at uddannelsesloftet rigtig godt sted at starte

udvalgsbehandlingen og prøve at få skrevet en eller anden form for beretning

en betænkning og der kunne

sammen markerer at det her vil vi ændre efter et valg jeg håber egentlig at liberal alliance

der både på deres sommergruppemøde og på sociale medier og alle mulige andre steder har sagt at det vil de også

netop fordi jeg håber og tror på at liberal alliance vil være med til

to kandidatgrader

intet har med hinanden at gøre nemlig filmvidenskab og sociologi i nogle perioder har jeg levet af den ene grad

perioder har jeg levet af den anden og det er nok mest den sidste jeg har levet af men uanset hvordan og hvorledes ville jeg ikke være

jeg havde begge mine kandidatgrader og det har været til utrolig stor gavn både for mig som person person og for staten i form af skatteindbetalinger jeg tror jeg vil gøre det til en tradition at læse det meget rammende citat op

jeg åbner forhandlingen om lidt når jeg har ordførererne på plads heroppe på forreste række hvor i bedes finde den pult med det lille mærke på der viser

jeg formoder at i har logget jer ud på egen pult så i nu om kan logge jer ind på

jeg er lidt usikker på om i alle sammen har prøvet at sidde på på de pladser her nogle af jer har i alt fald men der er en enkelt der ikke har

jeg se at de ordførere der er til stede i salen er ved at være på plads på de nu lånte pulte så jeg erklærer forhandlingen for åbnet og den første taler er ordfører for socialdemokratiet peter hummelgaard thomsen

jo enten åbne

en lang forkromet diskussion

ende med at der er en vis form for enighed og jeg har

at der efter den her redegørelsesdebat i dag vil vise sig en vis form for enighed

sandheden er og jeg skal ikke

ved sidste års redegørelsesdebat at jeg synes det på alle tænkelige måder var meget beklageligt

at afstemningen i december måned to tusind og femten fik det udfald som den gjorde det synes jeg af en lang række forskellige årsager

det både fordi jeg synes det havde klædt danmark at være fuldt

fordi der var en lang række af de retsakter som vi stemte om som rent faktisk også havde

nogle af de bekymringer som

i mit parti i hvert fald har haft efter

besluttede sig for at takke nej til at afskaffe retsforbeholdet og vi stod i det her såkaldte limbo

særaftale som vi har fået og som vi på tværs af folketingets partier et fuldstændig enigt folketing har forhandlet om

materialisere sig i store problemer og vi skylder jo

også man skal anerkende at regeringen ud fra det mandat der lå i aftaleteksten også har forsøgt at

bør give anledning til bekymring når det er at rigspolitiet siger at den nuværende aftale

for at kunne bekæmpe grænseoverskridende

efterforske grænseoverskridende kriminalitet og det siger jeg i den her debat fordi jeg også bare

deltagere i den her aftale uanset om man anbefalede et ja i december to tusind og femten eller om man anbefalede et nej i to tusind og femten bør tage ansvar for den situation

advarselssignaler i den her sammenhæng bør give anledning til at vi i fællesskab forsøger at forberede den givne situation den anden ting og det handler ikke så meget direkte om europolaftalen er

begynder at være et egentligt grundlag at kunne tiltræde

nogle af de ting som har optaget både mig og mit parti meget er jo hvordan vi både forhindrer

udbytteskatteskandaler til anden form for økonomisk kriminalitet til livs i den sammenhæng vil en dansk medvirken i eurojust

side lyde en opfordring til alle partier uanset om man anbefalede et ja i december to tusind og femten

lige så aktivt

gjorde da vi skulle forhandle en europolaftale og give regeringen et grundlag at forhandle en særaftale på danmarks vegne

når det handler om eurojust

del af debatten men bare for at opsummere

på det givne grundlag sige at aftalen egentlig fungerer ganske udmærket men med det forbehold og en appel

meget opmærksomme på den advarsel som rigspolitiet endnu en gang giver folketinget

så meget desto mere synes jeg der er grund til at

til ordføreren for en meget afbalanceret ordførertale altså alt det

dejligt at høre det fra den socialdemokratiske ordfører

fortiden var det ikke ærgerligt at vi fik lavet en lissabontraktat der betød

afskaffe hele retsforbeholdet for for eksempel

og det vil sige kæmpe bidragsyder til

kan lave et fornuftigt politisamarbejde mod grænseoverskridende kriminalitet mellem demokratiske stater der ikke er bundet op på at man nødvendigvis er medlem

videre populær på mange forskellige steder

tusind og femten og sige at jeg i virkeligheden syntes at vi fra jasiden ikke bare strammede den lidt men strammede den meget i i den tilgang vi havde til at forsøge

danskerne allerede på det tidspunkt havde jeg den bekymring at vi kom til at tale ned til danskerne jeg mente sådan set at der var masser af fornuftige

fuldt og helt deltagende i europol men også for for at

afventer stadig væk med spænding hvordan de har tænkt sig at løse

altså der er norge der er et tredjeland og der er andre lande som er demokratiske lande og det er jo det vi snakker om vi snakker ikke om at tyrkiet

vi snakker jo om demokratiske lande så er der ikke allerede grundlag for

de forskellige politimyndigheder i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet

fortolkningen af hvad suverænitet er

under folkeafstemningen

komme til at opleve at man kunne blive fængslet i andre eu lande for for en lang række ting

kan have den her fortrolige udveksling af oplysninger det betyder ikke at man skal lade være med at diskutere det og heller ikke

til europol og der er sådan set ikke så meget nyt under

sidst vi debatterede spørgsmålet så

kan jo godt ende med at blive meget retrospektivt det

lange er jo at rigspolitiet fortsat konkluderer at den her aftale er

den situation vi har nu operationelt næsten svarer til den direkte adgang som politiet havde frem til den

ringede medarbejdere der ønskede oplysninger som skulle tjekkes i europols databaser til ansatte hos nec der dengang fik deres lønseddel fra rigspolitiet

opgaverne altså også af to ansatte i haag som så også får deres lønseddel fra europol så det er mestendels et spørgsmål om

vælter læsset så har vi også den situation at om aftenen håndteres

de her henvendelser direkte til europols operationelle center det er sådan at som led i den her aftale fik danmark jo mulighed for at ansætte otte personer og rigspolitiet har så vurderet at fire var tilstrækkeligt så skulle vi opleve den situation at vi pludselig har

udvekslingen af informationer via siena er

og antallet af danske registreringer i

og danmark er selvfølgelig stadig blandt de flittigste søgere i eis

vi kan roligt konkludere at dansk politi i

i analyseprojekter og bestyrelsesmøder hvor jeg også erindrer noget fra debatten

ville vi blive udelukket fra der er det sådan at der er oprettet ét nyt analyseprojekt siden den første maj to tusind og sytten

så er der afholdt seks møder i europols bestyrelse siden den første maj to tusind og sytten dem har danmark været med til

alle sammen og da man jo ikke stemmer i europols bestyrelse er

danmark også her i praksis stillet fuldstændig som før den første maj to tusind og sytten se vores ærede kollegaer i retsudvalget var jo

man hos europol var glade for at danmark havde sagt ja til den her

får når vi har hørt om hvor store fortrædeligheder der har været med aftalen og

glade vi skulle være for at de andre havde sagt ja til aftalen når det nu er sådan at billedet i haag altså er at de er uhyre glade for at

vi har fået en knippelgod aftale

den jargon som man bruger i retsudvalget

så fremtiden som flere ordførere har været inde på som tilfældet jo var i to tusind og sytten skriver rigspolitiet også i den her redegørelse at i nær fremtid

dansk politi være stillet ringere end politimyndighederne i andre lande

det er åbenbart sådan et begreb der rummer en vis form for elastik

vi har haft hidtil

over for den situation at skulle tage afsked med storbritannien med udgangen af marts to tusind og nitten og det betyder også at europol skal tage afsked med

er storleverandør af informationer til eis de sidste tal jeg så

fleste af os her ved jo godt at london om nogen er hovedsæde for udbredelse af islamisk ekstremisme og terror i europa

fuldstændig ligegyldigt om storbritannien nu er en del af det her samarbejde eller ej derfor er det selvfølgelig også afgørende at storbritannien

man kan konkludere når man nu har en situation hvor storbritannien melder sig ud hvor norge ikke er en del af samarbejdet

en række lande på vestbalkan som også er problematiske i forhold til terrorisme ikke er

der inddrager en større kreds af

så kan inddrages i det her arbejde og også nyde

jeg har det sådan og jeg tror mange andre også har det på den måde at når det handler om vores fælles sikkerhed og tryghed i europa så er det faktisk for vigtige og væsentlige temaer til at indgå i

her benytte lejligheden til at give den opfordring at

bliver bedre rustet til fremtiden på en måde så både lande

i arbejdet for derved at sikre den størst mulige opbakning til det vigtige arbejde

ingen tvivl om at den aftale vi har fået er virkelig virkelig god og

dommedagsbetragtninger som vi har været lidt inde på om danmark som de pædofiles paradis og yndlingsdestination for børnelokkere og jeg ved snart

endegyldig kan begrave

dataadgang vil blive anvendt i forbindelse med den igangværende implementering

implementeringen af quest indebærer at der for de eu medlemslande der er medlemmer af europol indføres en mere smidig og hurtig adgang til en del af oplysningerne i eis

kunne tilgås i forreste linje af det operative personale via mobile søgeplatforme

blive stillet til rådighed for danmark som følge af at danmark efter europol aftalen ikke har direkte adgang til eis rigspolitiet har i den forbindelse oplyst at det betyder at dansk politi ikke med samme smidighed som politiet i de øvrige eu lande vil kunne foretage opslag i eis som led i det patruljerende politis opgavevaretagelse herunder i forbindelse med udlændingekontrol grænsekontrol eller indsatsen over for udenlandske personer med relation til bandemiljøet

opfattelsen af at udlændingekontrol grænsekontrol i hvert fald

i bandemiljøet er vigtig kan ordføreren se det tragikomiske i at hans

parti har medvirket til at dansk politi ikke får de

sidste år der var det også i nær fremtid at alle de her fortrædeligheder ville ske og det er det så stadig væk og som jeg også sagde i min ordførertale

begreb åbenbart noget der rummer en vis elastik jeg ved ikke om det så er om ti år men men det rummer i hvert fald en vis elastik

synes altså ikke der er nogen grund til sådan at bekymre sig på forhånd om noget der kommer til at ske om en rum tid hvor europol måske fuldstændig har ændret karakter altså hvor det

ikke bare er et samarbejde mellem

eu lande og nogle tredjelande men måske et samarbejde hvor mange flere lande tager aktivt del i det til gavn for europæernes

rigspolitiet og betragter dem som større eksperter

både jeg selv og ordføreren og her står der altså antræffer politiet således en udenlandsk person eller standser et udenlandsk køretøj der er mistænkt

indgå i kriminelle aktiviteter vil politipersonalet ikke på stedet kunne foretage en søgning via mobiltelefon i eis med henblik på at fastslå om

er kendt for kriminalitet i andre eu lande det er ikke

ikke overdramatisere altså man skal heller ikke sige at det her er en katastrofe det er det jo ikke på nogen måde tværtimod har vi

helt i orden og er en god aftale den operationelle praksis er som den hidtil har været og europol er også glade så jeg synes

rækken af redegørelsesdebatter hvor vi gør status over dansk politis situation i forhold til europol det er noget der fremgår af den politiske aftale som vi indgik den tolvte december to tusind og seksten at vi her i folketinget vil følge udviklingen i forhold til europol nøje og at vi årligt vil gøre status på baggrund af den rapport som rigspolitiet udarbejder

så gået et år siden justitsministeren afgav den første redegørelse her i salen og jeg synes det fremgår helt tydeligt af dagens redegørelse at tingenes tilstand er spidset til siden selv om det igen er en nøgtern og objektiv redegørelse der hverken er forfattet af en ja eller en nejside så står det klart at konsekvenserne af vores udtræden af europol allerede nu er begyndt at vise sig

den debat vi havde både før og efter afstemningen om det danske retsforbehold har jo så gået på at dansk politi ville miste sin direkte søgeadgang

det har så været dansk politis virkelighed

centre og selv om rigspolitiet vurderer at ordningen indtil videre har været tilfredsstillende det virker så kan være med at tænke på den dag hvor de kriminelle begynder

uden for almindelig arbejdstid for mig at se er politiets adgang til ais nogenlunde rimelig hvis de har antruffet en mistænkelig person ved for eksempel den dansk tyske grænse mellem klokken ni

så jeg håber at forbryderne bliver tilbageholdt i et af de andre eu lande hvor det såkaldte quest system snart bliver implementeret her kan det patruljerende politi jo altså søge direkte i europols databaser ved hjælp af en mobiltelefon eller tablet som led i deres opgavevaretagelse det er så smart at man endda kan lægge sin mobiltelefon direkte oven på et pas og trække diverse oplysninger ud af

grænsekontrol eller kontrol med udenlandske personer der har relation til bandemiljøet i dagens redegørelse oplyser rigspolitiet

i forbindelse med det patruljerende politis almindelige kontrolopgaver er praktisk uhåndterbart systematisk at anmode om opslag i eis via vagtcentralen og det er derfor rigspolitiets forventning

politi kun vil anmode om søgninger de gange de har en meget konkret mistanke om for eksempel grænseoverskridende kriminalitet

personer eller også personer der bare virker mistænkelige

besværlige måde altså at man kontakter et andet sted

kontrollere de oplysninger men kun vil gøre det hvis man har en direkte konkret mistanke jeg forstår udmærket politiets behov for at prioritere det er et nødvendigt onde og ikke nogen kritik af politiet men jeg synes at det er foruroligende at det skal være sådan når den grænseoverskridende kriminalitet er så alvorlig som den altså er i disse år og det ærgrer mig virkelig at vi ikke kan give politiet de bedste muligheder for at beskytte borgerne og at vi skal spilde

skatteborgernes penge på nogle molboagtige løsninger for nuværende kan vi ikke gøre så meget andet end at følge udviklingen nøje hvilket vi jo også har en aftale om her

så må vi jo glæde os over at det trods alt lykkedes os at få en aftale omend den altså ikke er at sammenligne med et rigtigt medlemskab af europol som havde været det bedste for danmark og for danmarks sikkerhed

at presse de sidste blodsdråber ud af den der sild der har ligget sådan seks otte ti dage

så venlig at erindre mig om hvad der stod i den her før og så skal jeg altså erindre

der står på side 2 det fremgår endvidere af redegørelsen at det i forhold til adgangen til europols databaser er rigspolitiets vurdering at aftalen sikrer dansk politi en adgang der operationelt næsten svarer til den direkte adgang som dansk politi havde frem til den første maj to tusind

jeg er fuldt med på den der fremtidsmusik men men jeg forstår

ikke se at det spidser til så vil ordføreren ikke redegøre for

er der en forsinkelse og der er der søgninger der ville være blevet foretaget som ikke bliver foretaget det kan der ikke være nogen tvivl om men jeg kommer ikke og påstår at

er væltet ind over grænsen slet ikke de skræmmebilleder vi taler

er mere besværlig den er mere tidkrævende og dermed ressourcekrævende politiet kunne bruge kræfterne bedre andetsteds hvis man havde et fuldt og helt medlemskab af europol

er selvfølgelig fremtidsmusikken som ikke er

men som er virkelighed og som bliver rullet ud nemlig at man får den direkte søgeadgang ude fra

politibiler ude fra grænsekontrollen og andre steder hvor man systematisk ville have kunnet

må klare os så godt som muligt inden for de rammer der er men at det er optimalt det kan man

begejstrede mennesker adgang til at aflevere dansk suverænitet ved almindeligt flertal i folketingssalen og den fremtid vil jeg gerne

er at der er søgninger som bliver foretaget hvis de ikke er akutte

bliver de foretaget dagen efter men jeg synes ikke jeg kan læse nogen steder at man siger at der er nogle søgninger man ville

en forsinkelse på hvor lang tid det tager at få de oplysninger ind og da det er et skøn i hvert enkelt tilfælde

et stort problem at man ikke kan søge uden for normal åbningstid

man fra rigspolitiets side skal udnytte den aftale fuldt ud så kan man søge hele tiden

er vigtigt men herre jan

jan e jørgensen måske fordi det ikke er så vigtigt

et andet spørgsmål

tidligere havde mulighed for at søge direkte i europols register hvor mange

næsten som om enhver politimand havde lov til det hvor mange personer

havde lov til at søge direkte

som systemet var før det her blev opfundet hvor vi skulle ansætte personer direkte i europol var der omkring hundrede betjente ansat ved dansk politi der havde den direkte søgeadgang

hundrede er altså mere fleksibelt og hurtigt end fire det tror

vi stemte ja så derfor havde jeg ikke

om syndsforladelse som som nogle af de andre ordførere jeg taler om at den løsning der er nu

så god som den kunne have været men politiet må selvfølgelig konkret vurdere om det giver mening

der en gang imellem kommer en henvendelse der har de så

vurderet at kræfterne vil være brugt bedre på

de pågældende betjente får deres nattesøvn og så laver politiarbejde dagen efter det vil jeg ikke blande mig i men selvfølgelig ville

at man havde den direkte søgeadgang fire og tyve syv det kan selv ikke enhedslisten være uenig

og så videre den diskussion skal jeg tage op i min ordførertale lige om et øjeblik men jeg vil godt sige at

meget hård kritik herre jan e jørgensen rejser af dansk politi

så ville dansk politi selvfølgelig udnytte den aftale der

med europol og ikke nøjes med at have fire ansatte

og kalde det molboagtige løsninger og hvad ved jeg

altså ikke noget dansk politi opfatter

de vil udnytte den mulighed der ligger lige foran dem nemlig

og bede vedkommende foretage en søgning selvfølgelig kunne det lade sig gøre men det er da mere bøvlet end at have direkte søgeadgang det kan vi da ikke være

oppe mod en sand ekspert der i valgkampen eksempelvis mente at hvis vi stemte ja

at afskaffe retsforbeholdet så ville det kunne indebære at adgangen til registreret partnerskab i danmark

at folk af samme køn kunne blive gift med hinanden ville blive fjernet så

skulle diskutere om vi nødvendigvis skulle have den her diskussion hvert år

eller en gang i hver valgperiode medmindre der skete noget nyt og en aftalepart syntes at vi skulle have den så kunne vi tage den så ville ingen blive forhindret i det

lidt underligt at vi hver eneste gang

og sige stort set de samme ting og tilbage til den samme fortid for

få tiden til at gå herinde fordi der reelt ikke er sket noget

fuldstændig chokerende og det mener jeg uden

lave grin jeg synes at det er chokerende at europol lukkede for danmarks adgang til registrene i en periode

der besluttede man simpelt

ikke direkte adgang okay spændende

formentlig ikke rengøringsassistenten det er formentlig heller ikke elektrikeren

computerne det er formentlig

det må for resten ikke jeg må indrømme jeg synes det her kalder på en

justitsministeren når justitsministeren kommer

kunne gå til at europols ledelse

adgang til registrene det kunne jo

have haft alvorlige konsekvenser det håber vi ikke det

været en situation hvor der havde været brug for at få de oplysninger

noget der kan gøres en lille smule hurtigere hvis man vil ansætte nogle flere til det

nogen problemer det siger redegørelsen også

er nogen problemer i forhold til tidligere det fungerer stort set på samme måde

har lavet om samarbejdet mellem europol og danmark jo skriver at det samarbejde

er det europol siger og det er jo dybest set også det

er nogle udfordringer for fremtiden og der har herre jan e jørgensen en pointe herre jan e jørgensen kan dårligt vente på den fremtid hvor enhver politibetjent i hele eu

alt muligt mellem himmel og jord altså

i danmark er grænsekontrollen også hjemmeværnet og andre så de skal

det man er mest interesseret i selvfølgelig at få den bil eftersøgt

i et register om den bil er eftersøgt eller ej

for kriminalitet det er det rigeligt i forvejen

vi har en stor debat der venter

den er ikke taget op i den her redegørelse det er heller ikke opgaven

en stor debat der handler om hvad vi gør når storbritannien træder ud storbritannien er en af de store bidragydere og at forestille sig et europol uden storbritanniens deltagelse er meget vanskeligt og derfor bør danmark kende sin plads og rejse diskussionen om hvordan vi laver et politisamarbejde

registersikkerhed som involverer alle og hvor en adgangsbillet eller

schweiz kan være med der skal være mulighed for at norge kan være fuldt medlem der skal være mulighed for at storbritannien kan være medlem og så videre den diskussion håber vi meget at

politiets bedste ven og nære allierede

når jeg læser op af det program som herre søren søndergaard selv har været med

for enhedslisten er frem for alt opløsning af politiet og militæret der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste alt for effektive allierede et socialistisk samfund kan ikke bare overtage den nuværende stat som fundamentalt set er indrettet til at organisere og forsvare netop et kapitalistisk samfund det gælder den danske stat og endnu mere altomfattende den eu stat der er under opbygning

handlede om at man kunne organisere kriminalitetsbekæmpelsen på en anden måde da er en meget interessant tanke

der handler om hvordan man undgår at

men virkeligheden er jo bare

kunne give svaret på hvordan det skulle foregå

det fuldstændig absurd at rejse den diskussion så derfor er jeg

den her fremtidsmusik som vi taler om med quest

jeg altså bare oplyse om at rigspolitiet

implementeringen af quest er det tyskland estland spanien finland grækenland litauen slovakiet og polen der har haft adgang til et testmiljø i quest og rigspolitiet har endvidere oplyst at estland og spanien forventes snarest at kunne tage systemet i brug operationelt

og den direkte adgang for politiet er altså

nærmere fremtid end enhedslistens drømmescenarie om et

man får adgang til via quest er det alle oplysninger en af de få ting

at kontakte via de kanaler vi nu kan kontakte

høre om det våben er efterlyst hvad er problemet eller forestiller herre jan e jørgensen sig at man skal eftersøge virtuelle våben våben som man ikke har hånd om som man

det system i forhold til våben hundrede procent lige så godt

at vi gør det altså holder øje

det er selvfølgelig vigtigt at dansk politi har et tilfredsstillende operativt udbytte af de aftaler vi indgår dansk politi skal selvfølgelig have de værktøjer

de har behov for når det kommer til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og det

redegørelsen konkluderer jeg hæfter mig særlig ved at den aftale som vi har med europol har udmøntet sig på en måde som gør at danmark har bevaret

operationelle udbytte af samarbejdet det er rigtig positivt det glæder jeg mig over

det forlød dengang vi havde den

debat at europolaftalen ville kunne medføre nogle operative udfordringer særlig i forhold til vores adgang til eis derfor læser man selvfølgelig også den del

med særlig interesse og her vurderer rigspolitiet i dag at den ordning som danmark har er operativt tilfredsstillende det vil sige

har forhandlet sig frem til stiller os bedre end de øvrige

er en indsats som bør værdsættes summa summarum synes jeg

sige at når to parter har en gensidig interesse og

handler det om at hjælpe hinanden med at bekæmpe international kriminalitet finder man også fornuftige løsninger

end at dansk politi skal være fuldt operationelle både til at bekæmpe udenlandsk kriminalitet i danmark men også til at hjælpe vores partnere i andre lande med at bekæmpe kriminalitet og det viser sig jo så at når man sætter sig ned og skal finde løsninger sådan set også den fornuft der råder så

håber på og jeg tror også på at vi får

da vi havde folkeafstemningen sagde vi i alternativet ja men det var ikke alle der lige

gerne gå endnu dybere i det europæiske samarbejde i forhold til europol

jeg kan heller ikke komme med et tidsestimat på hvor lang tid der går inden udfordringerne sådan for alvor slår igennem men vi noterer os at de kan komme og derfor har det heller ikke rokket

idet det bliver overstatsligt idet vores samarbejde

i bestyrelsen med stemmeret i europol

i hvert fald være jeg kan jo ikke sige om det er et problem men

stemmeret i det samarbejde

til rigtig rigtig mange informationer fra sin tablet eller telefon om mennesker rundtomkring i europa vi mener at det er rigtigt at skabe muligheden for at få informationer men hold da op hvor

policy systemer til at håndtere dem så vi siger ja tak til redegørelsen og tak fordi jeg måtte blive oplært i nogle

der nåede os selv om det jo klart var

omfang da der aldrig bliver stemt i den bestyrelse

faktisk allerede er begyndt med en lang række lande nemlig det der med at millioner af embedsmænd rundt omkring i eu og i europol

adgang til direkte at gå ind i europols registre og søge

at et parti som alternativet

man får den fleksibilitet så vil det også være en løsning der efterkommer de behov som vi har i

føler mig lidt hjemme som it ordfører

jeg har set hvad det er for en løsning jeg kunne ikke forestille mig at den slap igennem nåleøjet hvis ikke der blev taget virkelig godt hånd om de informationer der var

vores observatørrolle kunne vi godt tænke os var på en anden måde og jeg er faktisk ikke bekendt med hvor ofte der bliver stemt og om der nogen

man kan kalde det til at alle oplysninger ikke bare kan hentes af hvem som helst og jeg vil tilføje til effektiv kriminalitetsbekæmpelse

kan hentes af de kriminelle så er det ikke så meget værd for eksempel hvis

på det lokale gadehjørne hvilke biler der er efterlyst så

høre om alternativet kan love både i forhold til sin kandidatur til

men også her i folketingssalen at den slags ting

til at blive vedtaget og danmark ikke kommer til at tilslutte sig uden at vi har en meget meget meget grundig diskussion om netop spørgsmålet om registersikkerhed

altså hvis det er en grundig diskussion hvor vi skal sikre rammerne på et niveau der matcher vores ideer om

digitale frihedsrettigheder og ønsket om

er det for alternativet

ikke den store betydning men vores observatørrolle må alt andet lige

jeg gravede selv længe for at finde argumentet frem da jeg

det bliver nok ikke en folkeafstemning på det mandat

den der observatørpost var på en anden måde

vi har jo fuld taleret og så videre

i den bestyrelse så jeg kan simpelt hen ikke se hvorfor vi skal trampe løs på

en observatørpost i en bestyrelse hvor vi har akkurat de samme rettigheder som alle andre

andre ordførerskaber hvor der også foregår nogle aktiviteter og derfor må i må i nøjes med mig i den her omgang i radikale venstre havde vi jo selvfølgelig gerne set at danmark var kommet med i europol og vi havde også gerne set at man var kommet af med hele retsforbeholdet men men sådan gik folkeafstemningen ikke og nu er vi jo så i gang med at prøve

set udmærket som det er lige nu men jeg bider mærke i et

redegørelse som jeg lige vil læse op her og som egentlig meget godt omfatter hvad der også er radikale venstres opfattelse og nu citerer jeg det er dog rigspolitiets vurdering at den manglende direkte søgeadgang herunder særligt den manglende adgang til quest og den manglende mulighed for at lade oplysninger

europol indgå direkte som understøttende datakilde i politiets analytiske og proaktive kriminalitetsbekæmpende arbejde inden for meget kort tid vil indebære en væsentlig begrænsning af dansk politis mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med

altså en væsentlig begrænsning vi kan ikke se nogen grund til hvorfor vi vil ende i en situation hvor dansk politis mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet skal stå over for en væsentlig begrænsning og derfor så vi jo stadig væk gerne at man viste rettidig omhu og fik danmark til

europol så vi kunne undgå den situation

det citat rammer meget godt ind hvorfor vi gerne så

danskerne nu ikke sagde ja til at afskaffe retsforbeholdet og derfor bliver jeg bare nødt til at spørge

siden den første maj to tusind og sytten så

nødt til at spørge ordføreren om noget andet nemlig om det er det radikale venstres opfattelse at vi skal have en folkeafstemning nu om afskaffelse af retsforbeholdet altså

er at det jo er fuldstændig korrekt at vi har fået en aftale som ifølge den her redegørelse siger at på nuværende tidspunkt går det an i forhold til hvad politiet siger her men

som jeg sagde i min ordførertale kommer der altså ifølge politiets egen vurdering nogle udfordringer og en væsentlig begrænsning af deres muligheder og det synes vi jo selvfølgelig er en dårlig idé

vi vil være klar til en folkeafstemning men vi

vil ordføreren ikke i det mindste erkende at

bliver det store argument der skal overtale danskerne til at afskaffe det vel næppe fra radikale venstres side på baggrund af det vi ser i dag danmarks tilknytning til europol

kommer til at påvirke danmark vores borgere vores virksomheder bliver påvirket af det der bliver besluttet i eu og derfor synes vi det er en grundlæggende god idé

det er vores grundlæggende argument imod forbeholdene og det tror jeg også vil være den strategi

fortiden og forløbet og den aftale der er indgået men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre

ordføreren selv vælger at læse det citat op hvordan det radikale venstre fremadrettet

når vi skal tage stilling til at etablere for det vil vi jo så skulle tage stilling til på et tidspunkt et register med alle mulige oplysninger om folk som måske en million mennesker i europa kan søge i og hvor vi uden at fornærme nogen vil sige at hvis man har hundrede dollar

en hvilken som helst kriminel eller anden gå hen og bestikke sig til at få søgt i det register

eller ser det radikale venstre ikke også nogle enorme problemer i et

lang tid at få afklaret både i europa parlamentet og folketinget og imellem landenes regeringer

netop derfor vi synes vi skal være med det er jo lige præcis det der er kernen i hvorfor radikale venstre gerne vil være med i eu og

korrekt at der vil være millioner der vil kunne komme ind og kigge i data om også danske statsborgere

skal vi da prøve at sørge for at det foregår på en ordentlig måde med en begrundet mistanke

bliver noget masseovervågning men jo netop derfor vi skal være med

men jeg tager fuldstændig ad notam den bemærkning om at det er derfor de radikale ønsker

være fuldt og helt med i eu og afskaffe alle forbehold hvad enten det er militært eller ømuen og så videre

og det er så bare der den politiske forskel er men jeg er glad for tilsagnet som jeg opfattede det om at vi selvfølgelig

ser ud til at kunne udfoldes praktisk også kan diskutere

besværligt for dansk politi at slå til over for

kriminalitet

svært at gøre op men det vi kan konstatere er i hvert fald at der har været udvist en stor vilje til pragmatisme både fra danmark og de lande vi arbejder sammen med og vi kan da heldigvis også konstatere at den elektrikertegning som nu dækker samarbejdet mellem politimyndighederne i eu virker sf anbefalede jo at danmark havde besluttet sig for at være fuldgyldige medlemmer det skete ikke

vi arbejde på at gøre så stabil og stærk som muligt

der sådan set ikke har gjort det er jo venstres ordfører men men alle andre

har forholdt sig til virkeligheden i det her det synes vi jo er rigtig positivt men jeg kunne

den der vision som især venstres ordfører gjorde meget ud af skulle ligge lige foran os

politibetjent eller grænsevagt eller hvad det er gendarm et eller andet rundtomkring i hele eu området og i lande uden for eu måske også men i hvert fald i eu området kan søge direkte i en håndholdt tablet

oplysninger om borgere

er det en vision som sf forestiller sig gennemført uden meget meget sikre og håndfaste garantier for

den vision eller hvad vi kan kalde det som kom fra herre jan e jørgensen hvis den fremtid skulle være inden for rækkevidde skal vi da i den grad sørge for at beskytte os mod det misbrug der helt åbenlyst ligger inden for den samme rækkevidde

nu et overblik over et års praktisk erfaring i redegørelsen gennemgår dansk politi

redegørelsen viser at danmarks muligheder generelt er blevet bevaret og det er godt det viser at vi har fået en god aftale det har været ambitionen at fastholde det tætte samarbejde med europol og det er uændret for eksempel har dansk politi fire og tyve syv adgang til at dele oplysninger med europol dansk politi har dog

oplevet at være udelukket fra adgangen til europols database

og det må jo ikke ske redegørelsen bekræfter også velkendte begrænsninger som vi også var inde på ved sidste års redegørelse og det er jo de begrænsninger der er ved at træde ud af aftalen og lave en ny aftale som et tredjeland redegørelsen nævner

at dansk politi ikke har haft mulighed for at integrere dele af europols oplysninger i analyseplatformen pol intel det kan ikke lade sig gøre inden for rammerne af aftalen konsekvensen her er

seksualforbrydere der ellers ville have indgået i konkrete efterforskninger

politi og udlændingekontrolafdelinger ved grænserne ikke længere har

søgeadgang til europols fælles database politiet kan ikke anvende europols informationssystem som en fast datakilde i politiets vigtige nye it system pol intel

ordningen ifølge rigspolitiet er velfungerende og tilfredsstillende har danmarks udtræden af europol haft

konsekvenser indtil den første november to tusind og sytten havde blandt andet politiets udlændingekontrolafdelinger og pet

til europols databaser men nu skal de anmode om søgninger via europol og afvente svar

i redegørelsen advarer rigspolitiet om at dansk politi vil gå glip af en kommende mobil søgeadgang til europols databaser

det inden for meget kort tid vil betyde som de skriver en væsentlig begrænsning af dansk politis muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet men alt i alt er det en fin redegørelse der på saglig vis beskriver dansk

erfaringer det første års tid som viser at vi

fået en god aftale det er ikke som at være med hundrede procent men det er det optimale vi kan få ud af

alt støtter vi

holde øje med samarbejdet og det udvikler sig i fremtiden for det med grænseoverskridende kriminalitet har en høj prioritering

i debatformen alle partier i folketinget er enige om at søge aftalen og vi

da vi sidste år gjorde status over dansk politis situation i forhold til europol

havde aftalen kun været i kraft et halvt år som konsekvens af aftalens overgangsordning havde dansk politi fortsat haft direkte adgang til europols informationssystem indtil den første november

havde vi ikke endnu det fulde billede af hvordan aftalen ville blive udmøntet det ved vi nu europol aftalen er i dag implementeret i sin helhed og redegørelsen gennemgår dansk politis erfaringer med aftalen i praksis redegørelsen viser at europol aftalen er blevet udmøntet på en sådan måde at danmarks operationelle udbytte af europol samarbejdet i videst muligt omfang er bevaret det er meget positivt da vi indgik aftalen var det jo netop afgørende at dansk politi så vidt muligt kunne fastholde

redegørelsen bekræfter at det i vidt omfang er lykkedes os at fastholde status quo det ses blandt andet ved at dansk politi inviteres til at deltage i nye operative analyseprojekter at dansk politi deltager i bestyrelsesmøderne og at dansk politi fortsat har en fire og tyve syv adgang til at dele oplysninger med europol det glæder jeg mig over det bekræfter

vi grundlæggende har en god aftale med europol en aftale som sikrer at dansk politi fortsat kan være tæt på samarbejdet i europol redegørelsen beskriver dansk politis situation i forhold til europol

som situationen nu engang er hverken mere eller mindre det har fra dag et været klart for os alle at danmark som tredjeland

samme rettigheder som medlemmerne af europol det er kendt stof det giver sig selv og det er et grundvilkår for dansk politis nuværende samarbejde med

jeg godt forstå hvis man bliver overrasket når man læser den del af redegørelsen som beskriver at dansk politi i fem dage i dette efterår oplevede at

være et fremtidsprojekt til at blive virkelighed tid er jo en relativ størrelse allerede da vi indgik aftalen var vurderingen at quest ville blive virkelighed inden for meget kort tid det gentog sidste års redegørelse

da bevæget sig fra fra skrivebordet til et pilotprojekt i år er meldingen fra europol at to medlemslande snart vil tage systemet i brug operativt igen i år angives det derfor i redegørelsen at quest vil være virkelighed om meget kort tid

uanset om der er fire seks eller otte europol ansatte til at betjene dansk politi

men afgørende er dog at rigspolitiet fortsat vurderer at den særlige ordning

europol ansatte får til opslag i eis på vegne af dansk politi generelt set er operativt tilfredsstillende det skyldes at dansk politi ikke inden for det seneste år har oplevet at de længere sagsgange har haft operativ betydning redegørelsen beskriver dansk politis erfaringer det seneste år og som jeg har sagt før

vi har aftalt at der årligt skal gøres status over dansk politis situation i forhold til europol selv om debatterne kan

giver det os dog en god lejlighed til lige at tage bestik af situationen og

bedst mulige redskaber til rådighed i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet bekæmpelse af alvorlig

en høj prioritet vi holder derfor et vågent øje med at dansk politi fortsat er tæt på samarbejdet i europol og hvordan samarbejdet udvikler sig i mellemtiden synes jeg vi skal glæde os over at det er lykkedes at opnå en god aftale med europol danmark har et helt særligt forhold til europol europols egen evaluering af aftalen konkluderer at danmark har en bedre aftale med europol end noget andet tredjeland og at danmark er en særlig samarbejdspartner

særstatus vil vi jo stædigt holde

en meget slavisk gennemgang men jeg synes jo det er en redegørelse

det har jeg prøvet at gøre så loyalt jeg kan over for den redegørelse

i forhold til hvad kendsgerningerne er så det kan vi kun bakke op om men jeg har to spørgsmål

i europol er der nogen der har truffet en sådan beslutning der viser at de ikke kender grundlaget for europols arbejde

og ved ministeren om der eventuelt er taget nogle konkrete konsekvenser af det men altså på hvilket niveau i europol

ministeren lige oplyse hvor mange af de seks bestyrelsesmøder der eventuelt har været

og så godt jeg kan op til den

i den række af spørgsmål rigspolitiet stiller

fra de enkelte lande til at vi kan få oplysningerne

spørge den juridiske tjeneste og mens man spørger den juridiske tjeneste lukker man

siger rigspolitiet selvfølgelig at

juridiske kontor så også at

en fejl at det er en del af aftalen at der ikke skal indhentes samtykke hver gang og derfor åbner man igen

i seks dage har der altså været tvivl i europol om hvad der var

det synes jeg er lang tid når vi snakker om en organisation altså vi har hørt lange taler fra folk

oplysning frem kunne være fuldstændig katastrofalt

frem hvis man kan lukke ned i seks dage det er derfor den fejl er mere end bare en fejl det er en meget bekymrende fejl og jeg tror men det kan vi eventuelt gøre skriftligt at vi bliver nødt til at få afklaret

det er elektrikeren eller eller på det niveau man har sagt okay vi trækker lige stikket til danmark det

i hvert fald noget om noget vi måske skulle diskutere i forhold til europol

jeg skal være helt ærlig det er en fejl der er sket en beklagelig fejl og heldigvis er der så åbnet igen skal man finde et lys i mørket ved den her fejl nogle gange kan man vende tingene på hovedet

egentlig på den måde er rart nok at hvis systemet er i tvivl om om de giver et land de rigtige oplysninger eller giver det for meget ja så lukker

har det rigtig juridiske grundlag det er nok næppe den store trøst for

men hvis man nu skulle finde et et

jo har siddet her langt fremme i salen som led i den nye ordning og nu bedes man så rokere tilbage på egne pladser til den forhandling vi skal have her forhandlingen er åbnet

jeg dengang var betænkelig ved forslaget men jeg vil gerne allerede nu indrømme at mit syn på forslaget i dag måske er langt mere nuanceret end for for halvandet år siden

nok lige komme tilbage til voldtægt er jo en af de mest modbydelige og krænkende forbrydelser som findes det kan vi sikkert hurtigt blive enige om

optik er hensynet til ofrene en af retssystemets vigtigste opgaver og derfor skal vi også sætte alle kræfter ind for at gøre det bedre i sager om voldtægt det skylder vi nemlig alle de ofre der har været udsat for så alvorlige overgreb regeringen har allerede gjort meget for at styrke indsatsen mod voldtægt jeg kan nævne udspillet respekt for voldtægtsofre fra to tusind og seksten

et første skridt for at forbedre politiets håndtering af anmeldelser om voldtægt og skærpelsen af strafniveauet for voldtægt som betyder at gerningspersoner straffes langt hårdere end tidligere

væk ikke i mål det erkender jeg efter min mening kan vi stadig blive bedre til at forebygge at voldtægt overhovedet finder sted det kan blive bedre og det skal blive bedre og derfor har jeg også iværksat nogle nye initiativer

nedsatte jeg i begyndelsen af oktober et ekspertpanel som jeg forventer mig meget af ekspertpanelet skal se nærmere på sager om voldtægt i bred forstand de skal se på ofrenes vej igennem systemet de skal se på forebyggelse af voldtægt og udlændinges overrepræsentation som gerningspersoner i voldtægtssager panelet består af en række faglige eksperter som med deres respektive baggrunde kan bidrage med forskellige syn på problemstillingerne og derudover sidder rigspolitiet og rigsadvokaten også med ved bordet panelet skal frem mod foråret to tusind og nitten komme med gode forslag og ideer til mig som vi kan arbejde videre med

har jeg bedt mine embedsmænd om at undersøge hvordan vores lovgivning kan forbedres

at voldtægtsforbrydere i dag bliver dømt i videst muligt omfang det kan jeg jo ikke sidde overhørig og det er derfor jeg har sat endnu et arbejde i gang

en af de væsentligste ting som jeg har bedt ministeriet om at se på er om straffelovens definition af voldtægt skal ændres

stort indtryk på mig når organisationer

fortæller om hvordan en ændring af straffeloven efter deres opfattelse vil kunne medføre en bedre retssikkerhed for ofrene til brug for arbejdet er vi i gang med at indhente erfaringer fra udlandet vi ser på hvilke overvejelser landene har gjort sig

og vi ser på hvordan lovgivningen virker i praksis for hvis nogle lande gør det bedre

nogle som vil kritisere at vi igen indhenter erfaringer fra andre lande og det er også rigtigt at justitsministeriet tidligere har spurgt nogle lande om deres voldtægtslovgivning men ligesom i danmark er voldtægt også et emne som debatteres flittigt i andre lande og det betyder at lovgivningen løbende ændrer sig for eksempel ændrede sverige sin definition af voldtægt den første juli i år og derfor har jeg fundet det mest rigtigt at vi indhenter nye oplysninger så vi får et opdateret billede et så opdateret

jeg vil gerne understrege at arbejdet med at se på straffelovens bestemmelse om voldtægt er et spor som kører uafhængigt af ekspertpanelets arbejde det har måske ikke være helt klart

som jeg har igangsat når det er sagt vil

være relevant at høre ekspertpanelets tanker om hvad der bør tages højde for ved en ændring af straffelovens voldtægtsbestemmelse og hvis ekspertpanelet skulle have gode input vil vi naturligvis inddrage dem i vores overvejelser

også vigtigt for mig at lovgivningsspørgsmålet også bliver drøftet med en endnu bredere kreds blandt andet domstolene for i sidste ende

handler det jo om at de regler som vi vedtager også skal kunne anvendes i praksis fælles for arbejdet med ekspertpanelet og undersøgelsen af vores lovgivning er at vi skal tænke os godt om og finde de rigtige løsninger jeg ser hellere at arbejdet tager lidt længere tid men til gengæld munder ud i gode og brugbare løsninger

er optaget af at gøre hvad vi kan for at stille

til ansvar og sikre ofrene en værdig og respektfuld behandling og jeg anerkender forslagsstillernes gode hensigter med det beslutningsforslag som vi behandler i dag som jeg også begyndte med at sige har jeg selv rykket mig

sidst behandlede et lignende forslag her i salen det vidner det arbejde som jeg har sat i gang jo netop også om og det er et arbejde som regeringen ønsker at afvente resultaterne af

at det er vigtigt for mig at vi finder nogle gode og brugbare løsninger

har en forståelse for at det er det vi har sat i gang derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget men jeg ser frem til

præsentere resultaterne af vores arbejde med at forbedre håndteringen af voldtægtssager for jer alle sammen og til de gode drøftelser vi forhåbentlig skal have på det tidspunkt hvor vi ikke bare skal tale lovgivning men vi også skal tale om om vi gør det godt nok hele vejen hvordan bliver man modtaget når man kommer og vil anmelde det her hvordan er det vi skal arbejde med det hvordan er det

ekstra for ofrene så vi kommer hele vejen

mange mennesker både uden for og i den her sal

er glade for men vi skal lige have ministeren

gør at man ikke kan vedtage det indhente erfaringerne og så udvikle den konkrete model beslutningsforslaget siger at vi skal have lavet en voldtægtslovgivning der er samtykkebaseret

at finde den konkrete model herfor så

at man skal sikre at den anden person

regeringen ikke anerkende behovet for ny lovgivning ved at stemme det her igennem og så

det rigtigt at vi er ved at indhente nogle erfaringer men jeg vil jo ikke lægge mig præcis fast på

her skal være og inden

have lov til at blive klogere på det og jeg skal indrømme

haft en meget sort hvid holdning til det her

hvad betød det så skulle man have en seddel i lommen og alt

jeg erkender at vi simpelt

vil man ikke starte et sted altså nu skal det bedste jo ikke blive det godes værste fjende

love ministeren for at vi aldrig kommer videre

nedsat sige som

få ministeren til ikke at lave en

klar nok til at sige fuldt og helt hvordan

lande som blandt andet sverige norge england tyskland og island om deres overvejelser og deres erfaringer

spørgsmål og de her lande er udvalgt fordi de netop har en

være helt sikker på hvor vi står henne inden jeg bare

ministeren nu har en meget mere nuanceret holdning til det her spørgsmål

jeg hører ministeren svare fru pernille skipper at man ikke kan lægge sig

helt fast på en model fred være med det men kan ministeren så ikke tilkendegive om ministeren ønsker sig

står her og udstiller min manglende viden om det her men det er også derfor der er sat gang i et større arbejde

her område vi skal gøre det bedre men hvordan

model skal skal skrues skrues sammen

en voldtægtslovgivning der er baseret på manglende samtykke eller som

så kan vi diskutere modellen når ekspertpanelet på et tidspunkt

er meget meget forsigtig for jeg ved jo at det kan betyde rigtig meget hvad jeg står her

kan godt se at vi måske skal kigge

vi skal bare være helt sikre på

garanti eller løfter om noget som helst andet

fru rosa lund siger er det en lovgivning der er baseret på tvang eller på samtykke jeg er helt med på at ministeren er åben og egentlig er i en lærende proces her men men hvad er det så ministeren ikke vil love befolkningen og borgerne

vi skal give kvinder ret til deres egen krop at vi skal

det er det vi ønsker ministerens anerkendelse af eller refleksion over så kan ministeren ikke lige uddybe

er for nogle relationer som skal give et pejlemærke for vores borgere her

det jeg bare ikke vil gå ind

være for hvis jeg vidste det og hvis jeg havde en klar retning for det og hvis jeg lige præcis vidste hvordan det skulle være så er der jo ingen grund til at bruge en masse tid på

at samle erfaringer ind fra andre lande og blive klogere og nedsætte et ekspertpanel der sådan

have lov til at sikre mig at vi gør det her ordentligt når vi så kommer frem til at gøre noget for det er jo ikke mere end

to en halv år som jeg lige husker det at vi i hvert fald kiggede på det her område sidste gang og skærpede straffene nu synes jeg så

ikke bare handle om en lovgivning specifikt her men også handle om hvordan

for ofrene og det synes jeg er værd at vente på

over til rækken af ordførere og den første i rækken er fru trine bramsen som ordfører for socialdemokratiet

stadig væk ikke klart og tydeligt og her igen vi har tidligere behandlet et beslutningsforslag om samtykkebaseret voldtægtslovgivning som desværre blev nedstemt og hvor misforståelserne om forslaget var rigtig mange derfor vil jeg gerne tale lidt om hvad samtykkebaseret voldtægtslovgivning egentlig går ud på samtykkebaseret voldtægtslovgivning som det her beslutningsforslag lægger op til betyder ganske enkelt at der i loven står at det er strafbart at have samleje eller på anden måde indlede seksuelle aktiviteter med en person der ikke deltager frivilligt lad mig

omvendt bevisbyrde det vil stadig være anklagemyndighedens opgave at bevise at den tiltalte har begået et overgreb altså at den tiltalte har foretaget en handling som han

kvinden ikke var frivilligt med på man flytter dermed fokus

ligegyldigt hvad bevistemaet tager udgangspunkt i nej vi skal ikke forvente at en ændring til samtykkebaseret voldtægtslovgivning vil gøre den store forskel i sagernes udfald

men det kan gøre en stor forskel i den måde sagerne føres på

især den måde som kvinden og den forurettede behandles på i retten formålet med en voldtægtslovgivning baseret på frivillighed og samtykke er først og fremmest at rykke på opfattelsen af sex og

kønsroller så man på den lange bane forhåbentlig oplever færre overgreb mod

at man bør stoppe op og være sikker på at den anden deltager i akten så at sige frivilligt i danmark halter vi bagefter ti lande i europa har allerede ændret deres lovgivning herunder tyskland england luxembourg

belgien og sverige hvor voldtægt nu defineres på basis af manglende samtykke det bør stå lysende klart også i lovgivningen at sex skal være frivilligt og er det ikke frivilligt

anerkender det i lovgivningen

en ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på

samtykke inden sommeren bad vi justitsministeren

undersøge det her område nøje finde ud af hvad der foregår i landene omkring os vi havde hørt at sverige

kendskab til at man i storbritannien havde haft en model der ligner det enhedslisten foreslår her i en årrække men at der også var andre lande i europa der havde valgt en ny kurs end det der må siges at være den traditionelle på det her område

større initiativer ministeren valgte også

sætte gang i et ekspertpanel så siger det sig selv at vi selvfølgelig er nødt til at afvente det ministeren kommer frem til og kan præsentere os for jeg kan derfor sige i min indledning at vores udgangspunkt

at vi ikke støtter beslutningsforslaget men at vi i stedet for afventer den redegørelse som ministeren på et tidspunkt må komme og aflevere i folketinget og ud fra de erfaringer der så er indsamlet i andre lande ud fra de betragtninger som ekspertpanelet bringer på banen

hive det her ned i folketingssalen igen og tage en ny debat og ser hvordan det så ser ud

er der nogle meget store udfordringer på det her område det er ikke nogen ny sag det har der været i mange år der har i mange år været historier om meget få domme et meget stort mørketal få sager der bringes for en dommer og problemer med bevisbyrden særlig det sidste vil jeg dvæle ved et øjeblik ofte vil det jo være sådan at det er ord mod ord vi havde en forhåbning om da der

nylig blev afholdt en konference på christiansborg at det her

ville kaste nyt lys over om man kunne gøre op med den ord mod ord situation men desværre

triste lys på banen at man jo med forslaget her tilsyneladende ikke får gjort

op med ord mod ord situationen man vil stadig væk i rigtig mange tilfælde ende i den situation vi kender fra i dag hvor domstolene skal sidde og vurdere hvem der er mest troværdig hvem

man stoler mest på og vi kan derfor ikke umiddelbart se at forslaget her kommer til at flytte særlig meget

det professor jørn vestergaard har været ude at sige

at det måske ikke har den store betydning og derfor vil folketinget kunne gøre det fordi effekten af det vil være begrænset det er en anden måde

vanskeligt ved at se hvilken ændring det her vil medføre hvis overhovedet nogen ændring hvad kan vi så gøre jeg tror der er rigtig meget man faktisk kan gøre og som vil have en effekt vi bliver jo jævnlig konfronteret med

fra medierne om voldtægtsofre der har fået en

sagerne er blevet startet med en stribe fejl der har betydet at de er faldet og

duer bare ikke man er nødt til at have et

selvfølgelig skal startes ordentligt op at der skal tages vare på de personer der kommer og anmelder en voldtægt

om jeg så må sige skal have en at holde i hånden hele vejen igennem det her system så de her sager ikke falder på gulvet så ja der er problemer på det her område det er der ingen tvivl om og vi er

se på hele området som jeg også kan forstå

deltage jeg kan også konstatere at dem der

normalt bliver kaldt for eksperter på området er ret uenige på den ene side har vi dommerforeningen som siger nej nej nej på den anden side

vi store organisationer der normalt

på voldtægtsområdet findes der ikke nogen god løsning der findes den mindst dårlige og det er så den vi skal afveje

i dag er ikke et nej og et smæk med døren det jeg siger nu er at vi giver ministeren noget tid for det har vi lovet ham og når den tid så er gået og ministeren er klar

så møder vi op og drikker en masse kaffe og stiller en masse spørgsmål og så ser vi hvordan det her kan tage form når vi kommer lidt længere i processen

former for forbrydelser nogle gange er bevisproblemer og så længe vi ikke ændrer bevisbyrden og det gør vi ikke for vi ønsker ikke omvendt omvendt bevisbyrde vi ønsker retssikkerhed så kommer vi ikke ud i de situationer

områder men det her handler jo dybest set også om hvad der er rigtigt er forkert derfor vil jeg gerne stille det spørgsmål

synes jo at vores lovgivning skal afspejle hvad der er rigtig

er forkert opførsel hvis en kvinde eller et andet menneske bare står helt passivt uden at røre sig uden at gøre noget uden at sige noget må man så

krop eller indlede samleje med den person

synes herre peter kofod at det vil være ordentlig

man rykker ikke på bevisbyrden det er jeg med på der er ikke tale om omvendt bevisbyrde altså det er jeg helt med på

forstå hvordan man så i princippet ændrer noget for hvis du ryger ud i at domstolene skal sidde og vurdere har der været samtykke eller har der ikke været samtykke

tror ikke det bringer os ud over den situation som domstolene er stillet over for i dag

hvis vi vender tilbage til det som herre peter kofod gav mig ret

hvis en person står helt stille og ikke foretager sig noget og ikke siger noget

og indlede samleje med den person

at man godt må det er ikke voldtægt hvis den person forholder sig fuldstændig passivt den person skal sige nej før vi definerer det som voldtægt

synes ligesom jeg ikke at vores voldtægtslovgivning afspejler grundlæggende

der kan få det her til at fungere bedre end vi traditionelt har kunnet

det er ministeren så ved at se på og der har vi lovet ham i al fairness at det skal han have tid til at

så kommer vi til at snakke med ministeren om hvordan det her

skal se ud om der er nogen der kan knække det her

om det fungerer bedre i sverige jeg har hørt fra nogen at det gør det

klogt at vide det inden vi lovgiver

vil ordføreren rigtig gerne gøre rigtig meget for at hjælpe ofre for voldtægt det vil vi også i enhedslisten og

derfor vi stiller det her forslag det handler ikke om at holde nogen i hånden det handler om retssikkerhed derfor er vi jo så interesserede i at

virkelig synes at den voldtægtslovgivning vi har

at det er ord mod ord men sådan er det jo

kofod med vores forslag

bedre situation fordi det handler om retten til offerets krop er ordføreren

været ude at sige at det tror man ikke det vil vil ret mig hvis jeg tager fejl men jeg mener så der er også andre synspunkter lige

det har jeg aldrig sagt jeg får også de mails fra folk der har fået en dårlig behandling eller folk der synes at

sidder jeg læser for at finde ud af hvad der er op og ned i det her så jeg mener også der er god plads

forbedring og det vil vi gerne være med til men jeg synes også det er fair nok at sige at når

lov til at komme tilbage og præsentere det arbejde der

hvad dommerforeningen mener

man kan sagtens stemme for det her forslag uden at lægge sig fast på en

dermed jo ikke sagt at jeg mener det

skal vi så stemme for et forslag i en periode hvor man indsamler en masse viden

lovforslag eller hvad det nu kunne blive til det synes jeg ville være forkert altså jeg mener

godt kan lide at sætte mig ind i sagerne

lide at der bliver indsamlet viden til os og derfor

må jeg også stå ved det løfte jeg har givet til ministeren om at man får noget tid til at se på det og så kommer vi til at snakke om

vi ved at det er under ti procent

fører til en dom jeg

at ordføreren og dansk folkeparti er interesseret i at

redegørelse men hvad gør vi i mellemtiden hvis vi kigger på de lande som har indført en samtykkebaseret lovgivning så er der jo en stor stigning i antallet af dømte og dermed også en stor

retssikkerheden så hvad gør vi i mellemtiden for alle de ofre vi har i dag alle dem som ikke tør

melde det fordi de ikke kan se

de handlemuligheder som vi ellers ville have på et senere tidspunkt når regeringen får indsamlet informationer for det kan da godt være at vi skal gå

en vej som jeg ikke kender endnu på det her område og som vil vise sig

skulle være højere i storbritannien

at finde ud af helt præcis hvordan hvordan det hænger sammen men der er så mange faktorer i det her og jeg mener altså også at der er grundlag for at man sagtens kan forbedre det

for eksempel ved at se på myndighedshåndteringen

så der vil jo ske noget med det samme ved

ministeren kom i gang med at undersøge det her

mener ikke at det er rigtigt at man nødvendigvis skal vedtage det her for at komme i gang jeg

på retsområdet at man kan kigge rundt på andre lande og finde super meget

det har vi så sagt til ministeren at vi har tid til og så må jeg jo nødvendigvis holde det løfte når

om at bytte lidt rundt på ordførerrækkefølgen så nu

vi kan ikke leve med at tusindvis af kvinder ikke anmelder voldtægter og seksuelle overgreb fordi det ikke kan betale sig vi kan ikke leve med at kvinder der modigt anmelder det ikke bliver behandlet ordentligt i systemet

vi skal ikke leve med at kun cirka hver tiende af de knap tusind kvinder der anmelder en voldtægt føler

fået retfærdighed når deres sag er behandlet i retten jeg er personligt træt af gerningsmænd der griner hele vejen ud af retsbygningen derfor har det glædet mig at justitsministeren har nedsat en

behandles på i systemet gruppen består af hverdagens eksperter kvinder der har oplevet det

også glad for at justitsministeren vil se på om vi lovgivningsmæssigt kan gøre mere

højere straf vi skal nemlig hele tiden have den lovgivning der tjener retfærdigheden bedst derfor skal vi også arbejde grundigt

vi ændrer den i det arbejde skal vi også arbejde med at

for eksempel at sex med samtykke kræver alle mulige kontrakter og nemid løsninger jeg synes i øvrigt som mand at det er en undervurdering af os mænd at blive ved med at fremhæve denne myte jeg kender ingen mænd og kvinder der i praksis ikke godt ved hvad frivillig sex er pas på med ikke at gøre mændene dummere end de er en anden myte

nej siger fagfolk blandt andet jørgen vestergaard og udenlandske fagfolk som har lang tids erfaring med den form for lovgivning det er fortsat anklagemyndigheden der skal løfte bevisbyrden for at tiltalte har begået voldtægt

forstod hvad der foregik og anklagemyndigheden ikke kan bevise

men kvinden skal ikke længere stå

for om hun har forsøgt at afværge sin egen voldtægt på en bestemt måde

det handler om at få flere skyldige dømt og give retfærdighed til de kvinder

også lige tage den med falske anmeldelser er et argument der også bruges

til mere men vi er da åbne over for højere straf for falske

os arbejde med myterne og frygten for retssikkerheden for

være på plads for alle parter lige nu er den det desværre ikke for ofrene for voldtægt når alt det er sagt er

også vigtigt for os konservative at vi hvis vi skal gå ned ad den vej

stå på et solidt og grundigt lovforberedende arbejde som læner sig op ad andre landes erfaringer og vores egne juridiske kompetencer og vurderinger af hvordan de erfaringer

se ud i en dansk kontekst derfor kan de konservative ikke i dag støtte enhedslistens forslag men jeg vil gerne kvittere

at vi skylder jer retfærdighed jeg er meget meget tilfreds med at arbejdet er sat i gang at tingene er i bevægelse og jeg glæder mig til

resultatet

som jeg spurgte dansk folkepartis herre peter kofod

om herre naser khader er enig med mig og herre peter kofod

en person som forholder sig fuldstændig i ro

ikke gør nogen indsigelse ikke siger hverken fra eller til

netop at det afspejler vores lovgivning ikke i dag

må have lov til at have sex med personen så skal vi have den samtykkebaseret det beslutningsforslag vi sidder med i dag

det vil sige at det eneste vi foreslår i enhedslisten

strikket sammen på tusind måder men som indebærer at man ikke bare må indlede sex samleje alt muligt med mennesker som ikke har givet deres samtykke først

så vi alle sammen ved at et flertal i folketingets synes at det ikke er ordentlig opførsel

jeg beskrev før så kan vi altid afvente arbejdet til hvordan det skal implementeres senere

i en dansk kontekst et vigtigt arbejde er sat i gang det skal vi bakke op om

vi skal kortslutte processen ved bare at sige at nu

jeg synes at det er vigtigt at rose ministeren for

sat et arbejde i gang for at have lyttet til kvinder der

input der kommer fra de eksperter der blev

det her arbejde i gang jeg vil til gengæld gerne spørge den konservative ordfører som gerne vil kigge på erfaringer

hvordan lovgivningen er i de lande hvor den er samtykkebaseret

det i england vores lovgivning er jo håbløst gammeldags

jeg synes det er vigtigt at indhente de erfaringer

man gør i england og andre steder

er enormt vigtigt at gøre det ordentligt for det er et vigtigt område det her og ikke haste det hele

er jo tvangsbaseret i dag det som jeg bare har så svært ved forstå er at

med fru pernille skipper og herre peter kofod

at der skal være

hvorfor så ikke fra konservativ side stemme ja til det her lovforslag som ikke lægger sig fast på en bestemt model men som bare siger ja tak til en samtykkebaseret lovgivning som jo er baseret på de erfaringer vi

kommer og anmelder voldtægt på den måde man afhører dem på

helhed og derfor er jeg meget meget glad for at

også den bevægelse der har været det skal vi altså

havde en meget positiv tilgang til samtykke og en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse og jeg kan godt anerkende at ordføreren og

tale at der ikke er en anerkendelse af at det handler om samtykke og heller ikke i svaret på på fru pernille skippers spørgsmål

finde ud af hvilken model fordi det også handler om

resten af myndighederne behandler de her sager

så ikke i dag sige ja til at det skal være samtykke når det er det som

hvorfor skal det så ikke inkluderes

voldtægt er en forfærdelig forbrydelse og voldtægtsforbrydere skal straffes det kan vi alle sammen blive enige om og derfor er jeg også helt enig i forslagsstillernes afsæt for at rejse den debat her i dag for det er helt åbenlyst at der er nogle udfordringer

og i de sager der rent faktisk anmeldes

der skal gøres mere for at hjælpe de mennesker der har været udsat for en voldtægt

synes jeg vi skal diskutere rigtig rigtig grundigt

men i dag debatterer vi samtykkebaseret lovgivning forslaget om samtykkebaseret lovgivning rejser en række spørgsmål som vi endnu mangler at få svar på

hvordan skal en samtykkebaseret lovgivning fungere i praksis

de facto en omvendt bevisbyrde

der står i beslutningsforslaget og at det ikke er forslagsstillernes hensigt men vi

de udtalelser som dommerforeningen kommer med hvordan skal det her de facto fungere i retssalene

så er der den sidste ting som har været debatteret og som herre peter kofod også nævnte tidligere

det her overhovedet vil ændre noget og det kan jeg så forstå at dem der støtter det her forslag internt er uenige om for jeg bed mærke i at fru trine bramsen udtalte at

hvorimod jeg kan forstå på fru pernille skippers spørgsmål at fru pernille skipper er sikker på at det her vil flytte rigtig meget

vi skal lytte til de erfaringer man har fra de andre lande der har samtykkebaseret lovgivning og vi skal blive klogere på hvordan ofrene oplever deres vej gennem retssystemet så vi kan identificere de barrierer og de uhensigtsmæssigheder der er i andre lande

det arbejde pågår på nuværende tidspunkt i justitsministeriet der er nedsat et ekspertpanel til at se nærmere på hvordan ofre behandles i retssystemet og justitsministeren har bedt sine embedsmænd om at undersøge

når det arbejde er afsluttet

vi i venstre meget villige til at se på hvad der kan laves om

at vi skal sidde på hænderne mens det arbejde i justitsministeriet pågår og derfor er vi i venstre kommet med en række forslag til hvad vi kan tage fat på her og nu vi foreslår en tidlig indsats allerede i skolernes seksualundervisning vi skal lære børn og unge at samleje altid finder sted frivilligt

og vi skal lære de unge at sætte grænser og opfatte andres grænser for det er lige præcis her en stor del af det her problem er nemlig

ikke selv får sagt fra klart og tydeligt og at

opfatter når der bliver sagt fra

vi foreslår at ofrene

taget imod af politiet på en rigtig rigtig grim måde

at en afhøring startes med at offeret bliver konfronteret med hvad det her vil betyde i forhold til en falsk anmeldelse

politiets indsats er blevet meget meget bedre men selvfølgelig er der plads til forbedringer

vi foreslår også at en manglende protest fra offeret ikke længere skal tillægges betydning

et manglende nej må aldrig nogen sinde tolkes som et ja og det tror jeg kan rykke rigtig rigtig meget i voldtægtssager

dels de initiativer vi kan sætte i gang her og nu

arbejde som justitsministeren er i gang med og som vi afventer resultatet af

om vi i venstre er enige i baggrunden for beslutningsforslaget og selv om vi er optaget af at gøre

justitsministerens undersøgelse som forhåbentlig kan svar på nogle af de ubesvarede spørgsmål jeg tidligere var inde på jeg ser frem til at det arbejde er afsluttet i justitsministeriet og jeg ser frem til at justitsministeren

at venstre ikke mener at vi kan stemme forslaget igennem så

alt det arbejde der foregår i justitsministeriet

jeg forkert det kan jo være at vi skal vente på arbejdsgruppens

det er ikke nok kun at se på lovgivningen

også at vi godt kan starte med at gennemføre her og nu bare ikke det med samtykke

at få svar på hvilken betydning det her helt præcist vil få i retssalen

og det håber jeg og det forventer jeg at justitsministerens redegørelse kan svare på hvad har det her gjort af forskel i england og når nu lovgivningen kommer til at blive implementeret i sverige eller i hvert fald virke

og vi kan se hvordan den virker i sverige

har det været gode erfaringer de har draget

vi meget villige til at se på men jeg er ikke overbevist om

også derfor vi helt konkret foreslår at vi hellere på nuværende tidspunkt går den vej der hedder at et manglende nej

stedet for at lægge vægt på en aktiv handling går vi hen og siger at det at ofret ikke

lovændring kommer til at fungere i praksis før man siger ja til

er det ene spørgsmål hvordan hænger det sammen

en lovgivning hvor manglende nej ikke er det samme som ja til en samtykkebaseret lovgivning for det lyder jo som om venstre er enig i

at det er sex frivilligt

nej okay jeg

at du har ret til at voldtage et andet menneske det står faktisk i lovgivningen i dag det står bare ikke præcist nok der står i lovgivningen i dag for voldtægt straffes med fængsel indtil otte år den der skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang

situation i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen det skal vi dømme klart efter og det skal vi udspecificere således at hvis der mangler

er et tag selv bord så er det ikke ensbetydende med at gerningsmanden må have lov til at gå om bord og det skal

klart og tydeligt det er det vi foreslår i venstre det skal stå tydeligere i loven

gerne vil være med til at unge mennesker allerede i folkeskolen

for at man selv bestemmer over sin krop hvorfor ønsker venstre så ikke at det bliver afspejlet i voldtægtslovgivningen det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål er skal

endelig har skiftet holdning og mener at seksualundervisning skal være et timefastsat fag i folkeskolen

tolkes som et ja det kan da ikke være særlig svært at forstå

seksualundervisning

hvis der tilbydes en bedre seksualundervisning

i vores kronik nemlig at seksualundervisning i et eller andet omfang skal være obligatorisk

lagt os fast på om det skal være med et fast timetal eller i hvilke klasser det skal foregå men vi har lagt os fast på at det skal være obligatorisk og

danner de unge gør dem bevidste om deres egne grænser og oplærer dem i

det er jeg meget meget optaget af og det kan vi gå i gang med i morgen

i folkeskolen til at snakke om det det der bare undrer mig er at fru britt bager og venstre ikke ønsker det afspejlet i vores lovgivning

kulturændringen skal jo komme et sted fra og jeg kan da ikke komme i tanker om noget bedre sted

et manglende nej ikke er det samme

er bare ikke det i foreslår i foreslår et samtykke i foreslår at man aktivt skal sige ja

at tillægge en passiv handling betydning

hvordan det her samtykke skal gives jeg er med på at det kan være både verbalt og nonverbalt men jeg mangler stadig væk svar på hvordan det præcis skal gives jeg mangler også stadig væk svar på

kommer til at ske nede i retssalen

også stadig væk svar på og jeg glæder mig så meget til at fru rosa lund eller fru pernille skipper skal herop på talerstolen

være så svært at forstå men det er det jo desværre rigtig rigtig mange gange fem tusind gange i danmark estimerer det kriminalpræventive råd

en kulturændring det handler om undervisning det handler om at tale om det det er jo så også svært at forstå for

derfor har vi mener jeg en pligt til at give dem nogle rammer så det bliver lidt nemmere at forstå

det et samtykke handler om at hvis ikke du har

hvis ikke du har gjort en indsats

kan du aldrig nogen sinde tolke det

er jo det som jeg ser med den her lovgivning er ordføreren enig i at det

matthisen bruger et mørketal på fem tusind til at sige

vi kan ikke bruge et mørketal til at slå noget som helst fast

det tal der skræmmer mig mere

hamrende svært at rejse de her voldtægtssager

det er påstand mod påstand og det vil samtykkebaseret

overhovedet ikke ændre på det bliver stadig væk påstand mod påstand det bliver bare vægtet anderledes og

helt enig i at vi bare anderledes i dag er der en skævvredet retssikkerhed for ofrene som desværre hovedsagelig er kvinder

jo kun fordi det er deres estimat jeg siger ikke at der er fem tusind

ikke der er kun tusind vi ved jo at mange borgere

afholder sig fra at anmelde netop fordi de ikke føler at der er nogen retssikkerhed sådan sker det

diskrimination og sådan sker det også på andre områder hvor der er diskrimination så jeg spørger

skal vi beskytte kvinden bedre og hvordan gør vi så det retssikkerhedsmæssigt hvis ikke det er

er problemer på det her område og at jeg er enig med forslagsstillerne i det her afsæt

der skal gøres noget

ikke overbevist om at samtykkebaseret lovgivning er den rigtige løsning er jo lige præcis derfor at justitsministeren er ved at indhente

se om det virker og det er da klart at hvis det virker så er det da noget som vi skal have en diskussion om om vi skal tage til danmark det er da klart at

fra de andre lande der viser at det her er en hamrende god idé så bliver vi da nødt til at debattere det så er det jo ikke

noget vi skal indføre i danmark men jeg kommer ikke til at stå og sige at det her er noget vi i venstre går ind

for eksempel storbritannien når det kommer til at anmeldte voldtægter fører til dom det maner selvfølgelig til eftertanke det gør det også

og vi har som lovgivere et ansvar for at indrette lovgivningen på en måde så retfærdigheden bedst muligt fremmes i retssystemet og det retfærdige er at har man begået en forbrydelse mod et andet menneske så dømmes man og så straffes man for

er også retfærdigt at man ikke dømmes hvis man ikke har begået en forbrydelse det vanskelige i voldtægtssager er at der sjældent er vidner som kan som kan berette over for retten hvad der er foregået det er ofte anklagedes ord mod offerets ord jeg ved at vi alle er enige om at voldtægt er en forfærdelig

for voldtægt ret markant når vi i

skyldes det bla at vi ikke er betrygget i at vi hvis forslaget trådte i kraft

så ikke ville berøre et helt grundlæggende retsprincip nemlig det her med at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist det betyder selvfølgelig ikke at fokus på voldtægtsofre skal nedprioriteres derfor støtter vi i liberal alliance op om justitsministerens nedsættelse af et ekspertpanel

for på områder som det her eksisterer eksisterer der mange problemstillinger derfor er det rigtig godt at ekspertpanelet består af faglige eksperter som netop skal gennemgå de mange problemstillinger som der er

vi er også glade for at justitsministeren er ved at undersøge hvordan voldtægtsbestemmelserne fungerer i andre lande ikke alene hvordan de juridisk er skruet sammen altså hvordan lovens bogstav er men lige så meget eller måske endnu mere hvordan

i i retssalene når vi kender resultater

helt åben og fordomsfri debat om hvorvidt vi skal ændre i voldtægtsbestemmelsen det tager vi

til den tid og vi er jo sådan set også som man sikkert kan høre i bevægelse på spørgsmålet men det betyder også at vi ikke

i dag kan støtte op om enhedslistens

de små sejre skal fejres og det synes vi

og som har nogle meget klare oplevelser af hvad det vil sige at blive mødt af et retssystem som ikke tager ofrene alvorligt

som har sat sig ind i sagerne og som har startet en debat i folketinget

det er jeg rigtig glad for det der får mig til at tage ordet er det her med den omvendte bevisbyrde

er at man flytter det der hedder gerningsmomentet altså den handling der er den strafbare i dag skal der være en form for tvang trusler

det vi foreslår er at man taler om manglende samtykke så bevisbyrden ligger hos anklagemyndigheden

det her med bevisspørgsmålet jeg er også efterhånden der hvor vi har forstået at

jo et hensyn mellem på den ene side

har en lovgivning hvor man positivt skal bevise at der forelå tvang det er uhensigtsmæssigt det er

i den anden grøft hvor vi går ind i en retsstilling som betyder at man positivt skal bevise at der forelå samtykke det er som jeg forstår fru pernille skipper heller ikke det enhedslisten foreslår og hvis det er rigtigt forstået

da de havde sex med deres kæreste forrige mandag selvfølgelig ikke det der skal bevises er det manglende samtykke og det er anklagemyndighedens opgave

aldrig finde på at foreslå andet jeg vil egentlig bare gerne kvittere

at nu er den så lukket forhåbentlig den har været en forhindring længe

liberal alliance med den sidste del af vejen

det er min ret citat fra jørgen leth

enhedslisten skal netop gøre op med den her patriarkalske og problematiske forståelse af og syn på piger og kvinder en gammel og reaktionær lovgivning den foreslåede lovgivning flytter fokus på at vi som mænd ikke ejer en kvindes krop eller har krav på noget eller nogen når man vil men at det netop handler om at lære at anerkende og respektere at det er kvindens valg at det er kvindens krop beslutningsforslaget foreslår en ny definition af voldtægt i straffeloven baseret

samtykke beslutningsforslaget er en lidt revideret genfremsættelse af et tidligere beslutningsforslag b fyrre i sidste samling og revideringen er lavet for at imødekomme de bekymringer der blev fremsat under første behandling bekymringer som vi også italesatte fra alternativets side hvor vi faktisk stemte imod forslaget selv om vi var enige i intentionerne at hvis vi ændrer definitionen af voldtægtsbestemmelsen til en samtykkebaseret bestemmelse vil det betyde at en person som indgår i seksuelle handlinger mod en person som ikke deltager frivilligt kan blive dømt for voldtægt vores bekymringer tidligere gik på

for offerets vedkommende blev fokuseret for meget på hvornår der blev givet samtykke og om der for gerningsmandens vedkommende blev omvendt bevisbyrde

afsæt i de erfaringer fra de lande som har en samtykkebaseret definition af voldtægt

finde rygdækning for det sidste og i forhold til offeret er vi kommet frem til at en ny formulering af voldtægtsbestemmelsen netop vil flytte fokus væk fra offeret og over

i virkeligheden er ret simpelt det handler ikke om at røre først og så bede om lov bagefter det er omvendt og det er forskellen på beviset

den danske lovgivning er ikke tidssvarende den definerer voldtægt som seksuelle krænkelser

med vold tvang og trusler eller at offeret har været hjælpeløst og ude at stand til at modsætte sig

fokus på hvorvidt offeret har modsat sig og aktivt sagt fra og dermed fokus på offerets adfærd og ikke på gerningsmandens adfærd og den tager ikke højde for det faktum at mange voldtægtsofre reagerer med at stivne i angst halvfjerds procent af de kvindelige voldtægtsofre i et studie i sverige oplevede ufrivillig lammelse

det vigtigste problem med lovgivningen er at ordlyden er helt fundamental principiel lovteksten afspejler at man i voldtægtssager ikke som udgangspunkt anerkender individet som ukrænkeligt hvis man tager den danske voldtægtsparagraf for pålydende indebærer den en præmis om at enhver krop i princippet er tilgængelig indtil der bliver sagt nej beslutningsforslaget er også

europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet konventionen er endnu en opfordring til større lighed mellem kønnene og har til formål at indføre nultolerance over for den her form for vold og den udgør et vigtigt skridt i bestræbelserne på at gøre europa og resten

vold mod kvinder er rodfæstet i uligheden mellem mænd og kvinder i samfundet og den holdes i live af en kultur præget af intolerance og fornægtelse

lovgivningen skal også hjælpe til at ændre normerne i vores samfund

og her vil mange mænd sikkert føle sig ramt for det er også et svært emne et tabubelagt

mig i den her metoo heksejagt og det her beslutningsforslag er bare endnu et angreb

fra de politisk korrekte fra metoo bevægelsen men sådan er det ofte i skæve magtrelationer den som har magt bevidst eller ubevidst vil reagere kraftigt når den her magt bliver taget fra dem men måske skulle vi mænd

områder og bidrage til at ligestille magtbalancen den her lovgivning skal bidrage med det den kan selvfølgelig ikke stå alene men det er et vigtigt skridt på vejen derudover skal vi have mere seksualundervisning som venstre også har lagt vægt på

mere oplysning om de mønstre vi reproducerer og vi skal klæde alle personer med undervisningsansvar i danmark på i køn viden om køn ligestilling og mangfoldighed så de netop kan være med til at ændre vores adfærd

med de ord

jeg stadig væk er i tvivl om og som herre roger courage matthisen måske kan hjælpe mig med at blive lidt klogere på er hvordan det her samtykke

skal defineres i lovgivningen der er blevet talt ret plat om det fra alle parter skal det være nemid

men der står stadig væk i beslutningsforslaget at det skal gives så hvordan skal det gives der stod også i det tidligere beslutningsforslag at det skulle gives hele vejen igennem det kan vi jo også godt forstå intentionen om

være frivillig sex hele vejen igennem

for det bliver vi jo også nødt til at sende et signal om

kommer til at fokusere på hvornår kvinden fik sagt ja eller nej i stedet for at man med det spørgsmål fokuserer på

at mænd er alt for optagede af hvad de selv vil have i situationerne de er alt for optaget af dem selv og for lidt optaget af hvordan kvinden har det hvad hun ønsker eller ikke ønsker at der skal foregå

fokus til hvordan skal samtykket så gives hvordan skal det findes i domstolen det er jo altid en gråzoneområde men det her er et værktøj

at domstolene får lov til at flytte fokus væk fra den krænkede offeret og over på gerningsmanden og beder gerningsmanden

matthisen sagde at gerningsmanden skal sikre sig at han har indhentet samtykke hvad så hvis gerningsmanden ikke gør det hvad så hvis gerningsmanden ikke indhenter samtykke at han ikke kan bevise at der var indhentet samtykke hvad så skal han så dømmes for voldtægt eller hvad sker der hvis han ikke kan bevise

at hvis ikke du kan bevise det og hvis ikke de kan bevise

det jo stadig væk at domstolene skal sørge for at der er grundlag for at han har udført en ulovlig handling at han ikke har indhentet bevis

have meget mere fokus på det andet køn på den vi er sammen med så

har han lært det inden han gør det

savner stadig væk

det samtykke man skal indhente kan det være

med handling altså hvordan tænker man sig rent konkret at man skal kunne dokumentere at der foreligger samtykke for det vil jo stadig væk blive

jeg sad og lyttede meget opmærksomt til justitsministerens tale som jeg syntes tjente både justitsministeren

det var en justitsminister der på vegne af regeringen indrømmede at justitsministeren var i tvivl og havde overvejelser og også havde flyttet sig og godt kunne se nogle ting i det her beslutningsforslag

indføre den her nye definition af voldtægt endnu

at man turde indrømme det og i radikale venstre håber vi også at det kan lede frem til at det her kan blive lavet om på et tidspunkt vi er klar til at lave det om nu derfor stemmer vi for beslutningsforslaget vi har også tidligere foreslået det samme så det kommer nok ikke som nogen stor overraskelse

det var interessant at høre både regeringen men også dansk folkepartis ordfører være åben over for at begynde at kigge på det her og det håber vi det kommer frem til vi synes det er ret åbenlyst at

hvor personen der bliver udsat for voldtægt

sige nej eller gå til modværge for eksempel fordi personen er blevet lokket til at indtage narkotika eller er blevet meget fuld eller andre årsager som gør at personen ikke er i stand til at gå til modværge men hvor det jo så stadig er voldtægt fordi personen ikke har villet og måske også er blevet lokket til

derfor synes vi det er vigtigt

ændring af hvornår noget er voldtægt til at der altså skal have været et samtykke til til sex inden det går i gang

og håber også at det arbejde jeg kan forstå regeringen er i gang med i justitsministeriet kan lede frem til at man får kigget på det

at sex er ønsket af begge parter ja så er det voldtægt

hvis man ikke er enige om sex så har vi nemlig en præcis betegnelse og det er igen voldtægt og voldtægt er en hæslig forbrydelse som ofte forfølger kvinderne i mange år efter forbrydelsen alt for mange voldtægter bliver aldrig anmeldt til gengæld hører vi om at alt for få

det er også alt for tilfældigt hvilke sager der bliver til sigtelse og til dom

betyder det noget hvilket køn og indstilling den betjent har som modtager anmeldelsen

i sager om voldtægt skal sagerne simpelt hen starte et andet sted nemlig ved at sætte sig i kvindens i offerets sted og der kan være mange grunde til at en kvinde under et angreb bliver paralyseret fryser i angst eller lammelser at hun ikke er i stand til at tale eller råbe op

vi tilbage ved navnet på det der sker nemlig voldtægt vi skal styrke ofrenes kvindernes position uden samtidig at undergrave mændenes retsstilling det kan lade sig gøre

betyde at der så er sagt ja eller at man bare

er det samme som et ja så vi stedet for at der skal siges aktivt nej og at gå ind og lægge vægt på en aktiv handling bedømmer at det manglende nej altså den passive handling ikke betyder ja jeg er godt klar over at det bliver ret kringlet men der er faktisk meget meget stor forskel på om man ikke får sagt nej eller om man positivt skal sige ja især når vi skal til at definere det

vi vender situationen til at tage udgangspunkt i at der skal være et samtykke

man går til sagen på en anden måde end

man gør i dag hvor man siger at det er kvinden der skal udspørges at det er kvinden der skal forklare det er kvinden der skal stå til regnskab for

at man styrker kvindens position ved at man tager udgangspunkt i måske at spørge manden ud om hvad det var der skete var der nogle særlige årsager var der nogen særlig grund til at du kunne tro

mener jeg at udgangspunktet for forslaget

at hvis man ikke siger ja er det et nej

kan bevise at kvinden har sagt ja så er han voldtægtsmand

komplicerede sager der vil være en der siger et og en anden der siger noget andet

betyder at manden er voldtægtsmand vil afhænge af de samlede omstændigheder ved handlingen

afdækkes i retssalen og det er noget politiet skal efterforske

bare efterforske med en anden

lygte på sagen end den der har været nu nu skal lygten lede efter

og det er alt for ofte at det ikke bare var sex men at det var voldtægt og det skal stoppes hvis vi kan komme nærmere til det med det her forslag støtter vi

direkte af forslaget at det ikke er manden overgrebspersonen den tiltalte der skal bevise

samtykke det er anklagemyndigheden der skal bevise at der ikke var et samtykke det står soleklart

fuldstændig enige i at der er et alt for stort misforhold mellem

anmelder en voldtægt og så

i stedet nu hørte jeg sfs ordfører herre karsten hønge sige at

skal komme ud af den anden persons

det kan være på andre mere subtile måder begge finder ud af

er et ja og uden samtykke er det voldtægt det er også indlysende så kompliceret en ting som som det forhold der kan opstå mellem to mennesker kan man

reducere og det skal vi heller ikke gøre for det er en alt for alvorlig sag til at skulle reducere det til om der blev sagt ja jeg tror oven

kan give udtryk for samtykke på flere måder end gennem ordet ja det er ret indlysende så derfor er det ikke ordet ja der er afgørende

de samlede handlinger der gør om man kan opfatte at der er samtykke og jeg opfatter det

ja kan udtrykkes på flere måder end

ved at sige ordet ja det ved vi jo godt så når

er sagt ja i den kontekst jeg har talt om det i dag må enhver kunne forstå det sådan at det

vi har den enhedslisten har

beslutningsforslag som skal sikre at vi får en meget mere tidssvarende lovgivning om voldtægt vi ønsker en lovgivning der er baseret på samtykke og det handler dybest set om at få en lovgivning der afspejler

i dag betyder voldtægtslovgivningen at det er kvinden eller ofret der har ansvaret for at sige fra hvis hun er helt passiv måske af frygt

er det legitimt for et andet menneske at have sex med hende også selv om hun ikke har sagt ja på den ene eller den anden måde lovgivningen siger med andre ord

medmindre du siger ja en samtykkebaseret lovgivning vil betyde at man har ansvaret for at sikre at andre er okay med det man gør ved dem

med et andet menneske uden at sikre at de rent faktisk ønsker det

ikke kun voldtægtsforbrydere der går fri

anmeldt et overgreb

overgreb som ikke bliver kategoriseret som det selv om de burde jeg har hørt

en af de mest relevante ting vi kan tale om på ligestillingsområdet overhovedet

egentlig ikke havde lyst til sex

men hun fik ikke sagt fra fordi hun følte sig forpligtet og ikke turde

tårerne trillede ned ad kinderne på hende er det okay

som sov i en seng efter en fest hos

kammerat hun vågnede af at han havde sex med hende mens hun lå der fuld og forvirret og bange

fra hun lod som om hun sov og håbede på at han ville stoppe snart

fra hans side

det må man egentlig gerne

det

at de eksempler jeg kommer med her er okay

slå klart fast for

den måde vi opfører os på over for hinanden ikke kun i retssalene men

vi behandler hinanden som mennesker

og vi har behov for at tale mere om grænser og respekt når vi kan møde unge kvinder der fortæller sådan nogle historier som jeg har gengivet her det ville en ny lovgivning give os rigtig rig mulighed for

at ofre for voldtægt får en ordentlig behandling og det er der rigtig mange af ordførerne der har været inde på og det

tusindvis af voldtægter om året det er knap tusind der anmeldes endnu færre får en ordentlig behandling ordentlig efterforskning igennem systemet endnu færre

vi alle sammen heldigvis enige om

og vi skal have mange flere voldtægtsforbrydere

du bliver dømt for cykeltyveri end for voldtægt

er måske sig selv

kan man ikke stoppe igen har man først sagt a må man også sige b det lyder helt vildt

selvfølgelig kan man det

at anbefale andre ofre for voldtægt at anmelde det så længe lovgivningen er som den er i dag fordi det er for hårdt det bliver vi simpelt hen nødt til at tage ind

bevisbyrden ligger hos anklagemyndigheden

eller er det det manglende samtykke der

desværre men det vil flytte rigtig meget for rigtig rigtig mange det er der ikke nogen tvivl om

skal underskrive en kontrakt inden man har sex jeg får lyst til efterhånden at sige

en standardkontrakt vi alle sammen skal underskrive hver onsdag inden man kan få lov til at fortsætte altså hvem tror dog at vi foreslår det der findes allerede i straffeloven eksempelvis tyveribestemmelsen

domstolene vurderer manglende samtykke hele tiden

nej det kan godt fungere

forslag hvis man gerne vil afvente den arbejdsgruppe som justitsministeren har nedsat

lovgivningen skal være baseret

hvordan man præcis gør

er blevet sagt mange gange kan man sagtens vente med

at få helt på plads før man vælger den endelige model

nogle af de der groteske sager der har været i pressen

med loven hvis en ung kvinde kan få tvunget en pille i sig blive filmet til snapchat af tre mænd mens de på skift har forskellige former for sex med hende og så bliver de frifundet fordi det ikke er bevist at pillen bedøvede hende det ved vi instinktivt er forkert

en ungdomsfest havde sex med to forskellige fyre som hun

til festen de blev frikendt fordi det

og domstolene får det ligesom til at

den del af voldtægtsbestemmelsen der handler om at være ude af stand til at sige fra

at have sex med nogle hun aldrig har mødt i forvejen

hey er du egentlig okay med det her

bevises at hun var bevidstløs eller sløvet ikke kunne sige fra så slipper hun for at ansvaret er hendes det er det vi skal lave om på

er noget de gerne vil

for den lovgivende magt det har vi jo domstolene til men men der er jo noget som man må sige bare virker rigtig rigtig mærkeligt i

fru pernille skipper nævner med en pige der har grædt

løst de her problemer som jeg

er og så venter på det

arbejde der kommer fra justitsministeriets side så vi kan være sikre på at vi rammer den helt rigtige balance også

risikerer at komme i en situation der er lige så utilfredsstillende som den vi er i

hvis han ikke har forsæt til tvang og hvis det ikke er bevist igennem en gråd ja så

der er masser af groteske historier det medgiver jeg herre jan e jørgensen

vi har flere desværre for mange jeg vil også rigtig gerne kvittere

er et forslag til hvordan vi får det løst det er at vi flytter gerningsmomentet

man har et ansvar for at sikre sig et samtykke

man ikke som gerningsmand kan forstå at

skal passe meget på at vi ikke lovgiver

at vi er helt sikre på at det vi så gør

skaber en bedre retstilstand end den der var

også huske at selv i disse sager

danske retssystem at vi hellere vil lade ti skyldige gå fri

er uskyldig indtil det modsatte er bevist det vi taler om er ikke bevisbyrden det vi taler om

skal være strafbart

herre jan e jørgensen vælger det eksempel med den grædende pige det er måske det mest groteske af dem men den sovende pige hvis du

da jeg talte om at et manglende nej

det samme som samtykke og hvis det er det samme som samtykke

så er mit spørgsmål

skipper så ikke bare op om den model venstre har lagt på bordet nemlig at et manglende nej

skrive ind i lovgivningen så det giver ærlig talt ikke nogen mening

stykke to i voldtægtslovgivningen i

eksisterer selvfølgelig og det skal

det kunne godt blive anvendt mere i nogle sager og det vil jeg også meget gerne være med til at kigge på

siger fru britt bager

være et nej eller skal der være et ja

skal sige ja en aktiv handling eller om man ikke får sagt nej

gerningsmanden til den pige der ligger og græder

klart og tydeligt

den gerningsmand vil da have en anden retsstilling og vil skulle dømmes efter noget andet end i dag

når vi vil gå med til at et manglende nej ikke er det samme som et ja

indirekte usagt med berøring

ord og med så meget man kan sige nej indirekte usagt med ord

tie stille og et samtykkebaseret forslag som vi siger der bør være indebærer

det samme som nej der skal være et ja

en positiv debat men jeg har lyst til at stille ordføreren et spørgsmål til talen

eksempler på domme

har lagt mærke til når jeg har siddet og gennemlæst et par af de her sådan meget omtalte sager og og dommene

faktisk er enige om at dømme de personer der omtales mens

at man ikke dømmer

set virker forstået på den måde at de juridiske dommere vurderer at her skal der slås ned og så

diskutere om samtykkelovgivningen lige i de tilfælde

har enhedslisten sådan

større antal domme igennem og overvejet i hvor mange konkrete sager

ændret senere altså de bliver anket og så gør landsretten dommen om

blive ændret fordi den er så grotesk som den er min pointe med at nævne dem var faktisk

kigger man stadig væk på om kvinden har opfyldt sit ansvar for at sige fra og kun hvis man beviser at hun ikke kunne sige fra slipper hun for at have ansvaret på sine skuldre min pointe er netop at det lige så meget

signal vi sender med den lovgivning vi har

ser en dom som faktisk pikerer de fleste af os og tænker

et system der virker når man kan komme frem til det her så kan man læse dommen nogen tid efter og så kan man tænke det var da også

frem til det og det jeg synes er interessant at få belyst er jo hvilke

dreje på i det her system for at sørge for at det kommer til at se noget anderledes ud

sjusse mig frem til hvilken model vi så kan vælge der bedst opfylder det formål

kommentar jeg har

set ikke noget spørgsmål men hvis jeg skulle stille et spørgsmål

gentage det jeg stillede sidst altså om enhedslisten har en

virke hvis man lagde dem ned over et større antal domme

men der findes jo forskellige undersøgelser også fra københavns universitet som undersøger

både voldsofre og falske anmeldelser

en samtykkebaseret lovgivning ville indkapsle alle sager

håber jeg hvis vi også

en forudsætning for at vi kan få flere domfældelser tror

tror jeg hvor der er frikendelse i dag hvor man ville se en domfældelse og det er jo også fordi

kofod nogle flere eksempler på domme som jeg er sikker på ville ville have ført til domfældelse med den her lovgivning men det kan ikke redde alle det er fuldstændig klart

og der er brug for at der sker noget

en phd for et par år siden i i østjyllands politikreds om anmeldelser af voldtægt hvor det blev afdækket at når kvindelige betjente tog imod

der er mit spørgsmål tror ordføreren også at en samtykkelovgivning vil kunne påvirke normerne og

hvis man skal give lidt kredit til den siddende regering

ved vi ikke er i hus men der sker noget og ja selvfølgelig ville det også betyde noget for den måde som politiet ser på voldtægtsofre og tager imod

på nul tyve tilladelser årligt for udlændinges køb af sommerhus i danmark i bemærkningerne til beslutningsforslaget har forslagsstillerne blandt andet begrundet forslaget med at der er knaphed på beboelsesegnede sommerhusområder og at justitsministeriet har en for lempelig administrativ praksis og derfor giver for mange tilladelser inden jeg kommer til hvordan regeringen stiller sig til forslaget vil jeg godt lige kort forklare hvordan reglerne om køb af sommerhuse er skruet sammen

skal man ikke have tilladelse fra justitsministeriet til at købe sommerhus i danmark justitsministeriet ser i den forbindelse på om personen har sit faste og varige hjem i danmark hvis man ikke aktuelt bor i danmark men tidligere har

i sammenlagt mindst fem år skal man heller ikke have nogen tilladelse fra justitsministeriet til at købe sommerhus i danmark hvis man derimod ikke har bopæl i danmark og heller ikke tidligere har haft det i sammenlagt mindst fem år skal man have en tilladelse fra justitsministeriet til at købe sommerhus i danmark det kan man få hvis man har en særlig tilknytning til danmark og her ser justitsministeriet på omfanget af tidligere ophold i danmark og på om der er en familiemæssig sproglig eller kulturel tilknytning til danmark har man en sådan særlig tilknytning her til landet kan man altså få tilladelse fra justitsministeriet til at købe sommerhus i danmark og det er helt i overensstemmelse

og dansk folkeparti er enige så langt

ønsker at bevare sommerhusprotokollen som det fremgår af regeringsgrundlaget ønsker regeringen imidlertid at undersøge mulighederne for forsøgsvis at udtage særligt udvalgte sommerhusområder således at udlændinge ikke skal have tilladelse til at købe sommerhuse i disse områder regeringen vil med andre ord se på mulighederne for på forsøgsbasis at udvide udlændinges adgang til at købe sommerhuse i områder hvor det er svært at sælge sommerhuse modsat beslutningsforslagets hensigt om at begrænse adgangen

vil kunne skabe aktivitet og udvikling i områder af danmark hvor efterspørgslen på sommerhuse er begrænset men som sagt vil vi

åbne op for en forsøgsordning hvis det ikke bringer sommerhusprotokollen i fare men det er jo ikke det vi diskuterer her i dag nu gælder

konkrete beslutningsforslag og der kommer det også til at justitsministeriet har vurderet at det ikke vil være muligt at gennemføre beslutningsforslaget inden for rammerne af sommerhusprotokollen sommerhusprotokollen er jo en dansk særordning om udlændinges adgang til at købe sommerhus i danmark som vi fik

i nitten tre og halvfems da vi tiltrådte maastrichttraktaten protokollen giver os mulighed for at opretholde den gældende lovgivning om udlændinges køb af sommerhuse som eksisterede i nitten tre og halvfems da protokollen blev vedtaget uden sommerhusprotokollen vil vi på grund af eu rettens regler om fri bevægelighed ikke kunne stille betingelse om at udlændinge skal have tilladelse til at købe sommerhus i danmark protokollen giver imidlertid ikke mulighed for at danmark strammer reglerne i forhold til hvad der gjaldt tilbage i nitten tre og halvfems forslaget om at indføre et kvoteloft

vil udgøre en stramning af den gældende lovgivning og det vil være i strid med vilkårene for sommerhusprotokollen det er også justitsministeriets vurdering at beslutningsforslaget vil indebære en stramning af de gældende regler og at forslaget derfor ikke vil kunne gennemføres inden for rammerne af sommerhusprotokollen da regeringen som nævnt er enig med dansk folkeparti i at vi ønsker at respektere

erhvervelse af ejendom i loven om erhvervelse af ejendom fremgår ikke de undtagelser som justitsministeren refererer til der fremgår tværtimod alene at det

er hensigten med muligheden for at dispensere er at dispensere i forhold til spørgsmål om opnåelse af de fem års bopælskrav altså

er lige ved at nå dertil hvor man har de fem år så

se hvis man læser forarbejderne til nitten ni og halvtreds loven jeg ved ikke om ministeren har gjort sig den ulejlighed at

om ministeren synes at det er uproblematisk ligegyldigt hvor mange sommerhuse der kommer i udlændinges hænder

om syv år og

hvad den politiske holdning er til om udlændinge skal

en kant men men der er vi jo bare slet ikke der er givet flere tilladelser

man kigger på det antal af sommerhuse der er i kongeriget danmark og ser hvad der er på udenlandske

er for et problem vi er ved at løse det lidt i tvivl om for det er jo ikke

svenskere tyskere med tilknytning

det der er gældende men nu er justitsministeren og hans ministerium jo i gang med at lempe reglerne

hvis man skal følge justitsministerens tanke

det betyde at eu domstolen vil lægge til grund

en lempeligere tilgang til det så er ministeren slet ikke

kontinuerligt på grund af den måde justitsministeriet håndterer

indsende en ansøgning og vise

en særlig tilknytning der er jo rigtig mange eksempler på hvordan

har holdt halvtreds ferier i danmark med en varighed på en tre uger

en periode på otte og tyve år herudover har ansøgeren svigerfamilie i danmark og kan forstå og tale dansk det er jo et eksempel på at

steget fra fire og halvtreds i

syv til tre hundrede og otte i to tusind

bare høre om ministeren kan bekræfte det tal

tal afspejler en generel tendens

har været igennem alle år og set hvordan

været og hvad der er af hop det dækker jo over

er inden for rammerne og inden for reglerne

også flere der får afslag

om man kan aflæse nogle tendenser i det

nogen særlige hop men ellers

et udtryk for at der er tre hundrede og otte der opfylder betingelserne hundrede og seks og halvtreds nordmænd otte og firs

så så hvad mener ministeren egentlig med at overholde reglerne når det så er sagt ligger der vel i ministerens svar at der er sket en stigning og at vi kan forvente at den stigning vil fortsætte

det er en vurdering ud fra tilknytningen

erhvervelsesloven at tilladelsesordningen skal administreres liberalt særlig over for personer og selskaber der har

en tilknytning til danmark og så vurderer justitsministeriet

ud fra det

hvis vi har en situation som i

overtaget af udlændinge

og står fuldstændig bag den sommerhusregel som vi har haft i efterhånden rigtig rigtig mange år

forslagsstillernes bekymring for stigningen i antallet men vi synes til gengæld også at vi både med nogle af de bemærkninger som justitsministeren kom med men også

man måske bliver enig om at det her for det første skal undersøges lidt nærmere for det andet hvad der ligger til grund for den stigning er stigningen alene et udtryk for at finanskrisen er slut og at man i tyskland og norge

endog meget store indkomststigninger som

kan komme ind på det danske sommerhusmarked

det vil sige danskere med tysk statsborgerskab

som nu begynder at søge

interessant at få belyst

udtryk for i går aftes i en og tyve tredive nyhedsudsendelsen at det

er et spørgsmål om at de danske myndigheder

hvordan man rent faktisk søger

bekymringen vi står fuldstændig bag sommerhusreglen sommerhusreglen

også kunne træffe den rigtige beslutning om hvordan man i givet fald skal gribe ind over for det her frem for det forslag om

loft som forslagsstillerne lægger op til det er

ordføreren har ganske ret i at det har en betydning at man vejledes endog meget konkret i hvordan man skal udfylde den her ansøgning om tilladelse til erhvervelse af sekundærbolig som ligger

jeg vil bare sådan for god ordens skyld spørge ordføreren om om ordføreren vil se det som et problem hvis vi for eksempel om syv år har otte hundrede tilladelser som det ville være hvis vi skal følge den udvikling der

har været over de seneste syv år

om tolv tretten fjorten år måske har

set også har besluttet at vi gerne vil have det danske sommerhusmarked på en bestemt måde 1 at priserne ikke stikker af sådan at helt almindelige danske familier ikke har mulighed for enten selv at erhverve sig et sommerhus eller at kunne leje det til en rimelig

at det også afspejler de ønsker der er i mange af de her lokalområder jeg

der er områder i danmark hvor man har et stort ønske

værd at undersøge som regeringen også har lagt op til

de fleste sommerhusområder rundtomkring i danmark jo ikke interesseret i at udlændinge skal købe sig ind fordi det grundlæggende også vil betyde en faldende omsætning i i

lokalområdet så det korte svar er ja det ville vi være bekymrede

selv om der er et parti der er større så er det dog sådan vil

sommerhusreglen eller sommerhusprotokollen som den rettelig hedder her i salen men det plejer at være med et ønske om at fjerne den det diskuterer vi så ikke i dag

nul tyve dispensationer

kvote på nul ved jeg ikke om man rent teknisk kan kalde en en kvote

dansk folkeparti med at vi ikke

vil godt forklare lidt nærmere hvorfor

helt enige i at turismeerhvervet spiller en meget væsentlig rolle for udvikling og beskæftigelse i hele landet det gælder i storbyerne men det gælder så sandelig også i de landdistriktsområder som ikke helt oplever de samme vækstrater som man gør andre steder i landet og det er områder vi ønsker at understøtte som ministeren også redegjorde for

ønsker regeringen at undersøge muligheden for at lempe udlændinges adgang til køb af sommerhuse i visse områder i danmark hvor sommerhussalget

og det taler jo i den modsatte retning af dansk folkepartis

df så langt at vi selvfølgelig også ønsker at fastholde sommerhusprotokollen og derfor

er det vigtigt at hvis vi ændrer i den eksisterende lovgivning gør vi det inden for rammerne af sommerhusprotokollen og der har kyndige jurister i justitsministeriet altså vurderet at

forslag om et kvoteloft vil være en stramning af de nuværende regler og derfor

det være i strid med vilkårene for sommerhusprotokollen

forslagsstillerne men vi kan under alle omstændigheder og det

bakke op om et forslag der risikerer

vi ikke støtte forslaget og jeg skal i øvrigt hilse

med at ændre grundlaget fra da vi trådte ind

jo netop på baggrund af en nitten ni og halvtreds lov med en meget restriktiv tilgang til hvordan man skulle dispensere så indfører regeringen

skiftende regeringer formentlig en meget meget lempelig adgang til at dispensere

fordi det vil være at betragte som en stramning i eu regi og så vil det hele falde giver det i det mindste venstres ordfører anledning til at

at lempe eller dispensere fra sommerhusreglen

vilkårene for at opnå dispensation som det er blevet mig oplyst

få lov til at erhverve et sommerhus

hen bare flere der søger og er der flere der søger

er der jo alt andet lige også flere der

det er jo meget meget vanskeligt at komme til bunds i hvad det er for en måde man administrerer på i justitsministeriet jeg kan bare se at der er den udvikling og at den er krystalklar og det er derfor vi bliver nødt til at gøre

tilladelse i forhold til hvor mange der søger

hundrede der søger og der så er halvfjerds der får tilladelsen

det samme som hvis der er ti der søger og der er syv der får tilladelsen det handler om hvorvidt man opfylder kravene eller ej opfylder man kravene får tilladelsen og opfylder man dem ikke får man

der skulle være sket et skred på den måde som som df angiver men jeg er enig i at der er kommet et større antal samlet set og det kan der være mange grunde til

flere der søger om at få de

parti mener at det skal være sådan at på et frit marked hvor vi handler med hinanden hvor udbud og efterspørgsel regulerer tingene er det helt fint at der er en vare på hylden i danmark som vi nægter at sælge til en særlig gruppe mennesker

man kan lempe sommerhusreglen det kan man jo så sige er en delvis imødekommelse af det synspunkt som

intentionen skal jeg lige komme tilbage til danmark er et lille land vi har en lille befolkning

så er det et spørgsmål om tid før en stor del af

man kan mene at

faktisk ikke ville gøre noget som helst hvis det var folk fra andre lande der ejede sommerhusgrunde i danmark er også nogle der er helt vilde med at ejendomme i københavns indre by ejes af udlændinge og ikke bliver beboet altså

det er ikke enhedslistens opfattelse vi ønsker at sommerboliger i danmark først og fremmest skal stå til rådighed for de folk

der vil jeg godt understrege at det ikke har noget med statsborgerskab at gøre

eller andet nationalistisk korstog man kan være af hvilken som helst nationalitet men

sommerhusreglen som har eksisteret siden

første gang blev skrevet ind tre og halvfjerds eller

gennemskue men

med det støtter vi også at der skal være en dispensationsmulighed fra kravet

fem år i danmark vi synes der skal være en dispensationsmulighed for det

år får flere tilladelser så holder det op med at have

stigning fra fire og halvtreds tilladelser i

tusind og sytten vi vil godt i udvalgsbehandlingen kigge på hvad det handler om og vi vil godt kunne overbevises om at der har været lignende op og nedgange tidligere

det vil jo alt andet lige indebære en udvikling som vi er imod

det risikerer at undergrave argumentet for undtagelsesreglen i det hele taget men

det bliver jo sagt meget åbent fra nogle af de kommuner som gerne vil have lov til

det er jo et spørgsmål om stigende priser

sosu assistent margit hansen og metalarbejder hassan akmed som tilfældigvis har tre unger kan få råd til at købe sig en knaldhytte hvor de

holde deres ferie og deres weekender end at folk fra andre lande

frie marked hvor det bare er markedskræfterne der skal bestemme det har vi

en begrænsning af i hvert fald stigningen

i udvalgsarbejdet er vi åbne over for at diskutere det der loft som dansk folkeparti har foreslået

men vi er altså også åbne over for at diskutere muligheden for at man ikke sikrer et loft gennem et tal

man sikrer et loft eller et antal gennem retningslinjerne

er det fordi det er lidt underligt at have et loft

nummer en og tyve faktisk har mere anledning

og jeg tænker lidt at hvis folk gerne vil

gerne vil holde ferie i danmark være heroppe og og nyde naturen

fakta der underbygger det her med at prisernes

i i danmark og nyde deres ferier og fritid

steget voldsomt i pris og det er jo fordi der

en stor efterspørgsel efter et relativt

at betale for flere forskellige mennesker

der var nogle der begyndte at sige at det ville dræbe sommerhusområderne fordi der ikke ville komme nogen mennesker og holde

så hvad er det for nogle fakta vi bygger den her frygt

en undtagelse her men så må vi jo se frem til rasmus nordqvist

men vi kan komme videre og vi har også interesse i at komme videre som altid

kun interesseret i at blive overbevist om noget andet hvis noget andet er rigtigt men det principielle udgangspunkt for os er at arbejdsmanden og sosu assistenten fra glostrup har mere ret til at

et sommerhus i danmark end folk der kommer fra usa eller canada eller filippinerne eller tyskland eller hvor de nu kommer fra

andre lande har den samme indfaldsvinkel synes vi egentlig det er ganske rimeligt vi synes ikke at danskere nødvendigvis har et lovmæssigt krav

markedsmekanismerne om ikke omfavne dem

som man kan være enig i eller at anerkende problemstillingen og så er man bare uenig i værktøjet eller hvad det nu kan være

om det beslutningsforslag men

dansk folkeparti opfinder et problem som ikke findes

godt tre hundrede dispensationer til at udlændinge primært fra tyskland eller norge

vi har tjekket tallene i dag er der omkring trettentusind sommerhuse til salg det vil sige at det man problematiserer er at ud af et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

et loft hvordan skulle man så administrere

jo nødt til at skulle have en lovgivning der baserer sig på nogle objektive kriterier og det er det vi har i forhold til de her dispensationsregler

graduere de ansøgere der er

som søger eller hvad ved jeg altså skal man så graduere hvem af dem der ansøger

i deres tilknytning altså hvordan vil man administrere det det er den ene måde at gøre det på

kan jo være at man siger at at jamen så er der bare en forskel på retsstillingen så har ansøger nummer tyve

én retsstilling og ansøger nummer en og tyve har en anden retsstilling det er ikke en type retssamfund

kan undre nogen at liberal alliance er imod det her forslag vi synes at man helt skulle afskaffe den her underlige sommerhusregel som vi har

køber huse med glæde alle mulige steder i europa forslagsstillernes partistifter har selv

er der ikke noget problem i men hvis der er nogle der kommer fra andre lande og vil købe et hus i danmark så er det lige pludselig et meget stort problem det der så

at en der bor i norge køber et sommerhus i danmark

det er til trods for at man jo så samtidig ikke synes det er et problem at en der bor i danmark køber et sommerhus i grækenland nej jeg synes ikke at det er noget problem jeg synes det her er

udtryk for protektionisme på speed

i forhold til på sild hvis fru christina egelund havde gjort sig den umage at tjekke det

mere bekymret sagen er jo den

et kæmpestort købedygtigt publikum svarende til hele danmarks befolkning lige syd for grænsen

jyske vestkyst er besat igen

sommerhusejendomme på hele den jyske vestkyst

købt af tyskere og der vil ikke være en chance for en dansker for at få foden indenfor med det prisniveau ikke engang for liberal alliances medlemmer

at vi risikerer at lægge den danske turistbranche i afgrunden hvis det er sådan at man indfører liberal alliances politik

hvis udbuddet var langt mindre end efterspørgslen

i nærheden af at være

jeg har selv arbejdet i turismeerhvervet i rigtig rigtig mange år helt ude ved vestkysten og hvis der er noget som man vil klappe af i den branche så er det da

mere fremmed valuta flere investeringer i danmark altså hvis tyskerne vil vende tilbage i større tal ligesom vi kendte det tilbage i

hele danmarks turisme på vestkysten af store hoteller som vi kender det fra grækenland og andre steder af små enheder i form af sommerhuse hvis de sommerhuse kommer på fremmede hænder fremmede hænder som ikke ønsker at udleje dem så lægger du da dansk turisme ned i det mest attraktive område vi overhovedet har i danmark nemlig den jyske vestkyst altså det kan simpelt hen ikke være rigtigt at fru christina egelund

det betyder da noget om de sommerhuse bliver udlejet

ikke bliver udlejet og de bliver altså ikke udlejet hvis det er sådan at det er folk

millionindtægter måske tocifrede millionindtægter

vi meldte os ind i ef tilbage i nitten to og halvfjerds om at hvis man gav los her så ville det

leje deres sommerhuse ud det ved man faktisk ikke noget om

sommerhus og gerne lejer det ud for at tjene nogle penge

at besøge sin sin yndlingstante på i danmark var ved at købe et sommerhus

må sige at liberal alliance er medlem af en regering

hvis de kommer fra andre steder altså hvis de kommer fra

liberal alliances ordfører forsøgte at lægge ind i det liberal alliances ordfører nævner de trettentusind

trettentusind har sikkert været til salg længe og vil sikkert vedblive med at være det

dårligste sommerhuse som så

det er relativt dyre sommerhuse som bliver købt og sammenstilling mellem de trettentusind

som så står mål med at der er

så vidt jeg husker på stående fod har en gennemsnitssalgstid på to hundrede og fem og halvtreds

engang er efterspurgt af danskere

som er efterspurgt af danskere

tilfældigvis også dem der er efterspurgt af udlændinge og det får en konsekvens for prisen

egelund i at hvis vi ser på tyskland

de ikke er rigere end os at gennemsnittet er det samme men det betyder

et spørgsmål hvor ved spørgeren egentlig fra at

tyskere må man nærmest forstå kun vil købe de mest attraktive sommerhuse i danmark altså de samme som danskerne gerne

masser af stråmænd og skræmmekampagner

anderledes end en dansker når det kommer til at eje et hus for faktisk at opholde sig i det

men

kører debatten på en masse antagelser og en masse følelser om at det er farligt at der kommer en masse fra andre lande og køber alle vores huse

vil lægge vores sommerhusområder øde hen fordi der ikke

jeg ikke er bange for at der kommer nogle udenlandsdanskere nogle svenskere tyskere franskmænd

en del af det sommerland vi har i sommerhusområderne

fritid her i landet det synes jeg kun kan gøre det spændende det kan endda være

med til at skabe liv i nogle af de områder hvor det er svært at sælge de her trettentusind sommerhuse der er til salg så så det er jo lidt en en følelsesmæssig diskussion hvor vi pisker følelser op og har angst for noget der står også i bemærkningerne

det er forslagsstillernes holdning at det er vigtigt at begrænse antallet af sommerhuse ejet af udenlandske statsborgere og udenlandske selskaber der ikke bor i danmark

det er så ikke en holdning som

med deres familie og så videre derfor støtter vi nok ikke overraskende ikke dette

i københavns kommune i forbindelse med

kan vide det og udlændinge kan da også vælge at bo

i dag ved alle at vi har et kæmpe problem

det umuligt at gøre noget ved det derfor

at vi siger at den rekreative ting der hedder at have et sommerhus i danmark forbeholdes folk der bor i danmark

og for min skyld kan vi udstrække det til endnu flere af den type men så har vi nogle kriterier hvis

hvad herre rasmus nordqvist mener om for eksempel maltas model som også handler om en beskyttelse af deres husmarked i forhold til udenlandske

at sikre vores byer imod at der netop kommer de her investeringsejendomme hvor der ikke bor mennesker men hvor de bare bliver brugt til at

jo endda noget man også ser på andre steder i europa altså hvordan man kan lade sig inspirere af de danske regler fordi man har store problemer med det

folk der gerne vil have et sted at komme tilbage

fra tyskland eller sverige eller frankrig der har lyst til at have et sommerhus danmark og komme tilbage igen og igen

sidste gang efterspurgte fakta på det her område

nogle farlige mennesker der køber vores huse og ikke

det skete jo og problemet er at når det er sket er det for sent men det

rasmus nordqvist om er er det herre rasmus nordqvists opfattelse at ganske almindelige lønmodtagere i danmark har råd

og kan låne penge i til udbetaling og så videre og det er jo hele problematikken om

hele vores vores boligmarked men igen kan jeg bare ikke forstå det vi diskutere her er om der godt må være udlændinge der køber et sommerhus og kommer og holder deres ferier i danmark eller

vi diskuterer vi diskuterer om der skal være en kvote på mellem nul og

og jeg må bare sige jeg deler ikke den holdning jeg deler ikke den

carlos villaro lassen er en angst person

tilkendegivet at han finder at det er

problem at der er så mange

sommerhuse der lander på udenlandske hænder

og at de der er overtaget af udlændinge

bliver lejet ud vi står med det problem at feriehusudlejerne

så godt som hver gang et sommerhus bliver solgt til en udlænding ryger det ud af den kø

af udlændingen når vedkommende er her men det bliver ikke brugt til udlejning og da hele den danske turistindustri jo i

hvert fald i kystområderne er bygget op

det er nogle sjove problematikker det er hvert sit lille perspektiv man sidder med

det er fordi de låner dem ud til deres venner i stedet for er det fordi de ikke kender til de ordninger der er nogle steder på vestkysten som vi jo specielt taler om hvor man faktisk kan få nogen til at stå for udlejningen for en kender man de ordninger når

så jeg synes der er så mange flere lag i det her end en række antagelser som indtil videre er det eneste jeg har hørt på det her område igen må jeg bare sige at

meget meget protektionistisk forslag som jeg på ingen måde deler jeg synes ikke det er farligt at der er nogle der har lyst til at holde deres ferier fast i danmark om de så kommer fra tyskland norge sverige

at leje et sommerhus så man må da gå ud fra at de ved

jeg forstår simpelt hen ikke at ikke

alternativet kan have den tilgang til tingene jeg troede alternativet var et parti der gik op i deleøkonomi

og lejede den ud til folk og at man delte sit sommerhus og lejede

men jeg kan så forstå at det alternativet har af opfattelse på det

vil leje ud og så spørger jeg bare om

de her i alle deres ferier altså der er så mange antagelser som jo dybest set bunder

angsten for at der er udenlandske statsborgere der

i sf er vi tilhængere af sommerhusreglen den var i nitten to og halvfjerds en del af betingelserne for det danske

at beskytte det danske sommerhusmarked imod store prisstigninger som kunne blive konsekvensen hvis der blev fri mulighed for udlændinge

at købe danske sommerhuse dertil kommer at det samfundsøkonomisk er mere fornuftigt at udlændinge lejer de danske sommerhuse frem for selv at eje dem det giver en bedre udnyttelse til glæde for turistområderne reglen har flere gange været udfordret som det for eksempel skete sidst i

firserne da man liberaliserede kapitalbevægelserne i eu som det fremgår af bemærkningerne til beslutningsforslaget er eu domstolen særdeles opmærksom på den danske sommerhusregel

derfor korrekt at for mange dispensationer

at undergrave sommerhusreglen

er så mange dispensationer som er oplyst af justitsministeriet vi tænker at det er en god anledning til

få strammet op om et egentligt kvoteloft er en mulighed synes vi skal afsøges og om det skal være tyve eller et højere

vi bestemt også diskutere

se på at stramme op på selve retningslinjerne for at få dispensation det kunne også være en mulighed det vi i sf er interesserede i

finder løsninger som kan være med til at bremse op

folketingets behandling af tilslutningen til

et par fantastisk gode indlæg af jens maigaard herre karsten hønges

partikollega som netop også fokuserede på det her spørgsmål om

kvittere for at socialistisk folkeparti stadig væk har den opfattelse at det her er væsentligt at holde fast i og jeg håber på at vi kan

på der indebærer at antallet af dispensationer ikke løber fuldstændig fra

og derfor også lægger op til en form for løsning på det for

udviklingen fortsætte jeg synes at det er godt

partier for behandlingen af forslaget jeg er meget glad for

flertal af folketingets partier som er bekymret ved udsigten til at antallet af dispensationer løber

socialdemokratiet enhedslisten og socialistisk folkeparti for at man er villig til at kigge positivt på en måde

en stor udfordring og et problem der skal

som det også fremgår af forslaget stærkt bekymret over den udvikling der har gjort at der år efter år gives flere dispensationer fra reglerne om at man skal

i danmark i fem år for at kunne erhverve et sommerhus

har udviklingen særlig taget fart siden to tusind og ti hvor der år for år er givet betydelig flere tilsagn og spændet mellem antallet af tilsagn og afslag bliver mindre sommerhusreglen er jo som bekendt et forbehold som danmark er født med i eu

del af forudsætningen for danmarks indtræden i eu og fyldte ganske meget i debatten da folketinget tog stilling til medlemskabet forud for afstemningen

to og halvfjerds bekymringen var dengang og er stadig at en ophævelse af sommerhusreglen vil medføre massive prisstigninger på det danske sommerhusmarked

et særdeles købedygtigt publikum hvis indtræden på det danske sommerhusmarked vil kunne presse priserne i vejret skulle man

man se på forskellen i sommerhuspriser mellem for eksempel rømø og sild en ophævelse af sommerhusreglen vil således i praksis udelukke mange danskere fra overhovedet at kunne erhverve et sommerhus i danmark

dertil skal så naturligvis lægges den affolkning af sommerhusområder som følger af at velpolstrede personer uden behov for eller ønske om at udleje deres sommerhus overtager

hvorfor er det så relevant i forhold til spørgsmålet om

fra bopælspligten det er det fordi den danske dispensationspraksis er et spørgsmål som eu domstolen har ret

eftersom sommerhusprotokollen er en del

traktatgrundlag ved forskellige lejligheder har både justitsministeriet og kammeradvokaten udtalt sig om de mulige problemer ved for eksempel at give øget adgang til anvendelse af sommerhuse som helårsbeboelse eller indlede forsøgsordninger med salg til udlændinge i afgrænsede områder og peget på at der er en risiko for at danmark fortaber retten til at fastholde sommerhusprotokollen når eu domstolen har udtalt sig om andre undtagelsesordninger til medlemslandenes traktatmæssige forpligtelser for eksempel i relation til østrig så har domstolen lagt vægt på at disse kan bevares såfremt de har udgjort en uafbrudt bestanddel af medlemsstatens retsorden siden vedtagelsen af den relevante traktatbestemmelse men med en dispensationspraksis hvor justitsministeriet giver mere end dobbelt så mange tilsagn som afslag og hvor de fire kriterier for at afvige fra bopælspligten nemlig tidligere ophold i danmark familiemæssig tilknytning sproglig eller kulturel interesse for danmark eller tilknytning til en bestemt ejendom må betragtes som usaglige

så er der en risiko for at eu domstolen vil kunne nå til den konklusion at erhvervelsesloven i praksis ikke har været gældende

hvorfor er justitsministeriets dispensationskriterier så usaglige hvis man kigger på bemærkningerne til

om ejendomserhvervelse fremgår det faktisk ingen steder at der skal være dispensationskriterier som ferierejser sproglig eller kulturel interesse for danmark eller noget som helst andet det

beskæftiger sig med er alene spørgsmålet om bopæl og længden af ens residens i danmark derfor kan man også i højesterets afgørelse fra nitten otte og halvfems at der lægges vægt på bopælspligten og alene bopælspligten i afgørelsen i den konkrete sag

justitsministeriets dispensationskriterier så i tråd med

som jo er baggrunden for at vi overhovedet fik sommerhusprotokollen ser man sig omkring i europa

man notere sig at seks procent af fritidshusene i sverige er ejet af udlændinge mens man i danmark ikke ved hvor mange fritidshuse der er ejet af udlændinge

en statistik når vi har en protokol herom

artikel i jydskevestkysten baseret på en så vidt jeg forstår manuel optælling seks procent af fritidshusene der er ejet af udlændinge altså kun en ganske lille smule mindre end tilfældet er i sverige

fire procent af omsætningen af sommerhuse var

sverige hvor man altså ikke har en sommerhusprotokol og danmark

at der er tale om en for lempelig dispensationspraksis det er

potentielt fordyrende og ødelæggende for det sociale miljø i sommerhusområderne at mange sommerhuse kommer på udenlandske hænder den mest effektive måde at reducere antallet af sommerhuse der kommer på udenlandske

tilladelser må dog frem for alt stoppes ellers risikerer vi at hele sommerhusreglen underkendes ved eu domstolen og det vil være et kæmpestort problem for vores land men endnu en gang skal jeg sige tak for den positive modtagelse

den fjortende november to tusind og atten klokken tretten